beslutningsforslag nummer b en hundrede og seks og tyve meta fuglsang

f fire og tredive bente dahl bjarne laustsen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

forespørgsel betragter jeg tingets samtykke som givet

forslag til vedtagelse der foreligger to forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse

nummer v en og fyrre af peter juel jensen

marlene harpsøe charlotte dyremose villum christensen og per ørum jørgensen og der kan stemmes

afstemningen slutter

er vedtaget herefter er forslag til vedtagelse nummer v fyrre af nanna westerby christine antorini marianne jelved og johanne schmidt nielsen bortfaldet hermed er forespørgslen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

afstemningen slutter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

ændringsforslag ønsker nogen at udtale sig da det ikke er tilfældet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

udvidet anvendelse af anonyme vidner det er en fejl i betænkningen kan jeg sige og begge partier vil stemme

afstemningen slutter

det er da i hvert fald et eklatant løftebrud fra

fru helle thorning schmidts side

den sidste valgkamp i to tusind og syv hvor

den socialdemokratiske sundhedsordfører herre jens peter vernersen faktisk

tre uger i en ambulance med fuld udrykning og det hele i det vestjyske netop for

at der maksimalt må være tredive minutters transporttid til et sygehus i to tusind og otte gik fru helle thorning schmidt så ud blandt

at herre jens peter vernersen gav udtryk for socialdemokratisk politik på det område

tredive minutters kørsel til et sygehus fordi afstand betyder noget vi har ikke under førstebehandlingen hørt hvad det er der gør at socialdemokraterne har skiftet holdning hvad er det der gør at socialdemokraterne i dag siger at afstand ikke betyder noget det synes jeg er meget meget

her debat hvad er det egentlig der gør at det der var et stort slagnummer op til sidste valg

noget der betyder noget for socialdemokraterne det synes jeg vi

være det som man skal køre valgkamp på

ikke alene om i den her sal det interessante

for at sikre en sygehusstruktur hvor der ikke nedlægges akutmodtagelser

at herre jens peter vernersen som var sundhedsordfører ved sidste folketingsvalg kørte rundt i en ambulance

at profilere det her forslag det er akkurat det samme forslag

bare sige at forudsætningen for støtte

som socialdemokraternes ordfører hentyder til

det er forkert at blande de to ting sammen

bare ærgrer mig i dag er er det løftebrud

var partiets politik ikke længere er partiets politik og

faktisk klæde socialdemokraterne at stå ved det

ønsker nogen at udtale sig da det ikke er tilfældet

danmark under militære operationer har været med til

tage fanger i et tilfælde udleveret dem til amerikanerne selv om vi vidste at

men så har man proforma fået en soldat fra et andet land til at stå for selve arrestationen rent proforma

sådan at det betyder at det er det land der har ansvaret for fangerne og

noget ansvar i en af de sager vi også har haft har jeg i mere

år haft et spørgsmål liggende hos forsvarsministeren om hvad der er sket med fanger som danmark har udleveret til englænderne for det er

at når man udleverer fanger skal man kunne redegøre for deres videre skæbne

i virkeligheden en meget skandaløs behandling af folketinget at man ikke kan få svar på sine spørgsmål selv over meget lang tid

med behandling af fanger som vi direkte eller indirekte er med til at

og det er så blevet ændret i dag det enkelte forslag sammen med s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

genèvekonventionerne og menneskerettighederne det forslag vil højrefløjen i folketinget om lidt

er jo menneskeskæbner det drejer sig om det er

helt er forsvundet at man der kan se at højrefløjen bare stemmer det ned og siger vi gør i forvejen alt hvad vi kan for at beskytte de fanger

jeg synes det er beskæmmende jeg ser frem til at der kommer et nyt flertal i folketinget

principper i folkeretten

indgå i udformningen af militærmanualen

er et problem hvor danmark måske ikke har det formelle ansvar men har et medansvar for hvordan fangerne bliver taget som andre måske formelt set har ansvaret for det er jo et fremskridt det er derfor

man ikke kunne være med til at lave en fælles beretning i forsvarsudvalget men absolut skulle skrive sin egen hvor der altså står og jeg citerer venstre dansk folkeparti og det konservative

at danmark gør hvad der er muligt for at sikre at personer der tilbageholdes under operationer hvor danske styrker medvirker bliver behandlet i overensstemmelse med internationale

er noget vi skal kigge på i forbindelse med en manual og så får man vedtaget her om kort tid at danmark gør hvad der kan gøres i den her anledning det hænger ikke sammen ministeren og jeg synes at det er noget noget skidt når

har soldatens kort som er en mulighed

i beslutningsforslaget jeg medgiver ministeren at forslaget er væsentligt ændret i forhold til

haft den fornødne fleksibilitet i formuleringen af forslaget som gør at der åbnes op for at man kan lave noget der er lidt mere vidtrækkende end det vi har nu vi er

enige om at vi skal lave den her militærmanual

så derfor er det jo lidt underligt at man ikke kan stemme for det

indholdet af forslaget som det foreligger nu er sådan set bare at der skal laves nogle danske regler

der skal laves i militærmanualen der er sådan set

at det ville være fornuftigt og det ville være et godt signal hvis et flertal i folketinget sagde

behov for at få samlet de her regler også til gavn for danske soldater og det jo en kritik af nogen som helst det er

udtryk for at vi alle sammen tilkendegiver at vi gerne

og så er der nogle usikkerhedsmomenter underforstået at de usikkerhedsmomenter

ministeren at det er de altså og at dem kommer vi ikke uden om det er blandt andet derfor vi har vedtaget at lave militærmanualen men jeg

mere går ud på som ministeren kom til at sige under førstebehandlingen at det her er et forslag fra enhedslisten og stort set uanset hvad enhedslisten vil lave om så

at nu har man principielt sagt nej og så kan man ikke komme videre

her forhandlingsforløb at der ikke rigtig har været

om militærmanualen

den mistro som herre helge adam møller har

heller ikke det der står nu efter ændringsforslaget

der ikke er der skulle beskæftige sig med det vigtige i det her nemlig at vi har et medansvar når der er taget fanger i operationer hvor vi har

sandheden er jo i virkeligheden at når herre helge adam møller læser op direkte

klart og tydeligt og det er også fremgået af debatterne at det her ikke er lavet med henblik på at danske soldater og danske styrker skal lave lister over alle soldater der for eksempel bliver taget til fange

missionen og indsatsen i afghanistan det er møntet på de

tilfælde hvor danske soldater er direkte involveret

korrigere en af mine højt skattede og højt ærede kollegaer som jeg sætter meget højt men men det er jo

adam møller at når vi behandler et beslutningsforslag som det

ret langt i den her sammenhæng både det der er fra de borgerlige og det der er

men man skylder i hvert fald for debattens skyld

radikale venstre støtter forslaget i den ændrede form vi finder at erfaringerne fra afghanistan fortæller hvor vigtigt det er at der tilvejebringes størst mulig klarhed over hvilke regler der gælder når og hvis danske soldater fanger eller overværer tilfangetagelse når de løser internationale opgaver radikale venstre støtter b syv i den ændrede form og vi stemmer for ændringsforslaget og for

endelige vedtagelse og der kan stemmes

alle sammen er kommet

slutter afstemningen for stemte syv og fyrre

ønsker nogen at udtale sig

udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse herimod betragter jeg det som vedtaget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

af et mindretal tiltrådt af et flertal

jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse herimod betragter jeg det som vedtaget

erling bonnesen som ordfører for venstre

klare regler der skal sikre beboernes selvbestemmelsesret i forhold til hvem de vil have besøg af og det sker blandt andet på baggrund af arbejdsgruppens rapport fra oktober sidste år af den fremgår det

der er behov for klare regler om hvornår og i hvilke situationer besøgsrestriktioner helt undtagelsesvis kan indføres i sådan en situation må der ske en afvejning af på den ene side hensynet til den enkeltes selvbestemmelsesret og på den anden side hensynet til beboernes pleje tryghed og trivsel samt plejepersonalet formålet med lovforslaget er at gøre det klart for såvel personale

beboere og besøgende hvilke typer og grader af adfærd der betragtes som så uacceptable at de kan føre til besøgsreguleringer

med klare retningslinjer og faste procedurer for hvordan kommunen tilrettelægger tilsynet og opfølgningen på hjælpen til borgerne det skal sikre at alle kommuner lever op til deres forpligtelser

vi lægger stor vægt på at ældre modtager den personlige og praktiske hjælp i hjemmet som de er visiteret til og at hjælpen svarer til den enkeltes behov og det kommunale tilsyn med og opfølgning på at dette sker er derfor en vigtig kommunal opgave ledelsesopgaven og tilsynet har ikke været prioriteret højt nok alle steder

er derfor et behov for at styrke det kommunale fokus på tilsynsopgaven

ledelsesmæssige opfølgning i hjemmeplejen samlet set

med til at tydeliggøre opgaver og rettigheder i ældreplejen

er omdrejningspunktet at respekt er en kerneværdi ligesom tillid og faglighed i ældreplejen er helt afgørende vores medarbejdere skal så at sige både have hjerte og hjerne med når de går på arbejde

har man ret til et liv med muligheder i stedet for begrænsninger man har ret til selv at bestemme

andet i vores ældrepolitik lige præcis selvbestemmelse

må aldrig blive umyndiggørende jeg ser med gru på konkrete eksempler hvor ældre mennesker tvinges til at bruge ble hvor ældre mennesker kommer i seng

eller allerede om eftermiddagen af hensyn til en vagtplan jeg ser med gru på eksempler hvor ældre mennesker låses inde om natten på grund af besparelser det

andre eksempler på god ældrepleje plejecentre hvor man som borger selvfølgelig selv bestemmer hvornår man kommer

hvorvidt man vil ud i den friske luft hver dag

besøgsrestriktioner hør bare ordet

grundlæggende problem for den selvbestemmelse der skal være kendetegnende for ældreplejen i danmark

har man sin private bolig i fællesskab med andre

hensyn til andre borgere der skal tages og hensyn til de mennesker

ingen har ret til at råbe højt så andre ikke kan sove

men pårørende har altså ret til at være kritiske og til at sætte spørgsmålstegn ved den

med de mange besparelser

både som medarbejder som borger og som pårørende vi støtter det her lovforslag

side vil være med til at få slået fast at besøgsrestriktioner ikke er normen at besøgsrestriktioner kun må tages i brug i helt helt særlige og få tilfælde

må man samarbejde og finde lokale løsninger på lokale udfordringer og uenigheder

vi har selvfølgelig noteret os høringssvarene til det her lovforslag vi har også lagt mærke til at stort set alle de hørte parter synes at lovforslaget er rigtigt og nødvendigt

er uenig i forslaget jeg forstår

at man i mange kommuner

det er unødvendigt med lovforslag der regulerer noget man sagtens kan regulere lokalt alligevel synes vi at det er klogt at få lovfæstet at selvbestemmelse over egen bolig selvfølgelig er normen i danmark i alle tilfælde må både den sunde fornuft og andre mindre indgribende foranstaltninger jo altid gå forud for en besøgsrestriktion og det må være muligt at placere beslutningskompetencen så en afgørelse både træffes under stor hensyntagen til den enkelte borger og det lokale demokrati selvbestemmelse for det enkelte menneske er det vigtigste og derfor stemmer vi ja til

til besparelser i ældresektoren

også rammer på ældreområdet vi hører jo desværre om konkrete eksempler hvor

plejekrævende ældre ikke får den hjælp

kan ramme medicinske patienter hvoraf der ofte er mange ældre

der er nogen som helst tvivl om at når vi oplever at ældreområdet også rammes af besparelser

vil der selvfølgelig være pårørende der tager afstand fra

på et tidspunkt hvor der er store besparelser vil der også potentielt være større konflikter og det er jo noget af

end ældreområdet hvordan kan det være at

at den økonomi der omgiver landets kommuner bestemmes fra centralt hold det er det politiske flertals ansvar om der er midler nok til at tilvejebringe det velfærdssamfund som jeg egentlig tror at de fleste af os danskere gerne vil

vi alle sammen forpligtet til at overveje om vi bruger vores skattekroner godt nok jeg vil bare til enhver tid forsvare at når man bliver ældre i danmark når man har betalt skat i mange år gjort sin pligt og

sikker på at der er et ordentligt socialt sikkerhedsnet at der er en ældrepleje der fungerer og at man selvfølgelig ikke bliver pålagt besøgsrestriktioner fordi man har pårørende der måske tillader sig at stille sig kritiske over for

at ældre uanset hvor de måtte bo

kommunale selvstyre jeg er også tilhænger af at vi

meget bredt flertal i folketinget stemmer for lovforslaget her altså fordi vi hele tiden skal afveje det kommunale selvstyre og muligheden for at træffe decentrale beslutninger med et overordnet ønske om eksempelvis at sikre selvbestemmelse så jeg ser ikke nogen modsætning mellem at vi har et velfungerende kommunalt selvstyre og at vi

ikke nogen som helst tvivl om

det decentrale led altså vores kommuner jo meget meget meget tæt sammen med den overordnede økonomiske politik der føres og når vi har en regering der

har det selvfølgelig konsekvenser for hvilke beslutninger der bliver truffet ude i kommunerne og hvilket råderum der er

de kraftige besparelser og forringelser

i år hvor vi har sagt at der er nulvækst nulvækst betyder at kommunerne har fuldstændig det samme at bruge i år som de havde sidste år

igen må jeg sige at det altså er kommunalbestyrelserne

planlægge og tilrettelægge servicetilbuddene ude i kommunerne så jeg synes ikke det er fair når man siger de massive besparelser der er lagt ned over kommunerne

selv kan bestemme hvem man vil have besøg af på hvilke tidspunkter jeg nævnte besparelser ét sted i min tale men jeg forstår sådan set godt at det nuværende politiske flertal har

er at få slået fast at den enkelte borger funktionstab eller ej alder underordnet har ret til selv at bestemme hvem de vil have besøg af og hvornår

så havde jeg derudover den pointe at det er klart når der bliver foretaget besparelser selvfølgelig også vil være pårørende der tillader sig at rejse en kritisk røst det mener jeg vi skal have forståelse for og jeg synes det er vigtigt at vi i folketinget sikrer at pårørende har ret til at være kritiske indgå i dialog med medarbejderne sådan at alle

har et stort behov for at få præciseret nogle ting

er det det står vi ved men

kritiserer at der bliver prioriteret forkert i kommunerne

tildelt fra staten til bedre ældrepleje på

er vigtigt at det også fylder i debatten

tilsynet ude i kommunerne har svigtet

til at kontrollere den service som for eksempel hjemmehjælpen skal yde over for udsatte borgere og ældre der har behov for støtte og hjælp i dagligdagen

og det er eksempler som politikerne bør reagere på

diskutere hvordan nye regler skal se ud og hvor omfattende de skal være men at der har været behov for at kigge nærmere på området har jeg svært ved at se at man kan være uenig i det er vigtigt at afbureaukratisere fordi det kan frigive ressourcer til mere og bedre omsorg lokalt

som sikrer at de ældres rettigheder bliver tilgodeset men det er selvfølgelig en balancegang i har vi ønsket en bedre regulering på det her område og det lovforslag vi behandler i dag er ubetinget et skridt i den rigtige retning

den forbindelse vil jeg også gerne kvittere for at socialministeren også

talt imod besøgsrestriktioner

og formålet er at sikre at kommunerne lever

regulering af kommunernes adgang til at træffe afgørelser om besøgsrestriktioner i plejeboliger og andre boligformer

og fælles boligarealer formålet er at slå fast at personer der bor i

som hovedregel selv bestemmer hvem de vil have besøg

et vigtigt princip som vi får slået fast her i dag både i pressen og via henvendelser til

fremført at pårørende oplever at blive pålagt eller truet med besøgsrestriktioner der afskærer dem fra at besøge familie og venner

at baggrunden i nogle tilfælde alene skulle være at de pårørende har udtryk for kritik af kommunens serviceniveau eller den konkrete udførelse af plejen af deres familiemedlem lad mig slå fast at pårørendes kritik af eller interesse i hvordan deres familiemedlemmer bliver behandlet af det offentlige aldrig i sig selv må give anledning til noget så voldsomt og indgribende som det er at indføre en besøgsrestriktion udgangspunktet for lovforslaget er borgernes ret til selv at bestemme over egen bolig og grundsætningen om den personlige friheds ukrænkelighed som det fremgår af grundloven derudover folketingets ombudsmand i en konkret sag om besøgsrestriktioner givet udtryk for kritik af sagsbehandlingen lovforslaget lægger op til at det er kommunalbestyrelsen eller det stående udvalg der skal træffe afgørelsen på et møde med forslaget fastlægges det politiske ansvar da det fremover er kommunalbestyrelsen der får ansvaret

nogle lokalpolitikere skal med ind over og træffe en beslutning om besøgsrestriktioner i de meget få sager hvor det finder sted til det er der at sige at en så vidtgående beslutning som det er at afskære nogen fra at se sin familie naturligvis skal behandles af de politisk ansvarlige i

folkevalgte politikere også med til at træffe beslutninger om at børn med udsatte forældre skal fjernes fra hjemmet og dermed afskæres fra deres familie uanset om der er mange

så er i sager som disse at politikerne skal tage ansvar det klare udgangspunkt er at den ældres

handicappedes bolig er borgerens egen private bolig og derfor skal hverken det offentlige eller andre bestemme hvem man får besøg af

beboere og skal der begrænsninger til så skal de lokale politikere tage ansvar for den beslutning derudover skal være mulighed for at klage over afgørelsen alt dette har gjort at der har været behov for en ændring af lovgivningen og

omhandler forslaget to forskellige tiltag

en indførelse af en procedure for besøgsrestriktioner og en præcision af beboernes selvbestemmelsesret og for det andet kommunale tilsynspolitikker

at en besøgsrestriktion er en meget stor indgriben som kun skal bruges

sjældne tilfælde kan være nødvendigt at lave restriktioner for eksempel når personalet bliver chikaneret eller udsat for voldsom adfærd

kunne få hverdagen til at fungere når en situation kommer derud hvor den næsten ikke kan løses

at ministeren fastslår at andre løsninger skal søges først det gør kommunerne ofte og jeg synes også at der i høringssvarene er en række rigtig gode forslag til hvordan man kan

personale beboere og andre yderligere på

foa fra ældre sagen og fra danske handicaporganisationer som jeg synes det er vigtigt man kigger videre på

og at der ikke kan laves restriktioner over hvem der færdes

meget glade for at få lovfæstet

til at byrådene i ekstreme tilfælde kan indføre restriktioner for adgang til fællesområder og kan lave restriktioner så konkrete besøgende ikke må være til stede

ender med en løsning som afbalancerer

retten til selvbestemmelse og så

og som udgangspunkt ser det ud

meget klart og politikken følges så skaber man

at vi meget gerne vil foreslå at vi får en evalueringsordning

dels for at se om tilsynspolitikkerne er gavnlige i begge tilfælde er det også for at sikre at vi ikke får lavet noget unødigt bureaukrati for det er der så rigeligt af på det her område så vi har nogle

men er ellers i udgangspunktet positive over for det

som mange andre før mig har været inde på

i løbet af det sidste års tid set et

i københavns kommune der ikke rigtig tog ud til borgerne og så har vi hørt historierne om besøgsrestriktioner jeg finder det rigtig vigtigt at vi ikke

skal lovgive på baggrund af enkeltsager men i begge de her tilfælde

finder både jeg og mit parti at det alligevel er rigtigt og vigtigt at vi lovgiver i forhold til både

som andre før mig også har sagt er en plejebolig jo for de fleste mennesker den sidste bolig her på jorden derfor skal den enkelte

beboer fortsat have mulighed for at modtage de besøg hanhun ønsker have mulighed for selv at bestemme hvem

hjem hvem skal være der og

gjort til et rart sted at være ombudsmanden har jo været inde i en konkret sag og givet udtryk for at der måske var behov for en lovregulering

skal ses som første udvej

været afprøvet det er rigtig rigtig vigtigt at vi husker på at den ældre borger i hvilken bolig

selvbestemmelse og man skal have mulighed for at påvirke

foreslå at de gerne ville have at der kom en evaluering på et eller andet tidspunkt så vi kunne se hvordan det går med det her

har betydet noget og der vil jeg gerne sige

vi har i medierne set eksempler på at pårørende har oplevet at blive truet med besøgsrestriktioner mens andre er blevet forment adgang til slægtninge det er naturligvis bekymrende når uoverenstemmelser mellem besøgende og personale bliver så store at de fører til så drastiske skridt fra personaleside derfor mener radikale venstre at besøgsrestriktioner kun bør blive aktuelle når alle andre muligheder er udtømte vi ser hellere at konflikter løses ved hjælp af for eksempel konfliktmægling

model som med stor succes er blevet anvendt i københavns kommune men heldigvis tyder statistikkerne ikke på at problemet er så stort endda ude i kommunerne er man i stand til at håndtere forskellige uoverensstemmelser således har socialministeriets egen arbejdsgruppe blot kunne påvise tolv enkeltsager det jo selvfølgelig tolv ulykkelige sager ingen tvivl om det men det skal selvfølgelig holdes op imod at der er otteogfyrretusind plejehjemspladser rundtomkring i landet

med ombudsmanden i at der er brug for at præcisere kommunernes lovhjemmel til at beslutte besøgsrestriktioner men vi mener ikke at der er grund til at vedtage en udtømmende regulering af i hvilke tilfælde kommunerne kan fastsætte besøgsrestriktioner det vil for eksempel betyde at kommunalbestyrelsen skal behandle hver enkelt sag på et møde

samtidig en forklaring på hvorfor det går så galt som det gør med

omsiggribende bureaukrati bureaukrati er for længst blevet vor tids kerneydelse som i tid og ressourcer overgår det faglige arbejde vi uddanner vores offentligt ansatte til hver eneste gang der dukker en flig af et problem op

laves procedureregler så skal der ansættes kontrollanter og så spiller det

ikke nogen rolle at der i forvejen er et demokratisk valgt organ som skal skønne over de samme ting vi laver nu bureaukrati for at styre bureaukratiet ude i kommunerne vi præciserer nu at kommunerne har pligt til at sikre at personalet er instrueret om at finde praktiske løsninger og jeg siger praktiske praktiske løsninger således at den besøgende hvis adgang til fællesboligarealerne er begrænset altså at besøgende

kan sikres adgang i den del af boligen som beboerne alene har råderet over

ret sikker på at plejehjemspersonalet og ledelserne derude

finde praktiske løsninger når personalet så er inde

bolig for at yde

gives der dispensation fra denne hovedregel om besøgsrestriktioner så skal der findes tålelige ordninger som der står i

kan vente udenfor jeg mener vi her forsøger at regulere os ud af meget komplicerede situationer hvor vi gør det ganske vanskeligt alene at kunne følge helt almindelig sund fornuft i liberal alliance har vi ikke lyst til at udvide bureaukratiet til skade for den sunde

almindelige dømmekraft

man i en situation hvor det er den berømte dråbe

kan man tænke men så kan det jo være

del af lovforslaget skal vi nærmest føre tilsyn med tilsynspolitikken hvor systematiske tilsynsprocedurer og systematiske opfølgningsprocesser med krav om offentliggørelse og så videre skal sikre at man får den rette hjælp det kan vi heller

bemærkninger som jeg gerne lige vil kommentere

der har været nogle meget ulykkelige sager i forhold til

besøgsrestriktioner og en af de sager der har været har betydet at

folketingets ombudsmand er gået ind i sagen

på dette område

synes jeg det er meget meget vigtigt at man lytter til hvad det er folketingets ombudsmand mener der er

med udgangspunkt i anstaltsforholdet som

netop skabe klarhed omkring reglerne

med at den enkelte beboers selvbestemmelsesret slås fast

er meget indgribende og derfor er det vigtigt at beboerne og deres pårørende fremover får en klageadgang det styrker retssikkerheden og det mener jeg er sund fornuft i med at man skal prøve alt muligt andet først jeg er meget enig i de bemærkninger der er faldet der

at servicestyrelsen vil gå i gang med at foretage en kortlægning af konflikthåndteringsmetoder

der faktisk er udviklet rundtomkring i kommunerne så

omkring beslutningskompetencen der

en besøgsrestriktion er meget indgribende over for de mennesker der er omfattet af afgørelsen og det er derfor vigtigt at der bliver taget politisk stilling i de sager og at disse beslutninger ikke delegeres til

ansvar hvilket sker med et egentligt delegationsforbud det er kommunalbestyrelsens ansvar at sagerne håndteres korrekt

ensartet ensartet praksis i kommunen inden for lovens rammer

hvordan kommuner

og følger op på den leverede hjælp i hjemmeplejen socialministeriet og kommunernes landsforening foretog en kortlægning

til kortlægningen at netop en systematisk opfølgning og tilsyn er gode metoder til at sikre borgeren den nødvendige hjælp

og kristendemokraterne er derfor enige om at forpligte kommunalbestyrelserne til at tage konkret stilling til de metoder man som kommune vælger for at kunne leve op til sin tilsynsforpligtelse

om metoderne virker efter hensigten på den måde bevarer vi den lokale frihed til at administrere efter de nugældende regler i serviceloven

at der skal føres tilsyn og følges op på hjælpen over for borgeren det ændres der ikke ved men vi understøtter med lovforslaget en kvalitetsmæssig udvikling af kommunernes praksis inden for de nugældende rammer i serviceloven jeg vil her til sidst takke folketinget for en

socialministeren

den fireogtyvende januar i år blev danmark eksamineret i fns børnekommission af fns børnekomité

fik danmark stor ros for barnets reform men der

også enkelte steder hvor de mente at danmark kunne hæve barren og

det er jo komiteens opgave at pege på hvor man kan

blev anbefalet fordi komiteen fandt at danmark ikke i dag respekterer børns og unges rettigheder

børns rettigheder lovgivningen giver børn gode muligheder for at blive inddraget og

og de har gode muligheder for at få hjælp og støtte hvis de har behov for det lovgivningen giver også børnene mulighed for at klage over afgørelser på det sociale område på de punkter er vi blandt de førende i verden også når vi sammenligner os med de andre nordiske lande og det mener jeg

veludbygget med en række aktører der tilsammen er med til at sikre børns og unges rettigheder på alle niveauer som børnenes talsmand og vogter af børns

børns rettigheder bredt set og sikrer at der tages hensyn til børns rettigheder i offentlige myndigheders arbejde

og udbreder kendskabet til børns rettigheder i forhold til børn der har problemer af den ene eller den anden slags og som har brug for at tale med nogen

og det kan være alt fra kærestesorger til forældres skilsmisse eller mobning i skolen men det

en ordning vi i øvrigt har styrket med barnets reform

som og unge kan henvende sig til ombudsmanden kan også

der bliver behandlet i det offentlige system endelig har vi ankestyrelsen til at beskytte de mest udsatte børn i vores samfund

ankestyrelsen kan på det sociale område gribe ind når en kommune ikke giver et barn eller en ung den hjælp

har behov for i de tilfælde kan ankestyrelsen pålægge kommunen at træffe afgørelse i sagen og her også pålægge kommunen at gøre det inden for en bestemt tidsfrist og ankestyrelsen kan også selv gå ind og træffe afgørelser i sager dette er faktisk mere end de nordiske børneombudsmænd kan i konkrete sager

yderligere en instans en instans

denne børneombudsmand skal varetage som ikke allerede bliver varetaget i dag

danmark flere aktører på børneområdet med hver sin funktion og styrken ved det de har opbygget er en meget stærk ekspertise

styrken er også at instanserne er kvalificerede til netop at

de udsatte børn ved at det kun er ankestyrelsen har kompetence til at handle i deres sager

ikke drukner i de mange henvendelser fra de mere ressourcestærke børn hvor henvendelserne typisk kan handle mere om problemer i skolen eller med kammerater

for et barn at gennemskue hvor det kan gå hen for at få hjælp vi har højt kvalificerede institutioner til at hjælpe børn men børnene skal jo selvfølgelig vide

vi har en opgave med at forbedre vores system den opgave skal vi tage seriøst

som er den rette for netop deres sag så vi får én fælles adgang til alle børn og alle børn skal vide hvad det er

ti børn kender til børnetelefonen det er den telefon som børns vilkår driver

børns vilkårs børnetelefon

deres rådgivning så de fremover kan fortælle børn

muligheder for at få hjælp og for at kunne klage inden for alle områder

indføre en akutfunktion så børns vilkårs rådgivere kan hjælpe børn med at komme i kontakt med kommunen i

uden for kommunens åbningstid og vi vil udvide telefonens åbningstid

tyve alle ugens syv dage

om mulighederne for at få hjælp fra den hjemmesiden vil også fortælle børn om deres rettigheder linke til relevante myndigheder og organisationer og vi vil sætte et arbejde i gang med at få de organisationer der linkes til til at oprette børnevenlige

hjemmesider det nye initiativ er en væsentlig styrkelse af vores indsats over for børn og unge

vi mere end matche andre landes indsatser herunder også norges og sveriges

indgang til at få hjælp og til at få viden om deres rettigheder og muligheder vi får skabt sammenhæng mellem de forskellige højt kvalificerede aktører på børneområdet

det er det er behov for og derfor kan regeringen ikke støtte beslutningsforslaget

hvor mange børn tror ministeren har kendskab til alle de muligheder

ankestyrelsen de sociale nævn eller at der skulle være en særlig

særlig konfliktfyldte familier kender folketingets ombudsmand jeg tror det simpelt

og én adgang så børn ligegyldigt hvor de vokser op og under hvilke vilkår

til alle de muligheder der er i dag i forhold til ankestyrelsen i forhold til folketingets ombudsmand i forhold til børnerådet i forhold til hvad det er for nogle forpligtelser kommunerne har

det som børn allerede kender rigtig godt i dag og som børn bruger flittigt

har kendskab til og vi ved at brugt rigtig rigtig flittigt

i forhold til mobbes i skolen eller

og også samarbejdet mellem børns vilkår

hvor det virkelig er børnene skal

bliver oprettet en børneombudsmand vil ministeren bekræfte at

ønske vi er

at vi aldrig kan gøre nok for at styrke børns rettigheder og særlig fokus på børn

andet på det messingskilt der er uden for en instans

og giver de enkelte børn som er udsatte og som har brug for hjælp der må fru mette frederiksen give mig ret i

ganske glimrende system i danmark

den instans hvor børn kan henvende sig

finansministeren en dag ved lejlighed det undrer mig da meget

de positive ting der sker men i forhold til ministerens påstand om at man matcher norge

at man jo blandt andet har implementeret fns børnekonvention i norsk lovgivning og dermed lovgivningsmæssigt sikret

end de har i danmark jeg synes også det er en væsentlig ting hvad ministeren ikke tager hånd om i forhold til den her diskussion nemlig

børnenes side og som jo så også kan tage initiativ til at rejse sagerne og dermed også

den norske indsats når det gælder hele

egentlig godt

tilsluttet os børnekonventionen

så vi mere end matcher den norske

også medgive at der er væsentlig

og så det at have implementeret den konventions bestemmelser i ens lovgivning det giver da en helt anden

det norske system overlegent

børneombudsmand ikke gøre han kan gå ind

han kan ikke gå ind og træffe afgørelse i konkrete sager

overlegne i forhold til den norske børneombudsmand

af døgnets fire og tyve timer kan få kontakt og hjælp i danmark i forhold til

føre tilsyn med institutioner

denne børneombudsmandsinstitution ombudsmanden fører tilsyn med institutionerne ankestyrelsen kan tage sager

og kommunerne er forpligtet til telefonrådgivning alle disse instanser udfører et omfangsrigt og kompetent stykke arbejde

men det er dog mange institutioner at holde styr på for børn det kan virke forvirrende

vi ved at to og firs procent af børnene fra tredje til tiende klasse kender børns vilkårs børnetelefon hvor kvalificerede rådgivere med børnefaglig baggrund

ene indgang

det skal være muligt at ringe til børnetelefonen

akutfunktion hvor børns vilkårs rådgivere

endelig bliver der etableret en hjemmeside som på børnevenlig facon skal oplyse om børns vilkårs børnetelefon og mulighederne for at få vejledning via telefon og chat

til kompetent vejledning og rådgivning uanset hvad de ønsker at tale om

det eneste vi mangler er én indgang for børnene

at børnene i danmark ikke har en direkte og lige klageadgang

jeg er af den overbevisning at vi aldrig bliver færdige med at sikre børns rettigheder og betingelser for opvækst i danmark og når jeg ser på hvor meget børn skal kunne overskue

man udvider mandatet for børns vilkår så er det svært gennemskueligt gør det slet ikke noget indtryk på venstres ordfører at børns vilkår er tilhængere af at vi opretter

giver en ekstrabevilling til en af

at samtlige børneorganisationer i danmark er tilhængere af at der bliver oprettet

aldrig slut med at tale børnenes sag vi skal jo

nogle politiske argumenter nemlig at vi gerne vil styrke

forhold i det hele taget kommer højere

at vi opretter

mange andre organisationer enstemmigt siger at vi har behov for en børneombudsmand

ikke kalder det det som mange af dem gerne vil

vi jo også en mere ensartet behandling og vi får en bedre

mener ordføreren at det er

jeg hæfter mig ved at det faktisk er to og firs procent af alle børn der kender børnetelefonen

ene indgang og så kan de hjælpe børnene videre så jeg synes

at vi ikke kan støtte forslaget om en børneombudsmand er ikke

vi ikke kan støtte de gode intentioner i forslaget

er jo at vi skal have en ekstra klageinstans

oven på de klageinstanser vi har på nuværende tidspunkt ligeledes er vi også lidt nervøse for at ombudsmandsbegrebet bliver udvandet hvis vi sådan gang på gang skal oprette nye ombudsmænd det er jo sådan i dag

hvis vi pludselig har en masse ombudsmænd som gang på gang kommer med udtalelser i sager så bliver det en notits og det ville være rigtig ærgerligt

hundrede procent perfekt

er så vigtigt at børn kan få hjælp når de ikke kan få det i deres nærområde desværre har vi jo stadig væk et samfund hvor der

ikke har den voksenkontakt som de har behov for i deres hverdag

dem derfor er vi utrolig glade for at vi nu har

lavet den her aftale hvor vi går ind og kigger på

kommer i kontakt med de børn som ikke har den voksenkontakt som normale

specielle situationer vi er også glade for at åbningstiden nu

i den anden ende det vi også glæder os over er

sådan at vi skulle have foldere liggende på biblioteket eller andre steder

opholder sig rigtig meget så vi må sige at

som giver én indgang for børnene jeg går da også ud fra at forslagsstillerne

er jo at børnene får hjælp

sig om at der kan klages over det når børnene ikke har fået den hjælp de skal have der har vi taget nogle andre briller på og sagt at der er sager hvor de her børn er udsatte

sager hvor børnene ikke får den hjælp de skal have og derfor skal vi have fokus på at der bliver én indgang til børnene

næsten døgnet rundt det er det ikke endnu men det er

det vi diskuterer i dag det vi foreslår

ikke ombudsmænd på alle mulige områder men undskyld mig

er det jo både for at sikre en lettere klageadgang

den kollektive bevidsthed om

og vi tror altså på at én central børneombudsmandsinstitution både vil højne den fælles bevidsthed

en lettere klageadgang men indlægget her er blot for at anholde at vi

vi har et ønske om at styrke børns rettigheder

ikke kan støtte det her er meget i forhold til

jeg er fuldstændig enig med forslagsstillerne

ene projekt efter det andet vi sætter ind netop for at tilgodese den her gruppe af børn og unge som har særlige udfordringer det som vi har sat i stedet for

aldrig noget der er så skidt at det ikke er godt for noget og det kan man jo glæde sig over

nu får vi faktisk én indgang vi får mulighed for at børn og unge kan ringe fra klokken elleve om formiddagen

tre og tyve om aftenen og få kontakt med voksne som kan guide dem igennem

kan være nogle børn som ikke virker særlig udsatte specielt pigerne er dem der måske

nem at komme til og unge skal kende den i

er vi oppe på to og firs procent vi vil meget gerne have at det tal kommer endnu

næsten alle børn ved hvor de kan kontakte

dette forslag i al den tid jeg har siddet i folketinget vi har i folketingets retsudvalg adskillige gange haft høringer og andet

de her sager skal vi have udviklet ankestyrelsen kan vi gøre noget for vi ser jo nu

er meget fjern selv om ankestyrelsens måde at håndtere de her sager på i den grad er blevet bedre står vi alligevel i en situation hvor vi samlet kan se at alle organisationer der arbejder for børns vel mener at på trods af alt det der er sket gennem de seneste år

der kan tale børnenes sag både konkret individuelt og

en der kan gå ind og forholde sig til hvordan det

at der er behov for en dialog af den her karakter som kan løfte kommunens viden om børn

i mine øjne er det altså også ganske ubehageligt at måtte konstatere at fn’s kommission der

implementering i de forskellige lande må konstatere at den danske regerings det danske samfunds tilgang til at behandle sager hvor børn af den ene eller den

kommer i klemme bliver defineret som usystematisk det er ikke en måde at behandle dels

udsættes for en usystematisk omgang med deres

også foreslået en finansiering i virkeligheden er

specielt dyrt at få

baggrund i den debat vi har nu med baggrund i den viden som jo langsomt arbejdes ind også i højrefløjen i folketinget måske om et års tid

er en rigtig god idé fordi

at børn skal have mulighed for at rette henvendelse til mulighed for at der er nogen der taler deres sag mulighed for

vi har behov for mere viden og det enkelte barn har behov for at have et konkret sted

omsorgssvigt eller andre voldsomme overgreb gå hen og få hjælp

den rette løsning for mig som socialordfører er det rigtig vigtigt

har været udsat for enten det ene eller det andet eller har behov for en snak ved at de kan få hjælp

på rette tid og rette sted og at vi er sikre på at

hvor de kan gå hen hvis vi så ser på den nuværende vifte af tilbud til vores børn og unge er det faktisk en solid vifte bestående af børnerådet børns vilkår ankestyrelsen folketingets ombudsmand og så videre en vifte som altså dækker bredt

når man er barn og ung hvor man skal henvende sig derfor synes synes jeg at

det er en stor glæde at vi har været en del partier venstre dansk folkeparti liberal alliance og os konservative

via børnetelefonen med udvidet åbningstid

og det her er

til den rette instans hvis de står med problemer som den voksne i telefonrøret skønner at

så jeg synes at det er rigtig rigtig positivt

også kan se at det her faktisk en klar forbedring jeg har snakket

gået i dialog med dem

det hørte jeg også at sfs ordfører lige før sagde

at vi har skabt den ene indgang

hvert femte år og i overvejende grad

nu i at skabe den ene indgang for børn og for mig

at børn ved hvor de skal gå hen

bliver et ekstra led i kæden som vi skal til at oprette og sætte

skal samarbejde med de øvrige institutioner for mig er det ikke så vigtigt

fremføre hans tale det radikale venstre mener at en ombudsmandsinstitution er en vigtig del af et demokrati og en vigtig funktion i forholdet mellem den enkelte borger og forvaltningen både i staten og i kommunerne vi mener at det er oplagt at danske børn har adgang til en institution hvor børn selv kan klage hvis de bliver dårligt behandlet vi mener ikke at der er behov for en særskilt børneombudsmand at spalte ombudsmandsfunktionen i endnu en ombudsmand vil udvande hele ideen om at sikre at børn får en effektiv klageadgang derimod støtter vi at

under folketingets ombudsmand men det er naturligvis vigtigt at vi sikrer at børn bliver mere opmærksomme på klagemulighederne

liberal alliance ja

hul i talerrækken her

styrke børns vilkår i danmark

set altid er meget på sin plads det er jo almen kendt at liberal alliance går meget ind for

mennesker skal have mere ansvar og mere frihed men når vi taler om det er der jo primært tale om voksne mennesker eller voksne mennesker

har brug for at der er nogle stærke rettigheder for dem og at samfundet også

deres interesser i forhold til deres livssituation derfor er vi også rigtig glade for at vi sammen med regeringen og dansk folkeparti har indgået en aftale

at styrke netop børnenes muligheder

også at få klar hjælp og rådgivning derfor har vi fået udvidet

rådgivning som de har brug for

tre og tyve alle ugens dage og det vil sige at der er mulighed for at telefonen

når nogle af dem der generer børnene desværre nogle gange også deres forældre har fri nemlig i weekenden

uden for almindelig arbejdstid samtidig etableres der også

børns vilkårs rådgivere kan hjælpe børn med at komme i kontakt med relevante myndigheder

netop dermed sikrer at den her ene indgang også videreformidler den hjælp som børnene har brug for endelig

rådgivning i forhold til at omfatte rådgivning om hjælp til at

kontakt til andre relevante myndigheder og så laver man jo også et samarbejdsprojekt mellem børns vilkår og fem kommuner som skal styrke samarbejdet yderligere og som forhåbentlig senere kan udbredes til andre kommuner samtidig etableres der en ny hjemmeside hvor børn og unge

børns vilkårs børnetelefon og i det hele taget skal der sørges for

kendskabet til børnetelefonen bliver mere udbredt det er allerede

glade for at vi nu kan få mulighed for at

er endnu flere der får mulighed for at kende

har jeg stået her og rost den aftale som vi selv har

ligheder der er både i forhold til den norske model og i forhold til den

det er vigtigt for os at sige at hver gang der er noget hvor vi kan tale om om der er en mulighed for at styrke børns rettigheder rettigheder ikke er sikret nok

de bekymringer som man har bliver varetaget med det nuværende system

og dansk folkeparti yderligere har fået styrket hele

seriøs håndtering hos liberal alliance og at

muligt at finde nogle penge et eller andet sted i ministeriet til at sikre en udvidet åbningstid

nu har det allerede været diskuteret tidligere i

det der undrer mig er at

det samlede felt af børneorganisationer

sjovs skyld opfundet en børneombudsmand vi ved

vi har reageret på en henvendelse fra alle børneorganisationerne som jo meget meget

ja vi er kommet langt med dansk børnepolitik det er vi men det er faktisk muligt

endnu længere det er muligt at styrke børns rettigheder

at kunne komme i kontakt med myndighederne men også til at hvis deres rettigheder ikke

faste rettigheder og at de har mulighed for at få hjælp når de har brug for det

styrker børns muligheder og rettigheder med

at liberal alliance havde tilkendegivet at vi ville støtte

derfor også ville se positivt på ideen om etableringen af

det kan jo så være det udkomme der er af vores bestræbelser på

borgerlige blok er bange for at det vil være udgiftsdrivende er man bange for at der er

med ønsker og behov og måske også problemer og

det afgørende er den ene klare indgang

vi gør en masse for at styrke kendskabet yderligere og vi sørger

at koordinere bagudrettet

det er barnet der skal sidde med de her koordineringsproblemer som

set at vi opfylder de målsætninger som fru mette frederiksen

altså

hvis fru mette frederiksen kan konkretisere er for rettigheder man mener ikke er på plads

er en sag som

vil jeg indledningsvis også sige at vi kan

også bare at det kom men jeg synes ikke

overskygge at at der fortsat er et klart behov for en

også handlet om om vi nu matcher

norge om børn i

går forgæves de ved ikke hvor de skal henvende sig det sociale nævn ankestyrelsen statsforvaltningen eller

ombudsmand er ikke tilgængelige for børn og unge det er så godt at der kommer

forbedringer af det jeg nævnte ombudsmanden og

eksempel på at det nuværende system

implementeret fn’s børnekonvention i den norske lovgivning og det gør en forskel selv om ministeren

ignorere den forskel det gør det gør en forskel i forhold til varetagelse

rettigheder at den internationale konvention reelt er implementeret i

bare har tiltrådt den vil jeg anbefale

ser initiativretten blive brugt i forhold til at drive sagerne

i hånden og dermed få løst

de udfordringer der er så der er ingen tvivl om

i danmark og jeg mener grundlæggende at et samfund netop skal måles på

tænker jeg i særdeleshed på vore børn i dag er det vanskeligt

den vej rundt kan styrke børns rettigheder

så kan jeg jo godt høre at ordføreren

hvor de skal henvende sig og det er jo lige nøjagtig derfor vi nu prøver at styrke den her børnetelefon og signalere

komme videre vil ordføreren give mig ret i

klager i to tusind og syv

på det her punkt det jeg bare vil fastslå i forhold til den aftale regeringen har indgået med dansk folkeparti og liberal alliance er at det ikke er nok det aflyser ikke diskussionen om hvorvidt der er behov for en børneombudsmand

fordi en børneombudsmand selvfølgelig i højere grad vil styrke børns rettigheder end

er et positivt initiativ

ombudsmanden henviser til relevante myndigheder til relevante personer

lige dér hvor de skal hen derfor synes

indholdet og for mig er indholdet langt vigtigere

svenske model med deres børneombudsmand

ordføreren præciserer og bekræfter mig i at det er korrekt

og henviser til de relevante myndigheder

tilgængeligt med de muligheder

hjælpe med men dermed ikke være sagt at det nye initiativ er et dårligt initiativ det

også en væsentlig pointe i min tale som jeg også synes at den konservative ordfører bør bide mærke i nemlig at man i norge jo har besluttet at implementere fns børnekonvention i norsk lovgivning

det giver altså en væsentlig bedre retssikkerhed for de norske børn og det synes jeg at vi skulle tage ved lære af her i danmark for at styrke børnenes

i dag fra tid til anden diskuterer vi jo ikke mindst i det

hvad danskhed egentlig er for en størrelse og somme tider bliver der fremhævet ting som i virkeligheden ikke er ret danske men snarere universelle for mig at se er den status børn har opnået i vores samfund faktisk noget af det

i forhold til at sikre børn

i forhold til at sikre i hvert fald majoriteten af danske børn og unge ordentlige opvækstbetingelser vi var et af de første lande i verden til at afskaffe revselsesretten under den daværende sr regering og i det hele taget har børns rettigheder altid stået højt på den politiske dagsorden i danmark

endnu langt hovedparten af de danske børn har

trives de er blevet udstyret med en mor og en far

de er omgivet af et samfund der tilvejebringer de muligheder

ikke mindst i et moderne samfund men så er

efterhånden stort mindretal af børn børn der er i risikozonen

de burde få børn der bliver gidsler i konfliktfyldte skilsmisser mellem mor og far børn der oplever mobning eller får psykiatriske diagnoser på et tidligt tidspunkt og derfor har særlige behov vi har børn med funktionsnedsættelser der lige nu kan se sig selv portrætteret i den offentlige debat som værende dem der gør at det såkaldte normalområde efterhånden har fået indskrænkede bevillinger vi har masser af børn og unge som vi skal passe bedre på det er derfor vi

evner at sætte den børnepolitiske dagsorden

på grund af kritiske livssituationer får en let og direkte adgang til de danske myndigheder jeg har efterhånden beskæftiget mig med socialpolitikken i danmark

finde rundt i alle de klageadgange der er når vi på christiansborg en gang imellem mister overblikket

at være barn i det her system hvis man nu sidder et sted langt væk fra københavn hvordan skal man så

én indgang jeg er selvfølgelig glad for at forslaget her har motiveret det nuværende politiske flertal til at tage børns rettigheder mere alvorligt og ad en eller anden

ministeriet også har fundet et beløb til at sikre

på de børns vegne der kender børns vilkår og børnetelefonen og måske ad

få råd og vejledning jeg synes dog det havde været klogere

i løbet af kort tid ville kunne blive velkendt ikke kun for børn og deres forældre men også

blevet tydeliggjort hvorfor vi ikke kan få flertal for

positive tilkendegivelse men jeg synes

handler det om at hvis vi etablerer en børneombudsmand i danmark

efterleve de

man frygter at der vil blive sat

børn og unge i danmark og som i øvrigt nyder

landets børneorganisationer jeg kan konstatere at det nuværende politiske

ikke vil være med til at gå den vej det synes jeg er ærgerligt jeg

det er altid godt når folketinget beskæftiger sig med de ting der er rigtig rigtig vigtige og i mine øjne er der ikke noget der er vigtigere

arbejde ud fra det fundament som er til stede

når man skal noget skal man lave noget nyt

manifestation af at nu kommer man

ene indgang som vi jo faktisk er fuldstændig enige om i hele salen

være helt naturligt at børnetelefonen dens telefonnumre og hele dens funktion bygges ind i en børneombudsmand når jeg siger det

af de stærkeste fortalere for at der bliver etableret en

sikker på at vi havde fundet på

det her beslutningsforslag hvis det ikke var fordi børneorganisationerne for år tilbage da vi forhandlede barnets reform

det gør altid indtryk på mig når

at alle børneorganisationerne inklusive børns vilkår har et stærkt ønske om at der bliver etableret en

gjorde opmærksom på

her og sådan siger hvem der stemmer for og imod nogle

vi har valgt fra politisk side at

jeg er sikker på at når vi kigger tilbage på det her når det har fået

noget andet det kan også være at fødselshjælperne har været nogle andre men som ordføreren også sagde

én adgang til råd og vejledning

forslag er jo også andre elementer altså eksempelvis foreslår vi jo at en børneombudsmand skal kunne komme på uanmeldt besøg

lægges der ikke op til fra det nuværende politiske flertals side at børns vilkår skal kunne komme på uanmeldt besøg så det er ikke helt korrekt

den funktion børns vilkår

vil kunne opfylde de behov vi mener ikke er opfyldt inden for de nuværende rammer jeg vil egentlig gerne gentage mit budskab fra tidligere

vi er nået rigtig langt med børnepolitikken i danmark børns vilkår og mange andre gør et rigtig godt stykke arbejde men det skal hindre folketinget i at tage

for mig at se vil det naturlige næste skridt i at være frontfigur på børneområdet være at få lavet en

kan man sige få ændret på de kritikpunkter

om ordet er forhandlingen sluttet jeg foreslår at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

over for ministeren at

lave nogle klare mål det vil vi gerne have at

hvad der kan kræves af konkrete mål med fokus på

noget der er kommet for at blive

har private virksomheder taget det til sig og et af formålene med det her beslutningsforslag er jo at vi gerne

at det offentlige

en rollemodel eller bannerfører på området

kommentaren skal forstås ministeren siger at mål i sig selv jeg forstår det som om

at anvende men trods usikkerhederne

være lidt visionære på det her område så jeg vil egentlig høre synes ministeren ikke at

noget visionært i det her beslutningsforslag

er jeg lidt forundret over at både socialdemokraterne og

man tager beslutningsforslaget i betragtning lader det jo til at både fru yildiz akdogan og fru hanne agersnap totalt vælger at ignorere det arbejde som regeringen allerede gør

der for længst er skudt i gang for eksempel blev folketingets it ordførere på et møde

den tredivete marts enige om

og kommunerne i gang med at udarbejde den næste fælles offentlige digitaliseringsstrategi hvor vi kraftigt forventer

computing vil indgå i stor stil

afspejler sig jo også i videnskabsministeriets digitale arbejdsprogram der hedder digitale veje til vækst hvor en række konkrete initiativer skal understøtte udbredelsen og anvendelsen

at vi enige i hele folketinget om

effektivt så spørgsmålet er derfor hvad der egentlig er formålet med dette beslutningsforslag

om at udarbejde en national plan for

i min optik giver det ikke mening at sætte endegyldige mål for et produkt

usikkert og ufærdigt hvis teknologien skal have lov til at udvikle sig

vi ved endnu ikke i hvilken retning udviklingen går og det vil være meget kritisabelt allerede nu at pålægge kommunerne en målsætning for noget vi endnu ikke ved nok om konklusionen på venstres indlæg er derfor meget klar ja vi er utrolig enige om

og at det offentlige skal bruge det når tiden kommer men indtil da giver det altså ikke mening at opstille retningslinjer og datoer for implementering da det vil hæmme processen og udviklingen mere end det vil gavne

ideen om cloud er en god ting

prøve at være bannerfører på det her område

og generelt sparke en åben dør ind det er jo lidt svært en gang imellem

det der med at sætte dato på og allerede

i odense kommune og andre eksempler der synes jeg der

i det visionære men så lad os lade være med allerede nu at have højtflyvende mål

være frontløber på noget vi allerede

jo det der er lidt sjovt at nu prøver man

uenighed ud af enighed

jo alle sammen enige om det visionære i

det er derfor at ministeriet allerede er godt i gang med at lave en lang række offensive strategier på det her område men der er bare en masse uklarheder

af kommuner at de skal implementere det her og før vi ved hvad vi rent juridisk taler om det synes jeg

dumdristigt i stedet for

og socialistisk folkeparti tager op med beslutningsforslaget her

effektiviseringer og rationaliseringer både inden for den offentlige sektor

inden for det offentlige skal tage fat

videst mulig omfang

ikke i tvivl om at

penge som jo kunne bruges på noget bedre end eksempelvis serverkapacitet inden for

tilhængere af og derfor synes vi også at

forslagsstillerne nu har bragt emnet op her i dag

på det her i folketinget men jeg må også sige at vi

vi har noteret os at ministeren allerede har været på talerstolen for ganske kort tid siden og redegjort for hvordan regeringen allerede arbejder med

mange af de fem punkter som

ønsker gennemført blandt andet er lov og regelgrundlaget

allerede i gang med at blive opdateret og kigget efter for at se om der er noget der skal

udarbejdes nogle klare retningslinjer for

skal bruges inden for det offentlige det er noget som

noget som sikkerhed for at persondata bliver håndteret korrekt

der ikke er nogen fare for at persondata kan blive misbrugt af uvedkommende personer

er også noget som der tages hånd om fra regeringens side så alt i alt synes vi at mange af elementerne her i beslutningsforslaget

overflødigt at fremsætte et beslutningsforslag

i folketinget endelig skal jeg også sige at vi er på linje med venstre og med ministeren

det her tidspunkt skal sætte nogle fuldstændig firkantede mål for udbredelsen det kommer nok mere an på hvor stort potentialet er på længere sigt og det er for svært at sige noget om så tidligt i processen som vi er nu

dansk folkeparti bakker selvfølgelig også op om den konference om emnet her som er aftalt partierne imellem vi har jo selv

vi må afvise beslutningsforslaget her men vi siger selvfølgelig ja til

rationaliseringsgevinster i det for det offentlige

vi siger såmænd også ja til intentionerne i beslutningsforslaget her

word i disse tider flere og flere snakker om det og interessen for det vokser både i det private erhvervsliv

det offentlige vores viden om det bliver større og mulighederne fra leverandørerne flere og flere der er gode tanker i dette beslutningsforslag

interesse for emnet glæder mig det lægger i hvert fald op til at dette er et emne vi i fællesskab kan og skal have fokus på det bliver også aktuelt i den nærmeste fremtid når videnskabsministeren indbyder til en konference om emnet hvor vi blandt andet skal drøfte standarder

computing det besluttede vi i fællesskab i sidste uge da vi som it ordførere havde lejlighed

at drøfte redegørelsen om dokumentformater fra ekspertudvalget

ser vi med stor interesse på mulighederne i cloud computing ikke mindst i forhold til det offentliges it der er uden tvivl et meget stort potentiale men der er også stadig ting vi skal blive klogere på særlig sikkerhed håndtering af personfølsomme data og stabilitet vi følger derfor udviklingen og lytter til de vigtige erfaringer der gøres vi er allerede godt i gang og dette har ministeren redegjort grundigt for regeringen er i dialog med regioner og kommuner om mulighederne i cloud computing og it og telestyrelsen it sikkerhedskomiteen og mange flere har fokus på både jura og teknik

i digitalisér danmark konferencen i aarhus der kommer over tusind it chefer eksperter og andre it folk til to dages konference om digitalisering her er der også fokus på cloud computing og særlig sikkerheden for os er positive erfaringer og større viden om sikkerhed mere vigtigt end hurtige og ubrugelige planer klare retningslinjer

når vi snakker personlige oplysninger og følsomme data

og stat så det handler om at finde en balance mellem at garantere et fornuftigt sikkerhedsniveau

bremse en udvikling og det store potentiale som vi er enige om findes i

og lige nu samler vi mest mulig viden fra de første erfaringer der gøres på området

det ikke altafgørende med en plan for tre og fem år det vigtigste er at har fokus på rette sted og bevæger sig så hurtigt som muligt på et sikkert grundlag

godt kunne bruge nogle milliarder til deres en fair løsning men at hente dem i hurtigt definerede og urealistiske planer for gevinster ved

med femten milliard kroner teknologien er stadig forholdsvis ny og erfaringerne er endnu ikke så mange at tiden

computing disse mål vil på nuværende tidspunkt ikke være ret meget værd

computing er et vigtigt værktøj

der er et stort potentiale i det derfor har det et prioriteret fokus og vi følger det med største interesse og netop derfor finder vi også dele af beslutningsforslaget irrelevante og andre dele endnu umodne vi kan ikke støtte beslutningsforslaget men vi glæder os over oppositionens signal om et øget fokus på dette område og ser frem til den fortsatte dialog og videndeling om både juraen og teknikken

cloud betyder jo at lagre information eller data ude i en ekstern datacentral det vil sige ude i skyen

besparelser i indkøb af servere drift og ikke mindst vedligeholdelse

der er også nogle klimamæssige gevinster ved

og udfordringer for eksempel i forhold til personfølsomme data som en række af

netop at prøve at være lidt visionær på det offentliges vegne og prøve at se om man kan rykke

på en række ting i de enkelte kommuner

sidde og diktere ting

her fra folketingets side ned til kommunerne om hvad de skal gøre eller

nej hensigten er at være visionær på det offentliges vegne så

når ministeren både roser det og samtidig siger at

som sagt at prøve at være visionær på det offentliges vegne

man kan sagtens være lidt mere visionær og lidt mere fremadrettet

kommunalt eller regionalt niveau

og supplere dem med de tiltag som regeringen er godt i gang med

sætte en proces i gang og at være visionær

laves i samarbejde og dialog mellem stat regioner og kommuner

meget ny teknologi den er under udvikling

ubesvarede spørgsmål

nu har vi ligesom

være lidt mere obs på og turde

have nogen ambitioner og visioner suppleret med konkrete handlingsplaner

ministeren måske kan tage nogle af de her

med ind i sit videre arbejde

personlig er meget obs på at se

de fremadrettede initiativer vil være fra ministerens side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

beslutningsforslaget som vi

pålægger regeringen inden udgangen af denne folketingssamling at fremsætte de nødvendige lovforslag som sikrer at straffen for dømte som udebliver fra en strafafsoning bliver skærpet den skærpelse skulle så bestå i at det antal dage dage som den dømte

afsagt

beslutningsforslaget og jeg deler egentlig også

opfattelse af at det

stødende for retsfølelsen at nogle dømte vælger ikke at møde op til deres afsoning regeringen har

gennem årene iværksat en række tiltag for at sikre at udeblivelse bliver mødt med mærkbare konsekvenser så det ikke kan betale sig at udeblive fra en afsoning og en arbejdsgruppe som er nedsat af justitsministeriet har netop afgivet en rapport om mulighederne for yderligere tiltag

først vil jeg lige redegøre for de muligheder der allerede er i dag for at gribe ind over for dømte der udebliver fra en

kriminalforsorgen omgående skal underrette politiet når den dømte ikke er mødt op til afsoning

anholdelse og iværksættelse af en afsoning i den forbindelse kan jeg oplyse at justitsministeriet i to tusind og fem udstedte en cirkulæreskrivelse til politiet

er modtaget en underretning om udeblivelse iværksætter eftersøgning af den pågældende fængselsdømte ud over anholdelse

vil den dømtes udeblivelse fra strafafsoning kunne medføre at afsoningsstedet bliver ændret fra et åbent til et lukket fængsel udeblivelsen vil desuden kunne medføre begrænsninger i den dømtes muligheder for at få udgang under afsoningen og i den dømtes muligheder for prøveløsladelse i forbindelse med en ændring af straffuldbyrdelsesloven i to tusind og seks er det bestemt at dømte som uden lovlig grund udebliver efter tilsigelse til afsoning som udgangspunkt skal fratages muligheden for udgang i et tidsrum af tre måneder fra indsættelsen

skal udeblivelse tillægges vægt ved vurdering af om udgang også senere skal afslås på grund af risiko for at den indsatte i givet fald vil misbruge udgangstilladelsen derudover

tillægges den dømtes udeblivelse negativ betydning i forbindelse med en afgørelse af om den dømte kan opnå prøveløsladelse efter den såkaldte noget for noget ordning om tidligere prøveløsladelse af dømte som har ydet en særlig indsats endelig skal det nævnes at den dømtes udeblivelse kan få betydning for den pågældendes mulighed for at oppebære sociale ydelser regeringen indførte i to tusind og fem en ordning som indebærer at politiet eller kriminalforsorgen skal underrette kommunen når de får formodning om at en person der bevidst har unddraget sig strafforfølgning ved at udeblive fra strafafsoning samtidig modtager sociale ydelser underretningen sker med henblik på at kommunen øjeblikkelig kan få stoppet de sociale ydelser myndighederne har altså allerede i dag en række

er der fortsat behov for at vi målretter og effektiviserer indsatsen hvis vi skal sikre at flere personer møder til afsoning på det fastsatte tidspunkt derfor nedsatte justitsministeriet i efteråret to tusind og ni en arbejdsgruppe med repræsentanter for kriminalforsorgen anklagemyndigheden og politiet som har haft til opgave at komme med forslag til yderligere administrative eller lovgivningsmæssige forslag der kan medvirke til at nedbringe

en idé at gøre det strafbart at udeblive fra afsoning sådan som det er tilfældet i norge

behandling her i dag arbejdsgruppen har i den forbindelse gennemgået de norske erfaringer på området og opgørelsen fra norge viser at antallet af personer der udebliver fra en strafafsoning ikke er faldet siden reglerne om kriminalisering af udeblivelse trådte i kraft i to tusind og syv der kan derfor ikke peges på nogen synlig effekt af lovgivningen det fremgår også af rapporten at arbejdsgruppen ud fra de oplysninger som arbejdsgruppen har tilvejebragt om dømte der udebliver fra afsoningen med en vis forsigtighed antager at der formentlig er en overrepræsentation af lidt ældre misbrugere blandt de dømte der udebliver og at der samtidig er en overvægt af dømte der tidligere har udstået en straf efter arbejdsgruppens opfattelse

er det tvivlsomt om kriminalisering af udeblivelse og trussel om straf vil have nogen præventiv effekt over for denne

anbefaler arbejdsgruppen ikke at

rapporten at hvis det uanset arbejdsgruppens anbefaling

sådan kriminalisering kunne give anledning til vanskelige bevismæssige spørgsmål fordi det jo i en konkret straffesag vil skulle godtgøres at at den dømte var bekendt med afsoningstidspunktet og at udeblivelsen skyldtes den dømtes forsømmelse

peger arbejdsgruppen på nogle administrative foranstaltninger som arbejdsgruppen mener må forventes i højere grad at kunne medføre en nedgang i antallet af udeblivelser og det må være det der er det fælles mål en del af de foreslåede foranstaltninger skal sikre at den dømte er bekendt med tidspunktet for afsoningen

den pågældende kender til de mulige negative konsekvenser af en udeblivelse det foreslås at gøre indkaldelsesskrivelserne mere pædagogiske og brugervenlige så man sikrer at de dømte forstår de vigtige budskaber der er i indkaldelsen

så vidt mulig tager personlig kontakt til den dømte inden afsoningen med henblik på at give den dømte vejledning om de praktiske forhold vedrørende afsoningen og om konsekvenserne af en udeblivelse derudover har arbejdsgruppen peget på at kriminalforsorgen bør undersøge mulighederne for at udvide samarbejdet med kommunerne om at indstille udbetaling af forskellige sociale ydelser i forbindelse med

det er arbejdsgruppens opfattelse baseret på oplysninger om praktiske erfaringer

at truslen om ophør af sociale ydelser i et vist omfang kan motivere den dømte til at møde til afsoning i den forbindelse kan jeg fuldt ud tilslutte mig

at det er meget vigtigt at sikre sig at dømte der unddrager sig strafforfølgning ved at udeblive fra afsoning ikke kan oppebære sociale ydelser som jeg sagde indledningsvis er jeg fuldstændig enig

mener jeg på den anden side ikke at der er grundlag for at indføre regler om at kriminalisere udeblivelse fra strafafsoning

som den pågældende udebliver fra en strafafsoning skal lægges oven i

er behov for at lytte til de praktiske anbefalinger som arbejdsgruppen om udeblivelse fra afsoning er kommet med og som forhåbentlig vil bidrage til en mere målrettet indsats for at bekæmpe problemet med

sammenfattende kan regeringen altså ikke støtte beslutningsforslaget men jeg synes da at det kunne være interessant om vi i fællesskab kunne følge med i udviklingen for at se om de tiltag vi

i forbindelse med de her udeblivelser det er det ene spørgsmål det andet spørgsmål som jeg vil stille er hvis man ser på hvad der skete

to tusind og

der i to tusind og seks og hvor man indførte regler om at en person der uden lovlig grund udebliver

automatisk fratages muligheden for at få sædvanlig udgang i

ud over alle de andre kedelige konsekvenser det har at man udebliver fra afsoning

skal bruge ressourcer på de

omvendt må man også sige hvis man skal se på politiets ressourceforbrug at hvis vi nu kriminaliserer det således at vi lægger en straf oven i den straf der er dømt i forvejen

så vil det jo også belaste politiet ressourcemæssigt at skulle håndtere de sager hvor de altså skal i gang med en egentlig sag hvor skal bevise at den pågældende er udeblevet bevidst

erfaringer med stramninger er noget man skal tage ind i den samlede overvejelse af hvad der skal til

med nogen stor sandsynlighed kunne føre til på trods af de ressourcer vi så skulle bruge på det at vi markant nedbringer antallet af personer der udebliver så ville det da være værd at overveje men det er altså det som

en grundig udredning er nået frem til ikke vil være tilfældet tværtimod tyder erfaringerne fra norge på det modsatte og derfor er det

at arbejdsgruppen anbefaler nogle andre tiltag

imødegå udeblivelserne og der synes jeg så at vi i hvert fald i første omgang skulle se om ikke det fører til en nedgang

det med fratagelsen af mulig social bistand hvis man ikke møder op til afsoning

så det forventer jeg kan ske meget hurtigt for så vidt angår

ikke give noget tal her og nu men det kunne jeg da forsøge at fremskaffe i forbindelse med

er under et stærkt kapacitetspres det er

nu er det ikke sådan at der ikke er folk der kommer i fængsel i resten af to tusind og elleve sådan kunne man næsten forstå det

galt er det dog ikke men vi gennemfører nu en række tiltag der skal imødegå det kapacitetspres der er det er gode og fornuftige tiltag jeg tror det er i morgen at vi får lejlighed til at drøfte det nærmere når vi har en forespørgselsdebat

det er da rigtigt at det

på kapaciteten hvis man giver de pågældende en endnu længere straf jeg vil så sige at hvis det så kunne

måtte vi jo finde en løsning på det men når det nu i hvert fald tilsyneladende ikke er sådan at der

grund til at gøre det lad os i stedet for prøve at gennemføre de ting som arbejdsgruppen

på venstres vegne vil jeg afvise det det er altid problematisk at komme efter en velforberedt justitsminister der er jo ikke meget nyt at tilføre når først justitsministeren har fortalt det hele det det er jo desværre mange gange venstreordførerens lod men det må jeg leve med og det lever jeg godt med

at være en slags mægler og komme med et løsningsforslag som jeg synes at vi alle sammen burde kunne gå ind for og som dansk folkeparti

har været med til måske uden at vide det at lancere nemlig

efter at vi har forhøjet strafferammen til

kan vi sende spiritusbilister direkte

kan varetægtsfængsle dem og sende dem direkte til afsoning fordi

rigtigt hvad fru karen hækkerup siger at hvis vi skal til at lægge ny afsoningstid oven i den afsoningstid der er i forvejen

vi en større strafmasse min filosofi har altid været at vi

altså man røg direkte ind med det samme

bliver væk hvis vi har nogle der bliver væk og det er også ganske godt

være det man kalder tjenesteforsømmelse

lede efter ham men vi startede ikke med at lede hos ham selv og når så han fandt ud af at han var ønsket gemte han sig i en halv år så var vi fri for ham i en halv år plus tredive dage fordi så lavede han ikke ballade i al den tid og det var egentlig ganske godt men den går

ikke nu om dage der skal vi jo selvfølgelig når folk er savnet ud og hente dem men mit mit forslag skal gå på

muligheden for for hurtigere og bedre varetægtsfængsling selvfølgelig skal der være en særlig bestyrket mistanke som som der jo skal når vi snakker varetægtsfængsling efter retshåndhævelse det ser jeg som et bedre princip end det princip som dansk folkeparti kommer med her i dag

er nødt til at afvise men men vi er stadig væk på linje i

retspolitikken føler jeg vi vil det samme bare med

en en mere ikke retfærdig men

overveje men mit spørgsmål går så måske mere på den seriøse side i forhold til

altså hvis man mener noget med at de øjeblikkelig skal

at sørge for en bedre strakskonsekvens jeg ved godt at vi har indført forskellige muligheder

er varetægtsfængslet så får man en dom og så

anklageren om fortsat varetægtsfængsling indtil fuldbyrdelse af dommen

frem for senere at få et brev de kan jo være flyttet mange gange og de kan også være flyttet til udlandet

men jeg ved at det sker jeg ved heldigvis også at det er praktiseret lige netop i uagtsomt manddrabssager

kan vi jo takke hinanden for at vi fik lavet den lov den virker fantastisk

med en spøgelsesbilist der slog fire mennesker ihjel og så videre

løsladt råt for usødet de bliver altså sat ind nu

jeg synes ikke det giver nogen mening i sig selv at tale om hvad for nogle sanktioner man

afsoning uden også at sikre sig at der rent faktisk er plads til

vi har aldrig haft så fyldte fængsler som vi har nu

siden anden verdenskrig vi har ventetid på at komme ind at afsone og vi skal i morgen

i folketinget om forholdene i kriminalforsorgen om de sikkerhedsmæssige problemer der er i vores fængsler og arresthuse og forholdene i det hele taget

have de pladser med der eventuelt skal bruges giver jeg ikke meget for når vi ved at virkeligheden er at folk der

kommer til at vente i ganske lang tid inden de overhovedet bliver indkaldt fordi der simpelt hen ikke er pladser nok i vores fængsler

end kun at se på dem der ikke møder op

og hvor mange dage de skal have ekstra jeg bliver faktisk rigtig stødt over at man kan få en dom og så få at vide at på grund af et tilsigelsesstop

man slet ikke komme ind at afsone resten af året det gælder for visse typer af

hvad justitsministeren sagde jeg synes er rigtig glimrende at justitsministeren vil føre de anbefalinger der ligger fra arbejdsgruppen ud i livet det støtter vi op om

det er selvfølgelig ikke i orden at folk der får en straf ikke møder op til afsoning omvendt må man også sige at når nu erfaringerne fra norge som justitsministeren også redegjorde for er at det altså

det ikke vil have nogen som helst form for præventiv effekt at man siger til dem at de vil få syv eller fjorten dages ekstra fængsel så synes jeg også at man skal se på hvilken administrativ belastning det i øvrigt ville være hvis man skulle indføre sådan et system som det dansk folkeparti foreslår der synes jeg at fakta taler for at det er en dårlig idé jeg vil gerne på socialdemokraternes vegne afvise at beslutningsforslaget bliver til lov og bakke op om at arbejdsgruppens anbefalinger føres ud i livet og

flertal herinde i folketinget der består af regeringen dansk folkeparti og til dels liberal alliance der står bag økonomien i vores kriminalforsorg og der ved vi altså at på trods af at der er givet ekstra penge til politi og domstole til at håndtere den meget meget

og mangler to hundrede og tyve pladser vi har venteliste på at komme ind at afsone

vi har problemer i vores fængsler med vold blandt de indsatte med vold mod de ansatte

er altså ikke tiden at komme og foreslå at der skal flere i fængsel uden også at komme og vise hvor de pladser eventuelt skal findes henne så en

afvisning herfra og et opråb til dem der står bag økonomien for kriminalforsorgen om

blive ved med at kræve mere af

er sådan og sådan det bør vel være sådan at

siger at sådan og sådan

nødvendige i den givne situation

erfaringerne lige præcis er at det ældre misbrugere er det nok nogle andre ting end en trussel om syv dages ekstra fængsel der vil batte noget som helst jeg bliver nødt til endnu en gang at påpege at jeg

det er rimeligt at man kræver at strafmassen i vores fængsler skal øges uden at man også samtidig siger at der kommer flere pladser til alternativet vil jo være at dem der modtager en dom skal vente endnu længere tid inden de kan komme ind at afsone og

vi altså stå i den situation at ofre som har været udsat for en forbrydelse skal se at deres gerningsmænd går fri i endnu længere tid fordi der er ventelister der bare vokser og vokser i vores fængsler det er altså ikke et problem som dansk folkeparti kan tørre af på nogen andre end sig selv og regeringen den samlede opposition

med i den økonomiaftale som dansk folkeparti er med i sammen med regeringen og de forhold der er i kriminalforsorgen der er blevet udsultet

begrænsninger i vores samfund det må vi nok erkende

at der mangler fængselspladser og at det

der optager

seks års fængsel hvis vedkommende afsoner i hjemlandet

i seks år og der er mange andre udenlandske kriminelle vi kunne sende hjem

gode argumenter at

set enig med dansk folkeparti i at det er en god idé

egentlig også mit indtryk at det er en bevægelse der er undervejs også bakket op af regeringen at flere

rigtig fint jeg vil bare sige

at vi har et folketing der har givet ekstra penge til politi og ekstra penge til domstole

vi at de dømte ikke bliver indkaldt til afsoning og når de bliver indkaldt bliver de sat i nogle overfyldte fængsler hvor der ikke er mulighed for at lave den indsats der skal til for at de indsatte kommer ud på den anden side og har mulighed for at begå sig uden for det

synes at dansk folkeparti har noget at hænge sin hat på i den her sag man kræver at der skal være en længere straf og så siger man

vil have flere fængselspladser så lad os tale om det

jamen så lad os da snakke om det vi ved at der er kommet en rapport nu der siger at der mangler to hundrede og tyve fængselspladser justitsministeren har nægtet at

forholde sig til hvad kapacitetsbehovet er på lang sigt man har kun villet se på hvad kapacitetsbehovet er i to tusind og elleve og så har man sagt at skal laves en forhandling til efteråret

som en kommende regering kommer til at tage op for

når folk udebliver

den må jo ligesom give noget luft

men mit spørgsmål går på vil fru karen hækkerup være med til det som jeg foreslog nemlig at vi kigger på om vi kan sende nogle flere til direkte

er på lige eller ulige datoer at socialdemokraterne er meget

men hvordan ligger landet lige her i dag

er en kriminel der ikke møder ind så er der jo en tom plads så er der ledig kapacitet altså kom nu lad os nu forestille os et system der skal håndtere hvem

sådan at de ikke skal sidde sammen med andre folk

de eventuelt er i en straffesag sammen med den belægning på de to og halvfems procent er lige nu

nogen ledig plads heller ikke selv om der er nogle der ikke møder op til

torsdag i næste uge satser på at få ind til afsoning når

det planlægges udeblivelser kan jo

sige at de kan komme ind på torsdag

fru karen hækkerups holdning til om vi skal arbejde i den retning det tror jeg egentlig gerne

så hvad siger fru karen hækkerup til det

skal koordineres hvis folk er i arbejde eller hvis de har familie

finde den rigtige plads og få arrangeret

en afsoning men det lyder nærmest på venstres ordfører som om man kan ringe og sige på torsdag har vi en kriminel i retten

jeg må desværre skuffe dansk folkeparti at er fuldstændig på linje med justitsministeren og de andre ordførere der har været her i dag når det er sagt

sig selv at når man får besked på at dukke op til sin afsoning

udeblivelsesdagene lægges oven i straffen det kan umiddelbart synes meget sympatisk

i forvejen til de mennesker der udebliver der er faktisk relevante muligheder for disciplinærstraffe som man kan sætte i værk og som jeg synes er ganske fornuftige

minividenskabelige undersøgelse fortæller at det er folk der er dømt for vold og for spirituskørsel som primært er blandt dem som

her synes jeg jo at formålet må være

de mennesker lever en meget rodet tilværelse de får ikke åbnet deres rudekuverter

ikke styr på noget som helst i deres liv

at true dem med en straf

folk møder op til deres afsoning så virker det rimelig formålsløst med det her forslag og derfor kan vi selvfølgelig ikke

fremlagt nogen finansiering for det her forslag og hverken regeringen eller dansk folkeparti har fundet en løsning på kriminalforsorgens kapacitetsproblemer faktisk har man kun fremlagt en løsning for to tusind og elleve og det synes jeg altså også at vi bliver nødt til at tage i betragtning

så indføre et tilsigelsesstop som rent faktisk betyder at dem som er dømt ikke kommer til afsoning på nuværende tidspunkt og at vi hele tiden opererer med en masse

det synes jeg i forvejen er for meget så lad os snakke om nogle løsninger

fire og halvfems ud af tre hundrede og to og tres

jeg tror at mange mennesker der måtte følge sådan

nogle konsekvenser at man ikke møder op til afsoning

er nogle der straffer de stærke altså voldsmændene

der ikke er mulighed for at finde en passende straf som for eksempel inddragelse af udgang

påvirkning af en prøveløsladelse eller hvad det nu kan være

er vigtigt når vi laver lovene at de rent faktisk også kan få en effekt men hvis det handler om misbrugere

noget der kan tyde på og det måske skyldes rod i livet opnår vi jo sådan set ikke

det vi gerne vil med dansk folkepartis

jeg vil slet ikke udelukke at være nogle der er misbrugere og de skal selvfølgelig

men de bør samtidig også forstå

det konsekvenser

finansiering i form af at vi sender udenlandske kriminelle hjem at afsone

fin konsekvens som er nødvendig

hvor det giver mest mening de skal ikke sidde og fylde op i danske fængsler vi kan godt bruge kræfterne på at resocialisere vores egne pointen er jo at vi ikke ved lige præcis

udebliver fra afsoning og der kunne vi måske starte med at lave en undersøgelse af

forholder sig i danmark den anden pointe er jo at det her ikke

redskab i norge og danmark og norge plejer jo gerne at ligne hinanden hvad den her slags angår

jeg synes stadig væk at et vigtigt formål med at indføre en

igen det er jo ikke sådan at det her nødvendigvis medfører

der er mulighed for at indføre en disciplinær straf over for dem som udebliver fra afsoning og det finder jeg faktisk er tilstrækkeligt til allersidst skal

som jeg kom med det er nok rigtigt at mange af

bliver indkaldt til afsoning

sf være med til at vi får

vi arbejde på det sammen for det løser det problem

som som fru karina lorentzen dehnhardt rigtigt peger på

lige nu er problemet i hvert fald ikke at vi har pladser

afsoning der er også noget der hedder nærhedsprincippet som helst skal overholdes så man afsoner tæt på sin familie

der er en masse praktiske ting som i hvert fald skal afklares hvis vi skal kunne gå videre ad den vej men jeg vil ikke

stå her og sige at det ikke kunne være en

vi ved i hvert fald at når det handler om domstolene

forskellige tidsfrister som vi fra folketinget har har pålagt domstolene en væsentlig hæmsko for at de selv

kan planlægge arbejdet på fornuftig vis

jeg vil aldrig sige nej til at kigge på om vi kan gøre

at når man fremstiller en

en uge i forvejen ved at han ikke kommer problemet med ham der udebliver fra afsoning er at

at man en uge i forvejen ligesom

det trækker op til sådan og sådan

vedkommende nærhedsprincipmæssigt skal afsone

er en fremrykkervej men jeg synes da herre karsten nonbo skal stille nogle spørgsmål til justitsministeren for at få afklaret hvad man egentlig

på det her område så kan vi jo diskutere det på et senere tidspunkt jeg tror bare

at det er helt så simpelt som herre karsten

bliver indkaldt og hvis ikke

skal det selvfølgelig have en konsekvens

det har det jo også det har rent faktisk en konsekvens at man ikke møder til det tidspunkt man er blevet tilsagt til der er nemlig mulighed for at lave disciplinære sanktioner man kan udsætte det tidspunkt hvorfra

kan få lov til at få udgang det kan få stor betydning

muligheden for prøveløsladelse man kan komme i

afsone i et åbent fængsel ja så skal man ind og afsone i et lukket fængsel så der er altså muligheder for at sanktionere de som ikke møder til tiden

for at understrege det allerede ved indledningen af min ordførertale fordi nogle

forledes til at tro at det slet ikke har nogen konsekvenser at man ikke møder op til tiden at man

gøre som det passer en det kan man ikke det har konsekvenser når man ikke møder til tiden

en arbejdsgruppe jo så kommet med nogle forslag til

jo rigtigt at selv om vi har disse muligheder for konsekvenser disciplinære sanktioner og at de også virker men at de ikke virker på alle så er der selvfølgelig basis for at man

der har været nedsat en arbejdsgruppe som det er blevet nævnt

er så kommet med nogle forslag og jeg tror faktisk på at de forslag man nu vil gennemføre

får en betydning og en effekt jeg tror faktisk at hvis man i indkaldelsen klart og tydeligt tilkendegiver hvad konsekvensen er af ikke at møde til tiden så vil der være nogle der pludselig bliver opmærksomme

det er ikke gratis bare at blive væk det er ikke gratis bare at ignorere en indkaldelse til en afsoning det har rent faktisk nogle konsekvenser det vil jo i hvert fald virke

der gider læse den indkaldelse de får det næste man kunne og det er så også det arbejdsgruppen foreslår er

standse udbetalingen af eventuelle sociale ydelser

som tilsagt til afsoning kan se

en god idé at få det overstået se at komme ind og få udstået den straf man

det sidste men måske endda det allerallervigtigste i forhold til

sige nej til forslaget fra dansk folkeparti her i dag er jo at

det som dansk folkeparti foreslår har været prøvet og da man prøvede det havde det ingen effekt

give yderligere straf til dem der ikke møder op til afsoning til den tid de er tilsagt

betydning ingen indflydelse på hvor mange der møder til tiden

det har man forsøgt sig med i norge i norge har man jo rent faktisk den mulighed at man kan straffe dem som ikke møder op til tiden men det har ikke

derfor synes jeg at beslutningsforslaget

man gør en hel del som rent faktisk virker

så kan man få noget ekstra straf fordi så kunne det være at den der i forvejen er dømt kan se

flere dage det er jo fristende

også snublende nært at tro at det vil have en effekt men der er vi så så heldige at det har været prøvet et andet sted

skal gøre det som har en effekt og det er altså ikke at lægge straf oveni

folketinget

fire og halvfems ud af tre hundrede og ni og tres voldsdømte ikke mødte

juli kvartal to tusind og ti

at man forsøger noget men

det synes jeg nok er et noget mystisk spørgsmål

rent faktisk møder op hvis de får en ordentlig vejledning altså en indkaldelse hvor det er skåret ud i pap hvad konsekvensen er hvis de

at man standser udbetaling af de sociale ydelser så har de to tiltag tilsammen

ikke alle vil tage notits af at de sociale ydelser stopper nej

og dem det har en betydning for

synes jeg da vi skal kranse ind

bliver lidt mere bevidste om hvad konsekvenserne

sammenholdt med alle de andre tiltag man i forvejen gør tror jeg på at det har en effekt

var nitten procent i to tusind og seks men

så vi er altså tilbage på et niveau der

derfor efterlyser jeg at man mere klart siger jamen det vi gennemførte i to tusind og fem

det der kalder på at vi skal gøre noget

siger at debatten er kærkommen og velkommen

har jo også givet anledning til at man rent faktisk har haft nedsat en arbejdsgruppe der har kigget på det her og er kommet med forslag til hvad

det meget høje antal voldsdømte som ikke møder

foreslår nemlig at vi får flere straksdomme og flere straksafsoninger i det omfang kapaciteten er til det

vi varme tilhængere af at man gør det

når man har fat i nakken

får vedkommende direkte til afsoning det er vi store tilhængere af det vi ikke er tilhængere af er det forslag som dansk folkeparti lægger frem her i dag nemlig at vi skal gøre som

et udmærket forslag at skærpe straffen for dømte der udebliver fra afsoning så man ikke bare skal nøjes med en påtale eller et gult kort hvis man udebliver

man får lagt dage oveni

og tænkt og

erfaringer der er fra andre lande så

det siger alle men det som vi er

hvilken slags konsekvens det skal være der sker jo noget der er

sanktioner omkring prøveløsladelse

sker noget det der selvfølgelig også står uvist hen

mener vi at erfaringerne fra norge helt klart overbeviser os om at det her ikke har nogen gang på jord i hvert fald ikke i danmark fordi det ikke har haft nogen effekt i norge tværtimod

i langt højere grad skal oplyse de dømte

de nuværende konsekvenser som både ministeren og andre ordførere også har været inde på det betyder ikke at det ikke er et relevant spørgsmål som vi har hørt fra herre peter skaarup

op for det er et meget meget relevant spørgsmål

ekstra dage på straffen som man gør i norge det ved vi ikke har

nogen effekt eller skal vi som vi også har hørt

andre ordførere omtale

konsekvenserne vi er overbeviste om at det er det sidste der vil afhjælpe det problem som man har på nuværende tidspunkt

det som dansk folkeparti foreslog er der åbenbart ikke stemning for

herre simon emil ammitzbøll fra liberal alliance og sige

liberal alliance støtter forslaget så lidt støtte er der at hente fra vores gode kammerater i liberal alliance

frem under debatten og det

justitsministeren har fået resultatet fra den arbejdsgruppe der har arbejdet med det her emne igennem et stykke tid det var i to tusind og ni at det

arbejdsgruppen siger altså at der er nogle muligheder for at gøre mere for at undgå det her problem

da fint at arbejdsgruppen er barslet og det er også fint at man vil

at skabe noget bedre information til de

hvornår de skal møde op og under hvilke omstændigheder og at man som jeg hørte det vil lave den konsekvens og det var måske så den eneste konsekvens man ville indføre nemlig at man vil stoppe

det sidste er selvfølgelig udmærket nemlig at det

vi vil under udvalgsarbejdet i forbindelse med behandlingen af det

det har måske ikke den helt store effekt men vi må jo prøve

se hvad det rent faktisk kommer til at betyde venstres ordfører

straksafsoning i forbindelse med at man

her med at gå og planlægge at man til sommer om fire måneder lige tager sin straf

man har fået en dom for noget kriminalitet er der ikke meget straf i

ind at sidde på et eller andet tidspunkt

enige fru karen hækkerup

socialdemokraterne synes åbenbart

gennemføre vores politik og det er vel også uanset om det er en socialdemokratisk politik fordi der ikke er fængselspladser nok nu giver vi op vi kan ikke gøre noget for

afsonere selv om de laver noget kriminelt det

det der var læren af det som

hvis vi vil skabe mere plads og det bliver vi nødt til at diskutere på et andet tidspunkt

ikke sørge for at de udenlandske kriminelle der optager en relativt stor del af fængselspladserne specielt i de lukkede fængsler kommer til at afsone

alvorlig kriminalitet det er ikke så længe siden vi så en

rumænsk drabsmand han

men han får altså mulighed for at afsone i et dansk fængsel arme de medfanger som han skal sidde sammen

at afsone i et dansk fængsel selv om han egentlig burde afsone i sit hjemland

at lave lave aftaler med de

for ikke så længe siden en lille studietur

i nærområdet

har også mange udenlandske kriminelle

er meget klar den går på

det her højsikkerhedsfængsel hvor der også meget behandling og meget resocialisering

resocialiseres i samfundet de skal hjem til deres hjemlande på den anden side af den fængselsstraf de nu

vi bliver nødt til at forholde os til i danmark det er da tåbeligt at investere meget fængselsplads tid og behandling

nogle der i virkeligheden i den sidste ende skal hjem

karsten nonbo venstres ordfører jeg synes bare at man er nødt til at gøre sig klart hvordan de

at udeblivelsesprocenten over årene har ligget på nogenlunde det samme niveau uanset hvad folketinget har forsøgt sig med af forskellige initiativer

skulle ind at afsone i to tusind blev det seks og tyve procent i to tusind og et seks og tyve procent i to tusind og to syv og tyve procent i to tusind og tre seks og tyve procent i to tusind og fire fem og tyve procent så skete der noget

med nogle initiativer som vi har

syv kom den så op på fire og tyve procent igen

to tusind og otte og seks og tyve

og så blev omkring fem og tyve til seks og tyve procent i to tusind og ti vi har

for hele året men det er skidt at hver fjerde ikke møder op til afsoning og særligt når det gælder voldsmænd der jo så er på fri fod og kan lave ny voldskriminalitet

det er noget politiet bruger mange ressourcer på og de ressourcer kunne man måske spare lidt på hvis man fik dem ind at afsone

kan finde ud af noget der batter lidt mere

så vildt afhængige af at få de sociale ydelser den måned men hellere vil være på fri fod

og derfor arbejder vi videre med det her forslag og håber

udvalgsarbejdet kan medføre at

støtter forslaget og vi vil også prøve at bearbejde enhedslisten som ikke sagde så meget i forbindelse med debatten

hvis nu regeringen på et tidspunkt finder ud af

regeringen med men det vil vi arbejde med

at forslaget til folketingsbeslutning henvises til retsudvalget hvis ingen gør indsigelse betragter

forhandlingen er åbnet justitsministeren

efter dette beslutningsforslag

tanken hvis det altså vedtages at pålægge regeringen at søge foreningen hizb ut tahrir opløst ved dom på grundlag af et foreløbigt forbud det forbud skal meddeles af justitsministeren eller af en anden myndighed der er bemyndiget hertil af justitsministeren og der henvises så i beslutningsforslaget til grundlovens § otte og halvfjerds stykke tre anden punkt

lad mig starte med at slå fast at regeringen ikke kan støtte forslaget men inden jeg går over til sådan selve indholdet af beslutningsforslaget og forklaringen på hvorfor vi ikke kan støtte forslaget

gerne gøre regeringens holdning til hizb ut tahrir helt klar regeringen tager kraftigt afstand fra hizb ut tahrirs holdninger foreningen repræsenterer et menneskesyn der ligger uendelig langt fra alt hvad vi mener at det danske samfund bør stå for det skal der ikke herske nogen tvivl om det har regeringen givet udtryk for ved adskillige lejligheder jeg er overbevist om at det er en opfattelse som langt de fleste kan tilslutte sig det blev også klart bekræftet under retsudvalgets samråd for en måned siden det var den tredje marts hvor vi havde lejlighed til at debattere spørgsmålet om et forbud

så til selve beslutningsforslaget som nævnt pålægger beslutningsforslaget regeringen at søge hizb ut tahrir opløst ved dom på grundlag af et foreløbigt forbud meddelt af justitsministeren eller af en myndighed der

justitsministeren vi har jo tidligere her i folketinget ved adskillige lejligheder diskuteret spørgsmålet om et forbud mod hizb ut tahrir men jeg tror alligevel at det kunne være nyttigt at begynde med nogle generelle bemærkninger om grundlovens § otte og halvfjerds der som bekendt fastlægger rammerne for hvornår der er mulighed for at opløse en

først og fremmest at borgerne kan danne foreninger uden først at skulle have tilladelse fra myndighederne der er altså i den danske grundlov et forbud mod foreningscensur danskerne kan frit danne foreninger det er stadfæstet i grundloven og sådan

indeholder bestemmelsen principielt mulighed for at en forening som allerede er dannet kan opløses opløsningen kan ske ved dom og forudsætter at foreningen har et ulovligt øjemed for eksempel at den har som formål at gennemføre eller medvirke til overtrædelser af straffeloven

påpeger indeholder bestemmelsen i den forbindelse en mulighed for at der kan nedlægges et foreløbigt forbud mod en forening mens en sag om opløsning behandles ved domstolene forslagsstillerne synes i den forbindelse at lægge til grund at det er sådan en helt fri politisk beslutning som regeringen kan træffe uden skelen til retsregler eller lignende men sådan er det selvfølgelig ikke i en demokratisk retsstat som ved alle andre afgørelser der har indgribende betydning for borgerne er det naturligvis ikke overladt til en regerings sådan frie politiske skøn om der skal nedlægges et foreløbigt forbud mod en forening en justitsminister kan efter grundloven kun nedlægge et foreløbigt forbud mod en forening hvis de retlige betingelser for det er opfyldt det betyder bla at der skal foreligge et ordentligt bevismæssigt grundlag før der kan nedlægges et foreløbigt

altså ikke bare fare ud og nedlægge et forbud medmindre den har en formodning om at beslutningen vil blive fulgt

indhold og det mener jeg altså ikke at

på nuværende tidspunkt er grundlag for som det nok er de fleste bekendt har rigsadvokaten to gange

år undersøgt muligheden for at få hizb ut tahrir opløst i januar to tusind og fire afgav rigsadvokaten således en redegørelse til justitsministeriet om en eventuel opløsning af hizb ut tahrir efter grundlovens § otte og halvfjerds og rigsadvokaten konkluderede at det måtte antages

at der ikke ville kunne føres det fornødne bevis for at betingelserne i grundlovens § otte og halvfjerds for opløsning af foreninger var opfyldt på baggrund af en dom fra februar to tusind og syv hvor hizb ut tahrirs daværende talsmand blev dømt for overtrædelse af straffelovens

tres b

der også kaldes racismeparagraffen overvejede rigsadvokaten igen om der var grundlag for at søge hizb ut tahrir opløst ved dom og rigsadvokaten konkluderede i den forbindelse i en supplerende redegørelse fra juni to tusind og otte at de nye oplysninger ikke gav grundlag for at søge hizb ut tahrir

var sådan at der aktuelt var grundlag for at søge hizb ut tahrir opløst

på den baggrund har rigsadvokaten i juli to tusind og otte iværksat en ordning som betyder at rigsadvokaturen løbende modtager indberetninger fra politikredsene og statsadvokaturerne om forhold der kan have betydning for spørgsmålet om et forbud mod hizb ut tahrir

rigsadvokaten har i den forbindelse også anmodet politiets efterretningstjeneste om løbende at blive orienteret om relevante oplysninger om foreningen rigsadvokaten vurderer så på baggrund af de modtagne indberetninger og orienteringer løbende om der er et grundlag for at søge hizb ut tahrir opløst og indtil videre har der altså ikke været et sådant grundlag men jeg vil gerne understrege at

er det regeringens opfattelse at sådan en sag bør anlægges

ikke at have overdrevne forventninger til hvad man ville kunne opnå med en opløsning af hizb ut tahrir virkningen af opløsningen ville jo være at foreningen retligt set holdt op med at eksistere at foreningens eventuelle formue ville kunne

være mulighed for at straffe personer som deltog i en fortsættelse

men de personer som i dag er medlem af hizb ut tahrir og de holdninger som de personer står for vil fortsat være her for man kan jo ikke forbyde eller opløse mennesker og deres holdninger det er således vigtigt at holde fast i at en eventuel opløsning af hizb ut tahrir ikke

og at de personer som i dag er medlem af hizb ut tahrir

og efter alt at dømme stadig væk vil have de holdninger de har i dag og give udtryk for dem selv om foreningen bliver opløst derfor er det efter regeringens opfattelse afgørende at de konkrete lovovertrædelser der

begået af foreningen eller dens medlemmer bliver retsforfulgt

afstand fra det hizb ut tahrir står for i den udstrækning udtalelser eller handlinger udgør en strafbar overtrædelse af lovgivningen skal vi reagere konsekvent i hvert enkelt tilfælde men en justitsminister kan altså kun nedlægge et foreløbigt forbud mod en forening hvis de retlige betingelser for det er opfyldt det betyder bla at der skal foreligge et tilstrækkeligt bevisgrundlag før der kan nedlægges et sådant forbud det grundlag er ikke til stede i dag men som jeg også sagde modtager

og politiets efterretningstjeneste

den baggrund vurderer rigsadvokaten om der er grundlag for at søge foreningen

hvis rigsadvokaten på et tidspunkt måtte finde at der er grundlag for at søge hizb ut tahrir opløst

er det regeringens holdning at hizb ut tahrir skal søges opløst men det er altså ikke tilfældet i dag og derfor kan regeringen ikke støtte

jeg vil lige læse op fra grundlovens § otte og halvfjerds stykke to

den siger foreninger der virker eller søger at

deres mål ved vold anstiftelse af vold eller lignende

af anderledes tænkende bliver at opløse ved dom

foreninger der virker eller søger at opnå deres mål ved vold bliver at opløse ved dom de prøver i hizb ut tahrir jo

at andre skal bruge vold

anstiftelser til

opfordrer til vold men det som der jo skal lægges vægt på er

at opnå nogle mål

det er ikke nok at konstituere et grundlag for at der er nogle medlemmer af foreningen som siger noget noget af den art som

det skal være sådan at man

har et ulovligt formål

er løsrevne enkeltpersoner der

som foreningens talsmand omdeler

andre hizb ut tahrir medlemmer omdeler det er stormøder som man sågar har fået mulighed for at afholde

fordi man opfordrede til ulovlige formål

i afghanistan så

hvad skal der til for at man så vælger

på bordet eller skal der en løbeseddel mere til eller et debatmøde mere til hvor man opfordrer på jøder eller opfordrer

hensyn til de udtalelser som kan findes i forbindelse med

som jeg erindrer det forskellige steder i relation til det møde på den sorte diamant

jo stærkt oprørende udtalelser man er kommet med ved den lejlighed

jo også givet anledning til at københavns politi i øjeblikket efterforsker om hizb ut tahrir i forbindelse med

det er sådan at københavns politis efterforskning

grundlag for en straffesag og det fører til en fældende

vil jeg da i lyset af det anmode rigsadvokaten om at man så igen vurderer spørgsmålet om opløsning af hizb ut

sådan et grundlag som kunne være afgørende men nu må vi afvente hvad den efterforskning

gennemfører i øjeblikket fører til og så vurdere det i lyset

omtaler vold imod danske soldater

siger at man er tilbageholdende

at ytre sig hvorfor er man så så bange for at nedlægge en forening som jo gang på gang er gået over de grænser som

de ytringer som medlemmer af foreningen kommer med

hvis det var sådan kunne vi jo bare forbyde den

det er vi vel enige om at det gør næh det afgørende i en demokratisk retsstat

fordi vi jo som udgangspunkt har foreningsfrihed

hvor medlemmerne har holdninger vi ikke kan lide

forskel på at sige at vi ikke kan lide foreningens

de er afskyvækkende det er tilfældet her at vi ikke synes at det er rigtigt

og så til ligefrem at sige at grundlovens betingelse for at forbyde foreningen er til stede

så ville medlemmerne jo stadig være til stede de ville færdes i samfundet

stoppet udviklingen fordi man nedlægger foreningen

er jo har de mulighed for det og som

skal ud skal man helt ud udført det man opfordrer til

meget meget langt ud før den her paragraf i grundloven kan komme til udtryk

at man sådan meget bombastisk siger at det

øjeblikket i københavns politi er om de pågældende publikationer og hvad der ellers

kan føre til en straffesag og derefter en fældende straffedom og

som rigsadvokaten så vil kunne lægge til grund for en

genvurdering af om der nu er grundlag for at søge foreningen forbudt ved dom men det må jeg som justitsminister

en justitsminister ikke politiserer anklagemyndighedens

men at det er juridiske vurderinger der ligger til grund for så alvorlig en ting som at at søge

en forening forbudt ved dom der kan man altså ikke bare ud fra nogen politiske betragtninger om at det jo egentlig

sige at nu må vi så få den forening forbudt det er en ganske alvorlig sag i et demokratisk land hvor der er foreningsfrihed at søge en forening forbudt derfor må jeg som justitsminister

hvad rigsadvokaten vurderer at der er juridisk grundlag for at gøre

som vi i hvert fald ser den og jeg kan simpelt

væbnet modstand er oprørende jeg beder nu rigsadvokaten genoverveje om der kan rejses en sag ved domstolene om opløsning

det var i december måned

og nu står justitsministeren igen og siger at han vil undersøge det og vente på rigsadvokaten og så videre er rigsadvokaten i gang med at undersøge det er der kommet nogen indikationer til justitsministeren om et eller andet foreløbigt resultat

svært ved at se hvordan man lave

og vurderer om der er grundlag for en straffesag

vil sådan en blive ført og det vil muligvis føre til en dom og det vil jo

give anledning til

er en dom på baggrund af de begivenheder og de udtalelser

men det er jo ikke til at vide på nuværende tidspunkt om det i sidste ende vil være tilfældet

hvor justitsministeren siger … jeg

grundlove eller forfatninger der gør at det kan de bare gøre eller er de bare mere konsekvente

mere bestik af hvad det reelt set er for en terrororganisation som svenskerne siger det egentlig er hvad mener justitsministeren om de forhold

til grund hvad der står i den danske grundlov

vi er enige om at det er regler som vi skal tage rimelig højtideligt og respektere

kan jo kun gisne om

konsultation ville føre til men

er nu ikke sådan at

er undergået skiftende fortolkninger

var meget optaget af at vi skulle have foreningsfrihed her i landet og derfor lagde vægt på at der skulle ganske meget til før man kunne forbyde en forening uanset hvor afskyvækkende man så i øvrigt syntes foreningens

venstre tager afstand fra hizb ut tahrir så meget som det overhovedet

vi synes at hizb ut tahrir repræsenterer nogle værdier og et menneskesyn som er

vi kan ikke støtte det forslag der her er

dansk folkeparti ligesom vi ikke har kunnet støtte det ved tidligere lejligheder

jeg synes derimod at justitsministeren endnu en gang har givet en grundig og seriøs redegørelse for de problemstillinger som denne sag indeholder vi noterer os også at københavns politi er i gang med en konkret efterforskning af hizb ut tahrir på baggrund af det møde der blev afholdt i den sorte diamant i starten af året

skal holde et skarpt lys på hizb ut tahrir på foreningen og på foreningens medlemmer

de skal naturligvis retsforfølges hvis de overtræder straffeloven ja hvis de overtræder enhver

skal de naturligvis retsforfølges

vi synes også at det er rigtigt at rigsadvokaten løbende har fokus rettet mod foreningen og dens ledende medlemmer men det må naturligvis også være sådan at der skal være en sagkyndig vurdering af hvorvidt grundlovens bestemmelser om at opløse foreningen skal have en fagligt funderet udsigt

der kan skrides til en sådan disposition grundlovens bestemmelser

vi skal tage meget seriøst og nogle som vi i venstre ønsker at værne om

det ændrer ikke ved at vi hvis rigsadvokaten vurderer at der er forhold

tage sådan et skridt det vil vi være indstillet på fra venstres side indtil da da synes jeg det vil være

løbende diskuterer de ytringer de aktiviteter de synspunkter og holdninger som hizb ut tahrir giver udtryk for diskuterer dem i det offentlige rum her i danmark ved enhver relevant lejlighed det vil være med til at udstille udstille de mennesker og den måde de arbejder på og det vil være med til at udstille de synspunkter og holdninger som de står for det er en dansk måde at tage afstand fra dem på det er demokratiets fornemste måde at gå i clinch med sådanne typer

afskyelige holdninger på det gør vi over for andre ekstremister det gør vi også over for nazistpartiet

synspunkter og dette at den slags ekstreme afskyelige holdninger som repræsenterer et menneskesyn vi på det kraftigste tager afstand fra bliver udstillet og modsagt er jo tror jeg et rigtig effektivt våben mod at den slags foreninger og synspunkter vokser og får fodfæste i vores samfund og i vores holdningsdannelse

at det sker og derfor er det også godt at vi har en debat om det her i dag det er med til at holde fokus på en forening som vi tager afstand fra det er med til at holde fokus på nogle synspunkter og et menneskesyn som vi

er vigtigt lige så vel som det er vigtigt at vores myndigheder løbende kigger foreningen og dens medlemmer kraftigt efter i kortene for det er nogle usympatiske måder der arbejdes på det er nogle synspunkter og nogle holdninger som ikke skal vinde fodfæste i danmark jeg synes også at mødet i den sorte diamant i starten af året var en voldsom provokation

også glad for at danmark på jeg nær sagt alle niveauer tog afstand fra mødet og det som det repræsenterede det var vel i sig selv et klart signal

kan karakteriseres som afstandtagende ord afskyelig usympatisk måske også styg og jeg ved ikke hvad nu har den pågældende organisation ageret på samme

de der løbesedler de har uddelt er jo ikke fra i går

for en måned siden det er jo gamle sager og alligevel sker der ingenting på trods af at justitsministeren

om der er basis for at

skal forbydes og ingenting er sket jeg tænker somme tider

hvad mod folk ude i samfundet tænker når de nu år efter år hører den her debat

deres aktion deres måde at agere på påvirker jo andre unge fra samme gruppe i negativ retning det kan da ikke have sin rigtighed at det bare skal

det officielle danmark har en meget rigtig meget moden meget fornuftig tilgang til den her problemstilling

vi skal tage afstand fra hizb ut tahrir det gør vi jo alle sammen vi skal bekæmpe de holdninger og det menneskesyn som de står for det skal vi gøre med ordets magt og så skal vi naturligvis give de kompetente myndigheder vi har

respektere at det tager den tid som det nu gør vi må også respektere at rigsadvokaten i to omgange inden for de seneste år har udtalt sig

jo ikke bare her fra salen tage et så drastisk skridt som der her lægges op til

må naturligvis have sagkyndigheden og rigsadvokaten med

foreningsfriheden i grundlovens forstand er

anvender en anden form for magt når de bliver uenige med nogen

også helt enig i at vi skal overholde grundloven og at der skal være ytringsfrihed og foreningsfrihed det er helt klart men lige præcis de elementer som den her organisation står for

det stik modsatte og som jeg sagde før er det noget der har fundet sted i årevis jeg må sige at ked af at man egentlig kan få den opfattelse at er en form for berøringsangst over for virkelig at træde i karakter og sige

vi igen skulle konsultere grundlovens fædre

at de ville vende sig i deres grave hvis de hørte at der er så megen tilbageholdenhed med virkelig at sige nu er det nok

er ordføreren jo i og for sig også enig i den tale jeg har holdt på venstres vegne og det kan jeg kun være glad og tilfreds med vi må ikke se bort fra

altså

tro og synes det skal kunne dokumenteres i en sådan grad at det er sandsynligt at

som sådan virker ved vold det er ikke nok hvad man siger det er ikke nok hvad enkeltpersoner gør og siger det skal kunne dokumenteres at det er foreningen som sådan der virker ved trusler og ved ulovligheder

det har rigsadvokaten på

juridisk grundlag altså indtil dato ikke vurderet var muligt

nemlig at opløse foreninger der virker ved vold eller

for at være enig

der er sigtet der bliver omdelt løbesedler

til at udføre nogle af de handlinger som de udfører med selvmordsangreb i afghanistan og

er der ikke en verden til

agerer og udtrykker sig og den måde

vi ser vores samfund fungerer på og den måde vi ønsker et demokrati skal være funderet på jeg synes der er grund til at tage afstand fra hizb ut tahrir og jeg vil på ingen måde komme til at stå som en der skal forsvare hizb ut tahrir

at vi respekterer montesquieu og magtens tredeling

der skal tage stilling til om en forening kan opløses eller ej det er noget der skal ske ved dom og her må vi acceptere at der er en lovgivende

en dømmende magt vi må respektere at rigsadvokaten som øverste anklagemyndighed ikke mener at der er basis for at foretage det skridt som det vil være at skulle opløse hizb ut tahrir ved dom

hizb ut tahrir men at det

man gør det på er at man udsteder en foreløbig opløsning og at man derefter fører en sag ved domstolene

enig med

af en vigtig paragraf fra grundloven netop paragraffen om at en forening der virker med og ved vold er at opløse

at sige ved dom det er domstolen der i sidste instans skal tage stilling til om en given forening kan opløses og hvorfor skulle en regering tage skridt til

så drastisk handling også set ud fra et statsretligt synspunkt og i den grad udfordre grundloven hvis ikke man fagligt sagligt og med de

personer og institutioner som regeringen har til rådighed mener at det kan føre til en dom det må jeg sige

som ministeren også så rigtigt har sagt heroppefra

i vores samfund og vil sandsynligvis stadig have de meninger og holdninger som vi tager afstand fra så derfor er der jo grund til at tænke hele det her problem rigtig grundigt igennem før man skrider til nogen drastiske

kan man næsten sige at det er en konkurrence i hvem der er mest villig til at

vi bredt i folketinget hele vejen rundt er enige om at

de politiske holdninger som hizb ut tahrir står for vækker afsky

og har konkluderet at vi med vores grundlov i hånden ikke har mulighed for at forbyde hizb ut tahrir

flere forskellige niveauer man kan tale om det som hizb ut tahrir står for og

er vi imod det taler os imod det er ubehageligt at lytte til og det er noget vi ville ønske ikke fandtes i vores samfund

forsøge at opløse hizb ut tahrir fordi de ikke kan bevises at være ansvarlige for ulovlige forhold og fordi der ikke bør rejses en sag ved domstolene når

bevis det vil sige at en sag

falde og derfor skal den selvfølgelig slet ikke rejses

komme ud af det hvad ville konsekvensen egentlig være hvis man forbød hizb ut tahrir

godt frygte at hvis man går ind og siger vil forbyde den her forening

så vil det blive endnu mere spændende endnu mere dragende endnu mere fascinerende at se hvad der foregår bag de lukkede

i givet fald vil betyde for rekrutteringen

en ting er at man ikke kan lide folk ikke kan lide en forening

og alle disse oplysninger er

det onde at en forening som hizb ut tahrir ikke er forbudt det giver også visse fordele

vi kan ikke forbyde hizb ut tahrir der er ikke hjemmel i vores grundlov til at

vi bryder os ikke om

den demonstration der var den toogtyvende januar

stå foran en offentlig bygning hvor hizb ut tahrir holdt møde

på den anden side af bygningen ved den sorte diamant

jeg forstår godt frustrationen og jeg forstår godt afskyen

forhold hvorvidt det er muligt at forbyde

endelig det sidste argument hvad ville egentlig være konsekvensen af et forbud ville det gøre det mere spændende at være medlem af hizb ut tahrir ville det øge rekrutteringen

der bliver planlagt hvornår der skal være møder

man må sige at når nu konklusionen er at foreningen ikke kan opløses

at det udelukkende ville være af det gode hvis den kunne

visse fordele ved at vi ved hvem de er hvornår de holder møder og hvad de snakker om så jeg synes at vi skal slutte debatten med at sige vi er alle sammen enige om

de står for men konklusionen er at foreningen er der og

tage det gode i i at

mulig bygninger af i de store byer er det så en god idé at

rundtomkring til at begynde at sætte ild på offentlige bygninger

ikke er særlig godt at have en forening der

der er selvmordsbombere i afghanistan og andre steder i verden

mange gange om året i afghanistan og det går ud over danske soldater og familierne

der bliver dræbt er det rimeligt at vi har en forening

sige ting og sager imod den her forening

vi diskuterer om man kan forbyde en forening

i øvrigt er mit indtryk at dansk folkeparti værner meget om vi har i grundloven både § otte og halvfjerds

foreningsfrihed og mulighed for at opløse foreninger når det

kan bevises at de virker ved vold

undersøgelser den sidste var på fire og fyrre sider der redegør for hvorfor man ikke vil kunne anvende de paragraffer der findes i grundloven til at opløse hizb ut tahrir som forening

vi ikke bryder os om dem og det er vi vi bryder os ikke om dem men vi værner om vores grundlov og det plejer vi ellers også at være enige om socialdemokraterne tager det i hvert fald meget alvorligt at vi har en grundlovssikret rettighed til at danne foreninger

det skal være domstolene der skal kunne løfte bevisbyrden for at en forening virker ved vold og når rigsadvokaten som man må sige er den der må vide mest om det konkluderer at der ikke er grundlag for at rejse en sag

er bange for at tage den konfrontation med hizb ut tahrir og derfor vælger ikke at opløse foreningen den tanke kunne man jo få når man læser grundlovens § otte og halvfjerds som netop taler om at foreninger der virker ved vold eller

opløses i og med at hizb ut tahrir jo så gør alt hvad de kan for at opfylde den paragraf hvorfor vælger man så ikke at skride til handling

er enig i følgende udtalelse der lyder sådan her jeg har tidligere været bekymret over at forbyde hizb ut tahrir men efter at have oplevet hvor meget de hader demokratiet og hvor lidt de ønsker en dialog tror jeg at et forbud er den eneste løsning

røbe at det er en udtalelse der kommer

til at se i øjnene at rigsadvokaten har lavet nogle grundige analyser og de indskrænker det råderum der er for at handle vi tager alle sammen afstand fra hizb ut tahrir som jeg sagde sagde har jeg selv været nede og deltage i demonstrationen mod hizb ut tahrir jeg synes at det

når jeg ser deres møder når jeg ser at de holder kønsopdelte møder når jeg hører hvad de siger men derfra og så til at ville forbyde en forening

i en meget meget grundig analyse

vi har bare at acceptere tingenes tilstand vi har bare at

at føde og huse og give dem gratis kost og logi uanset at de virker ved antidemokratiske forhold uanset at de

andre unge i deres egen gruppe på en måde der gør at vi får større og større problemer med sådan en gruppe mennesker

kunne infiltrere og undersøge at være opsøgende i forhold til de grupper hvor man ved at der vil være unge sjæle der vil

af de her antidemokratiske holdninger hvis vi skal antidemokratismen til livs hvis vi skal møde islamisterne der hvor de allerhelst ikke vil møde os så er det jo ved at tage en dialog så er det ved at vi har folk der tør tage dialogen med deres folk og sige at det de står for er forkert

for at vise dem at der findes en anden vej det med at tro at man alene kan forbyde sig til at en holdning forsvinder er altså noget der hører andre end demokratiske stater til man kan ikke forbyde holdninger man kan bekæmpe holdninger og det gør man med ord og det gør man

vi skal gøre samtidig med at vi giver politiets efterretningstjeneste

for på allerbedste måde at opsnuse

strømninger der rører sig i de her miljøer og hvornår

er ved at blive grebet af de her antidemokratiske strømme og hvornår man kan sætte ind med bekymringssamtaler og andre ting for mig handler det her om at få nedbragt antallet af unge mennesker der falder i hizb ut tahrirs kløer

og overtale de mennesker som er så fanatiske inde i hovedet at de

alt hvad vi egentlig står for vores fællesskab vores ligestilling mellem kønnene vores måde at agere på det vi spiser den måde

at alt

de informationer der påvirker de unge mennesker de tv kanaler de

den måde de agerer på det fællesskab de har sammen med alle andre siger jo at det der dialogsnak ikke virker

er rigtig dejligt det skal de have lov til

af muligheder for at gøre noget ved det kan vi forbyde foreningen nej det kan vi ikke for rigsadvokaten har vurderet i flere redegørelser at der ikke er grundlag for

forbyde den fordi det ikke ved domstolene vil kunne bevises at de er ansvarlige for gentagne ulovlige forhold og

rejses en sag ved domstolene så så lang tid der ikke er grundlag for at antage at der vil kunne

fordi vores grundlov netop sikrer vores frihedsrettigheder til at danne foreninger

jeg har stillet som jeg allerede sagde

rekrutteringen hvis den bliver forbudt vil det så gøre det mere spændende vil det få flere unge til at søge den vej det svar har vi stadig væk ikke fået men det er da selvfølgelig en debat jeg synes at vi skal tage

er ved at give politiets efterretningstjeneste mulighed for alle steder hvor de her antidemokratiske strømme rører sig at sætte ind med bekymringssamtaler sætte ind med

hvor problemerne begynder at vokse sig store sådan at man får holdt folk ude inden de overhovedet bliver rigtig engageret i

blev jeg faktisk en anelse forskrækket jeg havde egentlig indtryk af at hizb ut tahrir var sådan en lille

der var faktisk mødt fem hundrede mennesker op

lige som resten af folketinget tage afstand fra den tankegang organisationen repræsenterer jeg synes det er fuldstændig uacceptabelt når man ikke spiller med på den demokratiske banehalvdel når man opfordrer folk til ikke at stemme ved et valg og når man ikke accepterer ligestilling det er simpelt hen ikke i orden

politiet til at gå ind i sagen da man

udsendte mødeindkaldelsen til

billeder af kister med danske soldater og hvor man

opfordrede til væbnet opgør i afghanistan det er ulovligt at opfordre til vold og det

billiger selvfølgelig at politiet undersøger vi synes der skal skrides ind over for enhver sag som det er muligt at skride ind over for jeg synes også

skulle bruges til det formål til afholdelsen af det møde men

jo konkludere at det er diamanten der bestemmer om det skal afholdes der eller ej men jeg synes det er ærgerligt at så fint et hus som egentlig skulle være en hyldest til ånden demokratiet og oplysningen skal bruges til så kedelig

skal huse en organisation som egentlig står for alt det modsatte

hørt de første ordførere og også justitsministeren

altså skal kunne føre et fornødent bevis for at det her er en organisation som virker ved vold og som dermed kan forbydes og opløses rigsadvokaten har allerede

det det vurderer justitsministeriet at det er der for så vidt heller ikke

egentlig en parallel situation til rockerne som vi jo har diskuteret

vi kunne forbyde

i bedste fald kunne betyde at det ville fratage dem noget status

og dermed ville ikke længere være så interessant for unge mennesker men det

også godt være at det virker modsat det ved vi faktisk ikke

til justitsministeren om

man har fået opløst den gamle det er der faktisk ikke det vil sige at vi kan komme ud i en endeløs situation hvor vi skal opløse og opløse

det her er jo heller ikke en hokuspokusløsning

så jeg tror vi bliver nødt til at konkludere at uanset hvor uenige vi er med hizb ut tahrir uanset hvor meget vi ønsker dem ad helvede til som

bliver det bare rigtig rigtig svært på nuværende tidspunkt betyder det så at vi skal sidde med hænderne i skødet og bare se til og lade stå til

jeg ved at de har været på rov i udsatte boligområder

fisket efter de marginaliserede unge hvor henvender de bekymrede forældre

for støtte og hjælp til at imødegå at

hvordan forhindrer vi den fortsatte rekruttering det synes jeg er et spørgsmål som er nok så væsentligt når vi nu ikke kan komme videre med et forbud vi har en grundlov som siger at det kan vi ikke jamen så må vi i det mindste gøre noget for

undgå at hizb ut tahrir vokser sig større

vi respekterer grundloven vi respekterer rigsadvokaten

sf kommer med under en debat som den

otte og halvfjerds taler jo netop om at foreninger der virker ved vold eller opfordrer

at så skal regeringen sørge for at foreningen bliver opløst på kort sigt indtil der så kommer

effektuere det som regeringen

i den rådgivning regeringen får

er sf altså med til at rådgive i retning af at foreningen ikke skal opløses det synes jeg er fattigt

er politiet i gang med at undersøge lige præcis den del vi ved ikke hvad udfaldet af det bliver men det er klart at

hvis vi kan føre bevis for at en organisation

opløses ifølge grundloven pointen er bare at rigsadvokaten både i to tusind og fire og to tusind og otte

til det her spørgsmål og det kan ikke lade sig gøre det betyder ikke nødvendigvis at vi bare skal sidde med hænderne i skødet jeg mener stadig at vi skal gøre noget for at begrænse tilgangen til hizb ut tahrir i danmark det må være det mindste vi kan gøre når vi nu

til disse mørkemænd og det var så

vil jeg sige gå ad helvede til hvis de har så dybe længsler om at leve i et religiøst diktatur

være lighedstegn mellem det man siger og det man gør

jo ikke her når sf overhovedet ingenting vil gøre

er situationen vi står tilbage med efter en debat som den

forbyde hizb ut tahrir i danmark vi har en grundlov som sikrer at det kan vi desværre ikke og derfor retter vi os selvfølgelig efter det men vi forventer også at det her

område bliver monitoreret at justitsministeren foretager de nødvendige observationer og vurderinger til enhver tid akkurat som vi har bestemt os for at det skal ske med rockerne

at vi stadig væk selv om det lykkes at få opløst den her forening vil have nogle personer som har nogle usmagelige holdninger og hvad i alverden gør vi ved det

holdninger hvordan forhindrer vi at de bliver rekrutteret til organisationer som hizb ut tahrir eller nazisternes

vilde med at invitere sådan

garanteret unge mænd alle sammen som tager hjem igen og påvirker deres lillebrødre i samme retning det er jo katastrofalt intet mindre

at vi intet kan gøre for at dreje vores land i en retning som åndsmæssigt er det

ligger i grundloven nemlig et flinkt og et rart og et godt land hvor vi tager hensyn til hinanden og respekterer ytringsfriheden og forsamlingsfriheden det kan vi ikke gøre i det her tilfælde vi bliver låst fast i en situation hvor det bare bliver værre og værre

men når det handler om andre konkrete sager

er grundloven ikke noget som helst værd jeg siger ikke at det her betyder at vi skal være glade for at hizb ut tahrir er her men det betyder at vi er nødt til at acceptere at lige nu er det sådan at vi

at kunne forbyde den og der er det så

jeg siger lad os gøre noget ved rekrutteringen jeg synes ikke

er i orden at storebrødre rekrutterer mindre brødre tahrir hvis det er sådan det forholder sig

det haster med at komme i gang med at lave en opfølgning

de små brødre og komme i dialog med dem så de ikke også vælger den vej

i dialog med dem og så ændrer de holdning

er jo simpelt hen en kulturforskel der gør at den model vi synes et samfund skal køre

diametralt modsat den som de andre mennesker jeg synes egentlig det er lidt synd for dem at de føler sig bundet i et land blandt nogle mennesker de ikke kan lide så jeg vil da opfordre til at vi på en eller anden måde hjælper dem til at komme derhen hvor de føler sig bedre tilpas det må da være løsningsmodellen når alt det vi står for virker aggressivt på dem virker modstridende i deres holdninger så må vi da hjælpe dem derhen hvor der er meget bedre for dem er fru karina

forbyde hizb ut tahrir

jeg ved bare at der er mange bekymrede forældre som ikke aner hvor de skal gå hen med deres bekymring de sympatiserer ikke med til hizb ut tahrir men de kan se at hizb ut tahrir går på rov i udsatte boligområder og fisker efter de her marginaliserede unge som trænger til et ståsted

det synes jeg er et kæmpestort og konkret problem

kan vi kun være sikre på én ting og det er at hizb ut tahrir

bør forbydes og opløses og det er med alle de argumenter der har været fremført her i dag

være nogen tvivl om at vi har det syn at de bør forbydes og opløses ved dom

men det er ikke folketinget der dømmer det er domstolene det er op til domstolene efter indstilling først fra rigsadvokaten og derefter fra justitsministeren

rigsadvokaten har to gange konkret været inde at skulle vurdere om grundlaget var til stede

det kunne ske rigsadvokaten fandt ikke at det var muligt at opløse foreningen ved dom i øjeblikket føres der sager ved politiet der er ved at undersøge om man kan straffe foreningen eller medlemmer af foreningen for nogle af de kriminelle aktiviteter de er mistænkt for og som vi andre har set

samtidig vurderer rigsadvokaten løbende i forhold til de indberetninger der sker omkring foreningen om der på et tidspunkt er tilstrækkeligt grundlag og beviser for at man kan løfte bevisbyrden og dermed føre sagen for domstolene med det resultat at foreningen

opløst men det forudsætter altså at rigsadvokaten når frem til den juridiske og ikke politiske

vurdering at foreningen rent faktisk kan opløses jævnfør grundlovens bestemmelser om det

der tror jeg dansk folkeparti måske har glemt at overveje konsekvenserne af at man fører sagen og taber den

ja så er man kommet i den situation at domstolene officielt har godkendt og blåstemplet hizb ut tahrir og det er alligevel det værste der kan komme til at ske så har jeg trods alt så meget tålmodighed at jeg hellere venter til at rigsadvokaten

er sikker på at man kan vinde en sådan sag og i samme sekund han har muligheden for at gøre det

jeg helt overbevist om at den første han ringer til er justitsministeren og så kører sagen jævnfør bestemmelserne i grundloven så på nuværende tidspunkt kan vi ikke støtte beslutningsforslaget her for forudsætningen for at få foreningen opløst er at der er en juridisk mulighed for at det kan ske og det vurderer rigsadvokaten lige nu at der ikke er men vi ved jo ikke hvad der kommer til at ske i næste uge eller næste måned

om at foreninger der virker ved vold eller

grundlovens § otte og halvfjerds stykke tre

hvad siger den den siger at ingen forening kan opløses ved en regeringsforanstaltning

opløses ved en regeringsforanstaltning dog siger

kan en forening foreløbig forbydes men der skal da straks anlægges sag imod

den holdning hos rigsadvokaten eller bør det ikke være sådan

at her i folketinget forbyder foreningen hvorefter man fører en sag imod foreningen det er den måde jeg læser

eller hvad vi synes om den eller hvad vores holdning

er afgørende det der præcis

er også det som herre peter skaarup citerer nemlig at

man skal kunne dokumentere og bevise at det er

den overvejelse og vurdering overlader vi ikke til et flertal i folketinget men til en juridisk ekspertise nemlig rigsadvokaten for det man skal huske på og det synes jeg stadig væk herre peter skaarup glemmer er hvad er konsekvenserne af at regeringen foreløbig forbyder foreningen at

at det offentlige taber sagen

hizb ut tahrir dermed bliver blåstemplet og godkendt det ville være temmelig

det sker derfor kan man jo godt

at hizb ut tahrir er dybt skadelig og

otte og halvfjerds og i den situation skal foreningen opløses det er det grundlovens og halvfjerds siger

halvfjerds stykke tre at der skal føres en sag mod den pågældende forening med henblik på dens opløsning ved domstolene så sagen er meget klar spørgsmålet er bare er man villig til at handle eller har man deponeret sin handlefrihed hos rigsadvokaten fordi man siger

forbyde den pågældende forening derefter skal der rejses sag ved domstolene og i sidste ende er det domstolene der skal vurdere om foreningen kan opløses ved dom men hvis man på forhånd ved at det resultat kan man ikke nå frem til hvis den juridiske ekspertise nemlig rigsadvokaten vurderer

ikke er muligt at løfte bevisbyrden tilstrækkeligt til at vi kan få denne forening opløst ved dom hvorfor skulle man så rejse den hvorfor skulle man så starte med at forbyde foreningen

uden relevans uden indhold uden betydning efterfølgende vil der blive afsagt en dom hvor foreningen vil blive frikendt så står vi pludselig i den situation at hizb ut tahrir er blevet godkendt og blåstemplet af danske domstole

forslaget og det kommer for en dommer

risikere at tabe og så vil det være en blåstempling hvis rigsadvokaten siger at man kan køre en sag så mener man

hvor man kan risikere at man ikke får det udfald man gerne vil have altså

det er rigsadvokaten der siger ja eller nej eller om det er folketinget der siger ja eller nej

en forudsætning for at man forstyrrer domstolene er at der er en sandsynlighed for at man kan vinde en sag

tidspunkt er det rigsadvokatens vurdering at den sandsynlighed ikke er til stede

så vil en sådan retssag jo være uden indhold man rejser en sag fordi flertallet i folketinget synes at man skal gøre det men et flertal i folketinget er ikke domstolene et flertal i folketinget kan ikke afsige domme og domstolene er frie og uafhængige jævnfør grundloven og derfor er det kun domstolene der kan vurdere om den pågældende forening skal dømmes til opløsning hvis man på forhånd vurderer

er i stand til at løfte bevisbyrden at der ikke er sandsynlighed for at man kan løfte bevisbyrden tilstrækkeligt så er der ingen grund til

hvis man på forhånd har udsigt til at man rent faktisk taber sagen at der er sandsynlighed for måske endda stor sandsynlighed for at man taber sagen så skal man ikke føre sagen man skal vente

et enigt folketing der gerne vil af med den her forening

at man meget meget gerne vil af med den her forening så bliver der talt om sandsynlighed her

som mener at sandsynligheden må være til stede

man har udtalt at man gerne vil af med foreningen

enigt folketing er enigt om at den her forening skal

der er blevet sendt ud af materiale fra hizb ut tahrir

sandsynligheden for at den vil blive dømt til ikke at kunne eksistere

når vi nu er så enige som flere af os er

at vi når vi når til anden behandling af det her beslutningsforslag

mod til at sige at et enigt folketing beslutter at vi lægger sag an imod hizb ut tahrir

dens aktiviteter udtalelser og synspunkter bør forbydes og søges opløst

klar politisk tilkendegivelse en holdning til det her en politisk holdning

men vores domstolssystem er ikke politisk vi lever jo heldigvis i et land hvor det ikke er hizb ut tahrir der laver lovgivningen men hvor det er demokratisk sindede mennesker

mange hundrede år har opbygget det her samfund hvor vi lever i en retsstat hvor det er domstolene der ud fra en juridisk vurdering skal vurdere

skal opløses eller ej de bedste til at vurdere om domstolene kan nå frem til det resultat må være jurister for det er det de er uddannet til og det er det de er trænet til det er derfor vi har en rigsadvokat en af landets fremmeste jurister til at vurdere det juridiske aspekt ikke det politiske men det juridiske

det er jo som herre tom behnke siger

så var jeg meget glad for den vinkel

risikerer man jo hvis man alligevel sætter sig ud

så ville vi jo alle sammen som

og hvad den forening står for

komme til at stå som et samfund der i virkeligheden anerkendte

det ville jo være dybt dybt ulykkeligt i forhold til hvad den forening står for

alle sammen mener om foreningen og dens holdninger det var jeg glad for at

om ordføreren er enig i at den udlægning her

er mangefold værre end at have lidt mere tålmodighed hvis jeg kender den forening ret og dens medlemmer og deres synspunkter og deres livssyn menneskesyn kvindesyn så er det kun et spørgsmål om tid før vi er nået dertil hvor man juridisk er i stand til at løfte bevisbyrden og hvor man er i stand til at få opløst ved dom jeg forudser at det kun er et spørgsmål om tid så derfor hav lidt mere tålmodighed det er langt mere værd end at vi fører en sag med den

og jeg tager rigtig rigtig meget afstand fra dem ingen tvivl om det jeg stod også nede ved diamanten og demonstrerede på livet løs

mod deres fuldstændig forfærdelige holdninger

det undrer mig meget at man har en forening som blev så

nogen problemer med selv at krænke andre så er det sagt

rigsadvokaten har jo været inde over sagen

situation hvor der er mulighed for

bakker det radikale venstre helt klart op om

jeg tror ikke man skal regne med at så forsvinder alle de problemer og udfordringer som vi har i danmark med hensyn til de mennesker

forbyde handlinger og man kan måske nå så langt at forbyde foreningen men man kan ikke forbyde

skabe et martyrium for rigtig mange unge mennesker hvis man går hen og forbyder det ingen tvivl om det

som sagde at mange af de unge mennesker

men risikoen kunne godt være

i kælderlokaler steder hvor vi andre ikke kan følge med og så bliver det rigtig rigtig

kan starte en ny forening og det er selvfølgelig også en udfordring som

vil sige og det er helt klart noget som optager det radikale venstre rigtig rigtig meget

unge mennesker som føler

kaldet til hizb ut tahrir og det er ikke kun et dansk problem det er et europæisk problem

også hørt noget om fjernsynskanaler og tv paraboler osv og det hænger sammen vi kan ikke isolere det kun til danmark der

være fantastisk at bruge noget tid på at diskutere

fuldstændig enig med konservatives ordfører på det her område som siger at hvis vi siger ja til det

som en klar sejr af hizb ut tahrir så tror jeg at man er nået lige vidt eller faktisk tror jeg at man er nået et skridt frem og tre fire tilbage

folketingssalen gerne støtte

af en dom dommen viser at man ikke kan true folk på et racistisk grundlag det er en sejr for retssamfundet og det sender et sender et signal til unge der

skulle rejse sagen mod hizb ut tahrir ved en domstol uanset

spørgsmålet er bare er det ikke nødvendigt

jeg har den radikale gruppe bag mig når jeg fremfører min sag og specielt set i lyset af at det her handler om at opløse hizb ut tahrir

egentlig ikke se at vi er så langt fra hinanden er er der juridisk grundlag for det

vi fuldstændig på linje med med dansk folkeparti og i øvrigt også med resten af folketinget og det synes jeg da helt klart man skal glæde sig

store tilhængere af at man netop prøvede sagen

sidde med armene over kors og sige at nå ja rigsadvokaten

går tiden jo bare og hizb ut tahrir hverver flere tilhængere og laver flere møder med kønsopdeling og udspyr endnu mere galde mod danske soldater med henblik på at kommer selvmordsaktioner mod vores soldater i afghanistan så spørgsmålet er bare hvad skal der til for det radikale venstre

at man vil lave et forbud skal der lig på bordet

ikke umiddelbart ser ud til at være opbakning

dansk folkeparti er kommet med ja det er næsten gået tilbage for

også fra de radikale men det

åbenbart ikke længere så

vil jeg sige at det der så er opbakning til og det der er holdningen i folketinget

herre tom behnke udtalte det jo meget klart

måske lige vidt men ville det ikke være en idé det er fortsat vores ønske i dansk folkeparti at man tog sagen i egen hånd og sagde jamen der er da en risiko for at man taber en sådan sag

der kan ske ting og sager som gør at man ikke vil være i stand til at vinde den pågældende sag men vi markerer så alligevel fra lovgivningsmagtens side og

i givet fald sige via regeringen at man udsteder et foreløbigt forbud og kører en sag og samler alle de beviser der skal til for at klargøre sagens alvor og jeg tror

være jurist og måske en af de meget højtplacerede af slagsen

at kunne finde argumenter imod en opløsning hvis man læser grundlovens

for at gøre det helt klart grundlovens § otte og halvfjerds taler jo

ved vold anstiftelse af vold eller lignende strafbar påvirkning af anderledes tænkende bliver at opløse ved dom

en forpligtelse vi har hvis der er sådan nogle foreninger det kan være foreningen af pædofile eller foreningen af pyromaner der opfordrer til brand i gaden eller misbrug af børn

noget vi skal gøre og så skal vi efterfølgende føre en sag

vold nemlig drab på jøder

i forbindelse med indkaldelse til møder for nylig i den sorte diamant

aktive selvmordsbombere i afghanistan der siger ja tak det skal vi da nok gøre

til had og drab

imod men almindelige mennesker domsmænd vil jeg tro og de deltager jo

på det her område det der så står videre i forbindelse med grundloven

nogen forening der kan opløses ved en regerings foranstaltning men

forbydes men der skal da straks anlægges sag imod den

jo præcis det som det her beslutningsforslag går ud på vi siger eller regeringen skal så i givet fald sige

og så fører man samtidig selvfølgelig vi overholder grundloven en sag ved domstolene der betyder

kan opløse foreningen ved dom

en udmærket debat vi har haft her i dag men det der mangler er i virkeligheden at man lader de ord man kommer med

handling altså at der bliver sat lighedstegn imellem det man siger

noget som man sådan i øvrigt ude i samfundet synes er i orden at vi har en forening der opfordrer til

der er da soldaterorganisationer som har opfordret til at man internerer dem der er medlemmer af hizb ut tahrir og går ind for sådan nogle ting fordi man med rette er bekymret

mod danske soldater hvad siger

bent melchior den tidligere overrabbiner kritiserer danmarks lempelige omgang

man holder det her møde i den sorte diamant han siger at kulturministeren

stig møller skulle stoppe den her forening og han siger at danmark er for langmodig det kan man da godt forstå når der omdeles løbesedler hvor man opfordrer til drab på jøder

hvad siger borgerne

af den danske befolkning siger at det her ikke

hvad siger vores integrationsminister

efter et møde hvor hizb ut tahrir igen havde opført sig truende

den her forening citatet her er fra kristeligt dagblad den

og nu hvor jeg selv har oplevet hvor fanatisk de hader demokratiet mener jeg at de burde kunne udvises der må være en grænse for hvor meget man må arbejde imod demokratiet

argumenterede for at man skulle opløse foreningen ved samme møde var socialdemokratiets nuværende formand fru helle thorning schmidt også til stede og konstaterede ved den lejlighed at hizb ut tahrir var utrolig aggressiv og truende over for

over at forbyde hizb ut tahrir men efter at have oplevet hvor meget de hader demokratiet og hvor lidt de ønsker en dialog tror jeg at forbud er den eneste løsning

så skulle de politikere der nu bestemmer

søren pind socialdemokraternes formand

komme i gang som repræsentanter for deres partier for at få sikret at der bliver lighedstegn mellem det man siger og det man gør det mener vi i dansk

skal være og derfor arbejder vi stadig væk

er at pålægge regeringen inden udgangen af indeværende folketingsår at fremsætte et lovforslag som indebærer at i sager om

dømmes alle for den konkrete forbrydelse hvis alt taler for at de sigtede ikke vil udtale sig det skal fremgå af lovteksten at det i sådan nogle sager er sådan at der skal ske en domfældelse subsidiært foreslås det at justitsministeren lader straffelovrådet udarbejde et udkast til en lovændring som i højere grad end nu gør det muligt at straffe medvirken

i bemærkningerne til beslutningsforslaget henvises der til at det er krænkende for retsbevidstheden at personer i en gruppe der har begået meget grov kriminalitet eller endda drab kan gå fri fordi ingen af personerne vil fortælle

at det i sådan nogle tilfælde bør være muligt at straffe alle der har deltaget i den kriminelle handling fordi de ved hvem der har begået forbrydelsen

må de alle tage ansvaret

så på en række sager hvor det ikke har kunnet bevises hvem i en gruppe der har handlet strafbart og hvor der derfor ikke er sket domfældelse

i hvert fald ikke i fuldt omfang regeringen

i forhold til den type sager som forslaget vedrører og som dermed i praksis ikke altid bliver fuldt opklaret men når det er sagt

at beslutningsforslaget ville stride imod det grundlæggende princip i dansk strafferetspleje

og det er et princip som der efter regeringens opfattelse ikke skal gives køb på det synspunkt vil jeg gerne uddybe om lidt men lad mig først beskrive dansk rets medvirkensregler nærmere for reglerne er faktisk rimelig rummelige det følger af straffelovens § tre og tyve at en straffelovsbestemmelse omfatter alle der ved

råd eller dåd har medvirket til den pågældende lovovertrædelse det er altså

allerede i dag muligt at straffe alle der har deltaget lovovertrædelse hvad enten deltagelsen består i planlægning forberedelse eller udførelse af forbrydelsen medvirkensansvaret er i øvrigt ikke afhængig af om den eller de andre medvirkende eller en eventuel hovedgerningsmand kan identificeres for at den medvirkende kan ifalde strafansvar forudsætter det at det kan bevises at personen med den fornødne subjektive tilregnelse det vil sige fortsæt eller uagtsomhed har foretaget en medvirkenshandling

ved tilskyndelse råd eller dåd har medvirket til den pågældende lovovertrædelse

for det første kræver medvirkensansvar at den pågældende har den fornødne såkaldt subjektive tilregnelse udgangspunktet

mens udgangspunktet for andre love er at både forsætlige og uagtsomme overtrædelser bliver straffet i den forbindelse kan jeg nævne at fortsæt kan foreligge i tre former der er direkte fortsæt hvor gerningsmanden altså med sin gerning

eller opnå en given følge altså har haft til hensigt for eksempel at dræbe en person

der sandsynlighedsfortsæt hvor gerningsmanden betragter det

er sket som overvejende sandsynligt altså for eksempel betragter dødens indtræden som overvejende sandsynligt og endelig

er der det man kalder dolus eventualis hvor gerningsmanden har anset følgen altså for eksempel dødens indtræden som mulig og ikke ville have

anderledes hvis han havde anset

psykologisk havde forholdt sig accepterende til muligheden den anden betingelse for at kunne dømme for medvirken er at personen har foretaget en medvirkenshandling og vurderingen af om denne betingelse er opfyldt er som regel mindre kompliceret hvis man for eksempel forud for et bankrøveri har holdt øje med banken for at fastlægge personalets rutiner

flugtbilen så vil der typisk ikke være nogen tvivl om at man har foretaget en medvirkenshandling imidlertid kan også passivitet nogle gange medføre at man kan ifalde et medvirkensansvar det gælder for eksempel ved forældres pligt til at beskytte deres børn mod vold eller seksuelle overgreb en handlepligt der i øvrigt hænger sammen med reglerne i forældreansvarsloven i retspraksis findes der altså eksempler på at en forælder er blevet dømt for medvirken til både vold og seksuelle krænkelser fordi forælderen har forholdt sig passiv

anfører som begrundelse for beslutningsforslaget at det ikke er muligt at idømme strafansvar i den situation hvor en lovovertrædelse bliver begået mens flere personer er til stede samtidig men hvor kun én foretager selve den strafbare handling og hvor det efterfølgende efterfølgende ikke er muligt at udpege denne person der vil jeg gerne understrege at det allerede i dag efter omstændighederne vil være muligt at idømme et strafansvar for alle i sådan en situation reglerne er faktisk skruet sådan sammen at hvis det kan lægges til grund at den strafbare handling lå inden for rammerne af hvad personerne i gruppen på forhånd havde aftalt eller var indforstået med så vil samtlige personer i gruppen

om det ikke kan bevises hvem af de tilstedeværende personer der begik

form for aftale om at denne person skal

vil kunne straffes for alle de slag som den person bliver udsat for uanset hvem der konkret udøver volden hvis situationen imidlertid så udvikler sig

en af gruppens deltagere pludselig tager en skjult kniv frem og stikker personen med den så vil de øvrige gruppedeltagere derimod almindeligvis ikke kunne dømmes for den del af volden da de i eksemplet ikke

forudse at voldsudøvelsen ville udvikle sig på den måde i eksemplet har alle gruppedeltagerne fortsæt til vold i form af slag og

kunne straffes for den del de har derimod ikke

til vold i form af knivstik og kun den enlige gerningsmand vil derfor kunne straffes for

beslutningsforslaget at hvis der ikke er nogle i gruppen der vil fortælle hvem der har ført kniven så skal alle personer i gruppen straffes for knivstikkeriet

jeg vil i lyset af det understrege som jeg også nævnte indledningsvis at det er et grundlæggende princip i dansk strafferetspleje at man er uskyldig indtil det modsatte er bevist det er altså anklagemyndighedens opgave at bevise den tiltaltes skyld ud over enhver rimelig tvivl

ikke den tiltalte som skal bevise sin uskyld hvis medvirkensreglerne ændres som det er foreslået

vil det for eksempel betyde hvis vi genbruger eksemplet fra før at også den person i gruppen som i tumulten ikke har set hvem der førte kniven vil kunne dømmes for knivstikkeriet fordi ingen af de andre deltagere vil sige hvem gerningsmanden er konsekvensen af sådan et udvidet medvirkensansvar der indebærer en kollektiv straf er altså

personer der blot har været på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt vil kunne dømmes for forbrydelser som de ingen andel har i så selv om det kan være en fristende tanke

er det regeringens holdning at vi ikke kan gå på kompromis med princippet om at man er uskyldig indtil det modsatte er bevist også selv om det eventuelt kan betyde at der er ti skyldige der går fri for at vi kan være sikre på at den ene uskyldige ikke bliver dømt dertil kommer at de gældende regler for medvirken som jeg gennemgik dem rent faktisk er temmelig rummelige når det gælder muligheden for at idømme et strafansvar og det er altså baggrunden for

sag er jo meget nærliggende at tage op

går på et offer med slag og

stikker offeret med kniven

i en situation hvor ingen vil sige det

og ikke for knivstikkeri og eventuelt mord synes ministeren virkelig at det er i orden at man kan blive belønnet for at

men her er vi altså i en situation hvor det må være sådan at det er anklagemyndigheden der skal bevise hvem der er

i eksemplet hvor der er en gruppe som begår vold og en så selv om det ikke var meningen eller aftalt eller forudsat pludselig tager en kniv frem og stikker offeret

så kan vi jo ikke bevise eller for så vidt vide om alle vidste hvem det var som stak med den pågældende kniv det kan ske under mange forskellige omstændigheder og derfor kan vi jo ikke sige at selve det faktum at man var til stede

andre på et tidspunkt hvor sådan en kniv blev ført fører til at man kan dømmes for

vi skal jo kunne bevise at den pågældende eller de pågældende

i selve røveriet ikke inde i banken men andre steder

flere personer

på en person hvorefter det ender med at personen afgår ved

jo fundet de huller der er i lovgivningen

det eventuelt ender med dødsfald så skal man bare holde tæt

ender med at blive belønnet for det så bliver man belønnet ved at blive

mildere end den som man reelt skulle

forstå at man kan komme ud med nogle straffe som er så

udpege gerningsmanden så dømmes alle for den konkrete forbrydelse hvis alt taler for at de sigtede ikke vil udtale sig

uanset at man ikke kan bevise hvem der har begået det man kan jo heller ikke vide om om alle ved hvem der har begået forbrydelsen men man siger bare at selve det at

kan dømmes der står også

en kollektiv forbrydelse skal kunne dømmes for den konkrete forbrydelse hvis gerningsmanden ikke kan udpeges altså alle der anholdes i forbindelse med den kollektive forbrydelse

hvor det dybest set ville være rimeligt nok fordi de alle på en

eksempler på at nogle går fri som vi

godt kunne være enige om ikke burde være gået fri men det afgørende må altså være at hensynet til at vi ikke dømmer nogen uskyldige taler stærkere end hensynet til at vi skal sørge for at alle som på nogen måde kunne være skyldige

har heldigvis et retssamfund her i danmark og i et retssamfund

nogle principper som er meget meget

at det er anklagemyndigheden der har til opgave at bevise en mistænkt og tiltalts skyld

den tiltalte der har til opgave at bevise sin uskyld det er et meget vigtigt princip justitsministeren har givet en grundig redegørelse og begrundelse og det fremgår jo også at der faktisk i reglerne som de er i

mulighed for at samtlige tilstedeværende i en gruppe kan straffes for en strafbar handling hvis det er sådan at

i forbindelse med en aftale en skrevet aftale en udtalt aftale en stiltiende aftale

også selv om det ikke kan bevises hvem der konkret i denne gruppe begik selve

er der altså mulighed for det hvis man kan dokumentere

i nogen grad mulighed

sådan som df i beslutningsforslaget ønsker men man må sige at beslutningsforslaget går videre og

vi ikke kan være med fordi vi jo altså klart ønsker at overholde alle retssamfundets principper og fordi vi ikke ønsker at bringe os i den situation at man kan blive dømt for ganske alvorlige forbrydelser simpelt hen fordi man har været på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt og fordi bevisbyrden er byttet rundt i forhold til det der er retstilstanden i dag

skal værne om det samfund

at man er uskyldig til det modsatte er

ministeren sluttede af med at sige at

man jo få noget med jeg vil bare spørge ordføreren om

ordføreren er enig i at man i forbindelse med

grelle sager hvor det er tydeligt at

kunne man i hvert fald overveje om vi skulle bruge

konkret kendskab til sådanne sager

går jeg ud fra at ministeren af egen drift igangsætter et forarbejde med henblik på

grov vold og den grove

holder vi tæt vi siger ikke hvem der udførte dødsstødet eller hvem der førte mordvåbnet og så ved vi

er problematisk at man på den måde kan udnytte

ordføreren i men

og begå lovbrud og til det forargelige og principielt helt forkerte hører også hvis man kunne komme i den situation at man blev uskyldigt dømt fordi man var på det forkerte sted

at de står rimelig alene her i folketingssalen der bliver sagt mange pæne ord og man får næsten det indtryk at der ikke er nogen der vil træde dansk folkeparti over tæerne men vi står

ene forslag efter det andet hvor dansk folkeparti går på kompromis med retssikkerheden og hvor man tilsidesætter grundloven og fuldstændig fundamentale principper i vores retssamfund så med den indledning kan jeg jo starte med at sige at heller ikke det her forslag kan socialdemokraterne bakke op om justitsministeren har gennemgået reglerne for medvirkensansvar

at skal man dømmes for en forbrydelse skal der være begået en handling man skal også kunne bevise at der har været

har været til stede

et individuelt ansvar

principielt krav om at der skal kunne føres bevis for det individuelle ansvar og hvis der har været en forbrydelse der er begået i forening

også løftes bevisbyrde for at det har været aftalt og at det altså har været en indforstået aftale hvad konsekvensen af den pågældende forbrydelse

at dømme folk kollektivt og i forening såfremt de her forskellige principper er er opfyldt og derfor kan man sige at grundlaget for dansk folkepartis beslutningsforslag falder bort der findes i virkeligheden allerede regler for at dømme folk hvis de har begået en forbrydelse i forening men som ministeren

så er der noget helt fundamentalt i vores retssamfund og det er at ingen uskyldige skal dømmes

kunne ske i den her forbrydelse var

med at tage livet af nogen

der har været oppe at slås og hvor der pludselig er en

efter dansk folkepartis opfattelse være grundlag for at samtlige fire hvis der har været fire

en bande kan dømmes for drab for mord hvis der ikke er nogen der angiver hvem

den reelle gerningsmand er man kan altså bare komme i den situation at der kan være en i den gruppe der vil blive uretmæssigt dømt måske endda en som slet ikke ved hvem den reelle gerningsmand er dermed står vi og siger jamen vores straffelov vil så være ændret fra at man er

det går selvfølgelig ikke så derfor kan socialdemokraterne

at blinke klart afvise det her forslag ministeren har redegjort for hvilke muligheder der er for at dømme når der er begået forbrydelser i forening og det kan

det er sådan man mener at de skal

på hvordan man kan slå et andet menneske ihjel i danmark og få en meget meget lille straf bare man holder tæt og ikke siger hvem der førte pistolen i det tilfælde som ordføreren jo kom

ud at slå et andet menneske ihjel det seks måneder for grov vold det er det man kan gøre

den opskrift som der netop

først bliver han slået og sparket hvorefter han bliver stukket med kniv han bliver slået og sparket igen der er fire mænd der

seks måneder for grov vold fordi man

bestemme hvem der havde ført

føres bevisbyrde for at man har haft forsæt enten direkte forsæt sandsynlighedsforsæt eller dolus eventualis så kan man ikke dømmes sådan er retspraksis og det er jeg

set meget meget tilfreds med at den er for mig er det vigtigt at påpege at justitia er blind der er ingen uskyldige der skal dømmes i et retssamfund og det er der heller ikke nogen der bliver i det danske retssamfund

eller sf kan støtte det her forslag dansk folkeparti tager udgangspunkt i et par sager om bandevold og bandekriminalitet men det var faktisk nogle andre sager

da jeg læste beslutningsforslaget den sag som jeg først og fremmest kom til at tænke på

og hvor ingen af forældrene kunne dømmes i sagen fordi man

det var åbenlyst at en af dem var

jeg jeg husker en sag med en glarmesterlærling som fire betjente tog halsgreb på ingen af dem vidste hvem der havde taget det halsgreb som var livsfarligt for den unge mand og ingen af betjentene blev dømt

den pågældende sag eksemplerne er heldigvis få men de findes og de er ganske uforståelige og forargelige

et andet folketingsmedlem for sf fru meta fuglsang

der som bekendt er advokat

i en bil og slår en anden mand ihjel og efterlader ham i grøftekanten de bliver altså dømt

mord trods at ingen af dem ville sige hvem der faktisk havde gjort det jeg skal

mig klog på hvorfor der i nogle sager kan bruges nogle regler i andre sager ikke kan men jeg synes det vil være fornuftigt at vi i hvert fald som minimum efter i dag får lavet en redegørelse for de enkelte sager og for hvordan de hænger sammen når det så er sagt

altså en dansk retstradition som betyder at vi kun kan dømme den som beviseligt

skyldig uden for enhver rimelig tvivl og det er et meget principielt spørgsmål jeg vil nødig have amerikanske tilstande jeg ved at dansk folkeparti i deres beslutningsforslag lige præcis nævner usa

har en rigtig lang tradition for

måske endda også få henrettet nogle af dem og den slags justitsmord synes jeg ikke

vi i danmark skal medvirke til jeg vil derfor henholde mig til det

udvidelse som dansk folkeparti

selv om jeg kan have sympati for tankegangen

det sidste der blev sagt at der er sympati for det

så arbejde videre med det indtil vi skal andenbehandle beslutningsforslaget det

med døden til følge eller andet

for vidtgående og det kan man

enkeltsager hvor det faktisk ender

og intet at tabe og spørgsmålet er om der kommer skyldige i fængsel hvis man laver den her

ønsker på ingen måde

de her grupper taler vi ønsker faktisk at de vil vidne når de kommer

indstillet på at vi tager en konstruktiv debat

ikke sige på nuværende tidspunkt for os er det vigtigt at

har et retssamfund man har en retstradition som jeg også synes

kun sørger for at dømme dem som bevisligt er skyldige det kan godt være at der også

af som så er sværere og hvor det ikke kan lykkes at føre den slags beviser men det er desværre prisen ved at leve i et retssamfund

men en redegørelse synes jeg det vil være rigtig fint med for at se om der er nogle tilgange som måske skulle være mulige eller er overset

sker noget på området det som er udgangspunktet her er det at det kan betale sig at holde tæt der må man jo sige at det er det

seks måneder for grov vold det er klart at der er nogle kriminelle elementer som udnytter

ordføreren ikke enig i at det er problematisk

kraftigt advare imod at man indfører noget der nærmest ligner omvendt bevisbyrde de sager

dansk folkepartis forslag går på er jo blandt nogle af de alvorligste og groveste forbrydelser og det ville være frygteligt om vi fik sendt uskyldige mennesker i fængsel

i en sag hvor der er to påstande

beskytte sig imod det og sige det er ikke mig der har gjort det hvordan skal man så kunne beskytte sig imod

de sager lad os samle de der enkeltsager sammen og få kigget dem nærmere efter i sømmene det vil jeg gerne medvirke til

ja til forslaget fra dansk folkeparti

sager hvor nogle i forening har begået en forbrydelse men ingen vil sige noget ingen vil medvirke ingen vil udtale sig

går fri fordi der ikke er andre spor og

kan løfte bevisbyrden så er det fristende at sige så dømmer vi bare alle men det er ikke holdbart

at vi lever i et retssamfund hvor politiet

kan have svært ved at løfte bevisbyrden det kan være meget vanskeligt i visse miljøer kan det være rigtig svært at få nogen til at vidne

i købet i visse sager være svært at få udenforstående til at vidne af frygt for repressalier men sådan er det i et retssamfund et retssamfund er netop kendetegnet ved at det er det offentlige

politiet og anklagemyndigheden der skal løfte bevisbyrden og ikke omvendt det er ikke borgerne der kan trækkes ind i retten

bevise deres uskyld

retssamfund ikke det ville være lidt kedeligt hvis det blev sådan og sådan bliver det heldigvis heller ikke

at man uvilkårligt ville komme til at dømme uskyldige og det skal vi ikke gøre jeg kan ikke komme på flere juridiske argumenter end

justitsministeren har fremført og hvis man spoler tilbage og

hele vejen rundt om problemstillingen ministeren har også klart og tydeligt tilkendegivet at man rent faktisk kan blive dømt for medvirken man kan også blive dømt for medvirken selv om man ikke ønsker at udtale sig men det forudsætter at anklagemyndigheden kan løfte bevisbyrden

lad mig give et eksempel som ikke har været nævnt endnu men

hvor vidtrækkende dansk folkepartis forslag kan være i sin yderste konsekvens og så er spørgsmålet om man

er rigtig sure så nu vil de gå hærgende ned ad nørrebrogade bare for

et eksempel og smadre ruderne på

helt enige om de vil altså alle kunne blive dømt for medvirken til hærværk ligegyldigt hvem der smadrer ruderne men hvis der så undervejs opstår

at ejeren kommer ud af butikken og forsøger at forhindre disse mange mennesker i at begå hærværk mod

og en af dem der er i forsamlingen er så vred at han trækker en pistol og skyder ejeren af butikken midt i tumulten

skal vi så idømme fire hundrede mennesker

hvis man

sig denne meget store mængde af mennesker vil langt hovedparten

så langt væk fra selve gerningen at de slet kunnet se hvad der skete og selv dem der stod meget tæt på ville jo i tumulten have kunnet stå med ryggen til og ikke lige

der ligger et lig på jorden

konsekvensen af dansk folkepartis forslag er at samtlige fire hundrede

er det jo enhver der ikke sørger for at udpege selve gerningsmanden

dømmes for forbrydelsen det holder jo ikke

dømme for medvirken men man skal kunne løfte bevisbyrden og dem der medvirkede rent faktisk medvirkede og vidste at de medvirkede

alligevel gjorde det og det kan man godt bevise det er svært

retssamfund man kan bevise det ved at der kan være spor på gerningsstedet

andre spor man finder man kan afdække det ved aflytninger man kan afdække det ved at der er andre vidner der måske har set noget

er særlig dygtige til at afhøre på en sådan måde at folk kommer til at sige noget der pludselig er modstridende og så kan man spille dem ud mod hinanden den ene har sagt et den anden har sagt noget andet og begge dele kan ikke være rigtigt så lad os høre sandheden og ved de afhøringer er politiet jo dygtige til at få folk til at nå frem til at det klogeste er at fortælle sandheden og sådan er det jo også i langt langt de fleste sager så vi

en forsamling på fire hundrede mennesker kan holde fuldstændig sammen omkring hvad det var man ville sige og det er

at vil være nogle sager hvor

er for nogle af sagerne hvor det kunne være

har været sammen om at udøve grov vold det ved man

til enten at stikke eller skyde det pågældende offer

altså er der ingen der er fuldstændig uskyldige til stede hvis

de tilfælde

og en loyalitet over for hinanden

i ligegyldig hvilken retning bare man kan få et flertal det der er problemet med beslutningsforslaget her

forslaget har i sin yderste konsekvens den betydning som jeg fremhævede

med de gældende regler

dømme alle disse mennesker jeg nævnte

det er det man kan man kan ikke dømme dem for medvirken til drabet

gælde i sager hvor der er fire til stede eller tre til stede eller to til stede

i retspolitik og sådan vi heller ikke handle her i folketinget

så kan man blive dømt for grov vold

ikke kan dokumenteres hvem der eventuelt

tale om om man kunne afgrænse det er fuldstændig enig i

men det er et

godt og fair system

at begge personer har lavet grov vold

og kun dømmes for grov vold

gik lidt mere ind for at det

man må ikke dømme uskyldige mennesker og det vil man uvilkårligt komme til i en række sager hvis man gennemfører det her beslutningsforslag

ikke rigtigt at bare fordi man er flere der går sammen om en forbrydelse og så bagefter nægter at udtale

sig kan man slippe for at blive straffet jeg har over tyve års erfaring i at afhøre i kriminelle sager og det er sjældent at de kriminelle lægger alle kortene på bordet og siger vi vil gerne tilstå og her er i øvrigt et fuldstændig manuskript over hvad vi gjorde

lov at komme i retten med det samme nej det gør de kriminelle ikke det er politiets opgave at løfte bevisbyrden og sådan er

rigtig godt eksempel og det illustrerer en anden problemstilling som vi

skal tage et andet eksempel som er rigtig godt

hvis jeg nu var i nærheden af eller med

i knivstikkergruppen da de begik

og hvis jeg kun var delvis involveret i gruppen

jeg kan også godt forstå

harme at folk går fri vi har fået

fristende som vi også hører fra det konservative folkeparti at stemme ja til det her forslag

som vi har hørt fra stort set alle ordførere at dømme en uskyldig

men vi har hørt fra nogle at

os undersøge hvad der ligger til grund for dem for eksempel

kan vi blive klogere så det ikke sker igen

den grad er et direkte angreb på den retssikkerhed som alle borgere

det er også det der i virkeligheden er essensen

afvejningen af retssikkerheden op imod retsfølelsen som er omdrejningspunktet i folkepartis forslag

da ingen skal dømmes uskyldigt

også at en del af ordførerne og også ministeren for den sags skyld gav udtryk for at det

sige ja til forslaget her vi mener bare ikke at

være fristet vi mener faktisk at man skal gøre det så er der flere ordførere der har sagt at

her er for vidtgående det mener vi jo selvfølgelig ikke det

for at finde ud af hvor man kan mødes jeg vil også

skal have en redegørelse også på de sager som ligger når man nu tager amager bio sagen som før blev omtalt så er tilfældet altså her at det er en seksten årig dreng der bliver udsat for grov vold

med døden til følge og alligevel

med domme på seks måneders fængsel for at tage en ung mands liv det kan simpelt være rigtigt at man får en så lille straf for at tage en seksten årig ung mands liv men det er tilfældet fordi vi ikke har

her redegørelse der kommer jeg vil også love at når redegørelsen er kommet

som har sagt positive ting

fordomsfrit

så vi ikke skal have de her sager for ja det kan godt være at det er få sager nu men man kunne jo forestille sig at det ikke bliver ved med at være få sager man kunne forestille sig at der var nogle af de her kriminelle elementer

ud af hvordan man løb om hjørner med det retssystem som vi alle

i det danske retssystem

retsfølelsen over for de efterladte og også i forhold til

drab med en billigere straf til følge fordi man har forberedt det godt

det som dansk folkeparti tager med hjem fra den debat vi har haft her er at det ikke har været helt omsonst at stille forslaget her har også givet nogle tanker i andre partier om hvordan vi skal håndtere sagen her nu vil vi have en redegørelse på de sager der har været hvorfor har man dømt som man har gjort kunne man

anderledes hvorfor er der sager hvor man har været

den her fællesskabsdomfældelse

også sige tak for de trods alt positive ting der er kommet

trods alt nogle tanker som er positive også i den retning som dansk folkeparti

i forbindelse med fødevareforliget vil vi styrke kontrollen på fødevareområdet

at målrette indsatsen

dette skal ske igennem en kampagnekontrol og en styrket kontrol af handelen med kosttilskud som med dette forslag finansieres

fødevarestyrelsens organisationsform samtidig med at fødevarestyrelsens administration af gebyrerne forenkles ændringen er led i en omfattende forenkling af gebyrstrukturen og administrationen på de områder der administreres af fødevarestyrelsen formålet er at reducere antallet af gebyrordninger

sammenlægning af kontrolområder hvor kontrollen udføres af

regler vedrørende digital kommunikation mellem virksomheder og ministeriet for fødevarer landbrug og fiskeri og det skal ses på baggrund af regeringens målsætning om at

i forhold til erhvervslivet er det målet at alle relevante breve indberetninger og ansøgninger med videre senest i

er et godt skridt på vejen samlet set vil forslagene

til gavn for både virksomheder og myndigheder

den afgift man lægger på jeg står her med en artikel

lidt praktisk og slå tingene sammen nogle gange tror er mere end sådan lidt teknik der er i det

er jo også en god gammel regel i politik der siger at man

man selv kender svaret så

vi har ingen aftaler om hvor meget det her skal koste

et eu direktiv som man i europaudvalget i to tusind og otte

ordføreren ved hvor meget det er det koster

kaste mig ud i en længere redegørelse og besvarelse af det her men det ved spørgeren godt at jeg ikke har mulighed for fordi der er begrænset

plads til i politik men jeg kan tydeligt se på

man er helt klar på det

at spørgeren sluttet af med at sige selvfølgelig står vi da bag ved de mandater vi også har givet jeg har også forstået at

set det det går ud på og selvfølgelig har vi jo ikke noget ønske om at få færre arbejdspladser her i danmark tværtimod vi arbejder

i venstre hver dag benhårdt at skaffe flere arbejdspladser og det tror jeg også at spørgeren er fuldt bekendt med fra tidligere debatter vi har haft

om ordføreren vil garantere at det ikke betyder at man

andre dele af det derfor er jeg fuldstændig enig i

af fødevareforliget

nogle andre ting til rent praktisk men det er ren

med videre men man kunne da sagtens også dele det her op i to så vil det så bare

mig til at konklusionen på det det om ren praktik og teknik for så vidt angår

gennemførelsen af de rationaliseringer

mulighed for at spørge ind til i udvalgsbehandlingen hvad

at indgå i effektiviseringer jeg har det også sådan

skal man selvfølgelig se åbent og fordomsfrit på det for alle så for mig

tilsagn eller garanti i forhold til lukning

fuldt og helhjertet men hvis der bliver fiflet med det

det som vi har aftalt og det er helt fint

at vi får delt for det har intet at gøre med det

det er en mulighed for at implementere et eu direktiv og det har vi

vi nok forholde os til vi har hverken lodder eller trisser i hvordan det er man laver gebyret og hvordan det skal regnes ud eller noget som

heller ikke noget om i lovforslaget men vi kan se at det betyder noget for erhvervet og derfor vil

regeringen kommer og siger til os at de ikke vil bruge

jo ikke at man skærer ned på kontrollen

i visse situationer været noget at komme efter

en god og en effektiv fødevarekontrol

et led i at vi har en årlig kontrol af vores fødevarer fra jord til bord

vi haft en diskussion om

skulle betale var mindre end det et stort supermarked som for eksempel

smide penge ud af vinduet så det bryder vi os heller ikke om det beløb der er tale om ligger på en syv hundrede kroners seddel så det kan også godt være at

bliver et bedre størrelsesforhold mellem omsætning

del som venstres ordfører lige var inde at berøre

ministeren har udsendt breve til borgmestre har udsendt breve til medarbejdere og

står der noget som er i strid med regeringens egen politik og det er at ministeren har accept

se bort fra regionalpolitiske hensyn i det her det har socialdemokratiet ikke medvirket til

haft en snak om det her bliver der sagt

vil gennemføre sit forlig og nu kommer vi til et orienteringsmøde hvor vi

derfor er der et problem med den måde som man agerer på her og det bliver man nødt til

en fødevarekontrol der også har en lokal forankring

regeringen siger at der skal tages

er udelukkende udtryk for ikke den store raketvidenskab

hvornår lejekontrakterne udløber

derfor lukker bornholm haderslev og

medarbejderne dygtige medarbejdere har lavet en konstruktiv plan hvor de har sagt

de har også harceleret over at der er givet en bevilling på to og tres million kroner til et laboratorium måske

der skal spares og derfor passer det nogenlunde med det beløb som man har fået i en tillægsbevilling

skal bruges henne om det er i københavnsområdet eller det er på fyn eller hvor det kan være ved jeg ikke noget om det må det arbejde der bliver lavet

den del af det vi har været med til skal vi nok lægge ryg til

handler om fiskeridelen vil

kigger vi på når forligskredsen mødes på torsdag jeg synes det er lidt ærgerligt og at det skæmmer at alle folketingets partier har været enige om en aftale og så

godt at alle folketingets partier på baggrund af de fødevareskandaler der har været er enige om at vi skal

god og effektiv kontrol

jo en afgift på et næringsbrev vi laver nu

million eller milliardomsætning meget det er i modsætning til pølsemanden som har en meget lille omsætning

set bare et spørgsmål om om at differentiere det vi er jo enige om at når regeringen vil spare på fødevarekontrollen

skal der x antal millioner kroner ind i stedet for og det regnskab skal gå op men herre erling bonnesen har heller ikke selv været i stand til

alt for dyre i administration derfor har vi valgt at sige ok vi accepterer de syv hundrede og tyve

næringsbrev og så dividerer man det antal næringsbreve op i det beløb der skal findes og så finder man ud af hvor meget det er vi ønsker en

og det har vi snakket om

om de kunne finde forskellige løsninger det har ikke været muligt

man skulle sidde og ned i mindste detalje finde ud af hvem der så skulle betale hvad derfor har vi accepteret den model der nu ligger der

hvor dem der har en lillebitte omsætning

også godt lide det store supermarked men der bør nu engang være forskel for der er meget mere at kontrollere

af den årsag var det også naturligt

ikke er enig i at det ville være tåbeligt

at afsætte noget der ligner tredive til fyrre procent til bureaukrati fordi man hele tiden skal undersøge hvad det er for en virksomhed og hvor meget den virksomhed har af omsætning per år

en lille virksomhed skal man betale hundrede kroner efterhånden som virksomheden vokser sig større

en hel masse mennesker siddende hver eneste dag og holde øje med de her

her på den nemme måde nu sender vi

sammen gerne ville have og der skulle vi bruge nogle midler til at få nogle kontrolbesøg

at dansk folkeparti de svages beskytter eksisterer mere

at tage hensyn til den lille kiosk eller den lille pølsemand henne på hjørnet er lige meget nu skal det hele være stort og så kan vi godt sørge for at dem der lige skal starte en lille biks henne

får en lige så stor regning som det kæmpestore supermarked

vi får nøjagtig lige meget fødevarekontrol

de penge som regeringen vil spare på det her er vi blevet enige om at finde

betale det samme beløb men spørgsmålet er om den lille pølsemand ikke var kommet til at betale endnu mere hvis det

virksomhed og så skulle man rode med hans gebyr

jeg tror også at herre rené christensen har hørt

der kommer en dag hvor der findes et andet system vi kan regulere efter

til administration kunne det da godt være at vi

enedes om så mange andre gode ting i dette parlament

jo netop af hensyn til den lille virksomhed

ikke udelukke men jeg kunne godt tænke mig at

valgt at flytte to km syd for grænsen på grund af det forslag der ligger heri

trisser i så er det vel relevant

har ministeren sørget for at de andre lande gennemfører det samme

det er ikke så længe siden at socialdemokratiet blandt andet var med i et beslutningsforslag om at der skulle være mere msc mærkning af fisk fordi det skulle kunne dokumenteres

at den fisk som passerer igennem danmark også skal være dokumenterbar

dokumenteres nu er det lige pludselig en ulempe for fiskeriet at man skal gøre det her

at det har særlig meget med det at gøre det er en helt anden ting men men jeg har her lagt op til

regeringen kunne hjælpe sig selv ved at lade være med at blande æbler og pærer sammen det fødevareforlig vi er enige om kunne vi håndtere på den måde og så lade være med at begynde

ind i det som intet har med fødevareforliget at gøre

implementere vores ganske udmærkede fødevareforlig som vi jo fik lavet i

og jeg har som tidligere ordførere også været

over at der pludselig kommer anden lovgivning ind over i

omhandler et forlig som vi har på området

ordfører fra socialdemokratiet om den gebyrordning der

var fordi vi så en omfattende svindel med ompakning af kød vi så en omfattende svindel med at man puttede svinekød i oksekød vi så en omfattende svindel med at man ikke havde de fedtprocenter i kødet som

også derfor vi fik så bredt et forlig som vi

at man skulle have stoppet de brodne kar så det forbrugerne ser derude er den rigtige vare og de opfatter at det de køber

de får derfor er vi jo glade for at vi nu står her i dag og kan implementere det fødevareforlig som vi jo alle sammen er enige om

også glad for at vi vi fik skrevet ind at

var en ting som voldte os lidt besvær og det var i forbindelse med kosttilskud

gebyrer som blev pålagt der der må vi sige at

ved det vi har gjort og det gør alle andre jo også i forhold til de gebyrer der ligger men det er selvfølgelig

og se på hvordan det har påvirket det erhverv

er taget ud dem der har en omsætning på under halvtredstusind

en del af ordningen her i forhold til det der er

fødevarestyrelsen ikke kan køre på frihjul vi kan ikke have en statslig organisation som bare kører på frihjul

resten af samfundet skal spare der må man sige

udvikling som der har været vi har gang på gang afsat penge til fødevarestyrelsen til mere it og til andet men fødevarestyrelsen har ikke taget konsekvensen af det

at kontrollen skal betales af virksomhederne skal vi også have en omkostning

fiskeriloven som ligger her

vi piller den ud holdningen vil nok være den samme

dårligt at man lægger andre politikområder ind

dansk folkeparti selv om vi støtter forslaget

irriterende at vi gang på gang ser at tingene bliver lagt ind under

det er mod ministeren jeg tror ikke fødevarestyrelsen agerer selv jeg tror de agerer hvad også vil være klogt i

politiske anbefalinger de får og derfor synes jeg

på om kontrollen er finansieret via gebyrer eller ved skattekroner bliver den bedre af at det er gebyrer eller bliver den bedre af at det er skattekroner

ud i virksomhederne hvor der kommer seks otte mand

var jo også højt profilerede virksomheder i danmark som ikke formåede

leve op til til den kontrol der var når der kom kampagnekontroller derfor er vi glade for

kommer til at betale for den ekstra kontrol som ligger

det er så sandelig også i forbrugernes interesse så vi er er meget glade for den aftale der er lavet her og det tror jeg da også socialdemokratiet er

vi nu vælger at finansiere en større del af fødevarekontrollen med gebyrer

bare havde finansieret det som vi

så mange kontrolbesøg men jeg tror da dybest set ikke kontrollen er anderledes

det har jo også vist sig når vi kigger bagud og ser hvordan det er gået med de kontrolbesøg der er foretaget at

det er bare for at sætte endnu en streg under at vi er utrolig glade for

får mere af den her målrettede kontrol så de kan komme ud og få fat i de

vi har tillid til at kontrollanterne når de kommer ud foretager en god

enig i de områder der er forligsstof herunder betaling til styrket kontrol med kosttilskud der er fortsat alt for meget snyd med kosttilskud så det er oplagt at betalingen bliver

den øgede kontrol med et årligt beløb på

hvor man risikerer at miste næringsbrevet hvis man ikke betaler til tiden det mener vi

som ligger uden for fødevareforliget og som har sneget sig ind i lovforslaget altså hvis jeg

ved havelågen

ophævelse af § syv og fyrre i fødevareloven

internt anliggende

effektiv for pengene men

jeg deres høringssvar råber vagt i gevær

en centralisering af styrelsens arbejde

og vi vil selvfølgelig stille spørgsmål til den del af lovforslaget i det videre arbejde i udvalget

er dækket af fødevareforliget er indførelsen af gebyrer til dækning af nye kontrolopgaver i forlængelse af kontrollen med ulovligt fiskeri

i fremtiden forhindrer ulovligt fiskeri og ser også

man kan opkræve gebyrer nationalt for netop

ud i et særskilt lovforslag så vi får en reel debat

som blev forhandlet på plads i juni to tusind og ti

som følge af lovforslaget sker der en ændring i retning af øget brugerbetaling på området med fødevarekontrol

det gælder på kampagnekontroller på fødevareområdet endvidere indføres der gebyrdækning på en række nye kontrolopgaver inden for fiskerisektoren på kosttilskudsområdet hersker der en del uvished om de enkelte produkter især

produkter som købes via nethandel

kosttilskudsprodukter at man nu indfører en strammere kontrol som så er virksomhedsbetalt på sigt er det ønskværdigt at denne måde at finansiere på kan ramme lidt bredere så det ikke bare er danske virksomheder der skal bære langt hovedparten af byrderne på kosttilskudsområdet

på området for fødevarekontrollen hilses det velkomment at en langt

ændring som det konservative folkeparti

et udtryk for forenkling at grundgebyret grundgebyret er ens for alle på fiskeriområdet hilses det velkomment at der nu gennemføres en øget kontrol ved fangster som stammer fra lande uden for eu det må siges at være et godt værktøj i bestræbelserne på at sikre dokumentation for fangster og dermed for bæredygtigheden i hele fiskeriet alt i alt samlet set et lovforslag som det konservative

ikke fair

de gør det så er det jo derfor at

er det så så godt at der er

bjarne laustsen nok nok skulle finde finde kniven frem når når det gjaldt om

utrolig glad for den her kovending

meget stor forventning i fremtiden at man nu skal til at diskutere omkostningsniveau for dansk erhvervsliv sådan for alvor

er utrolig interessant og kan vi få den diskussion ud af det her forslag

at vi har vundet meget nu er det sådan at jeg

vælter fordi vi indfører en afgift i form af gebyrlægning på fem og tyve million kroner jeg tror at det bunder langt langt dybere

klart at jo flere ting vi øser oven på jo værre bliver det jeg tror faktisk det er en fordel for dansk fiskeri at man er i stand til at dokumentere at det

også er fanget på en god og ordentlig måde uanset om det er fanget i skagerrak eller hvor det nu måtte være fanget henne jeg tror at alle er interesseret i at dokumentationen er i orden jeg tror faktisk

teknisk lovforslag som følge af fødevareforliget må der nogle ændringer til for at kunne lægge gebyrer på forskellige områder

to gennemgående temaer i lovens temmelig forskellige dele fødevaresikkerhed og gebyrer

fødevaresikkerheden som andre ordførere her har nævnt er

når jeg køber kødpålæg

i den her uge stod jeg pludselig med en pålægspakke i hånden hvor der højst forbavsende ikke stod at efter to tre dage er kødet dårligt og pakken bør smides ud hvis den har været åben et par dage gad vide hvor mange forbrugere der ved at kødpålæg kan blive fordærvet efter to dage med iltadgang til produktet gad vide hvor mange forbrugere der mener at en udløbsdato er en udløbsdato under alle omstændigheder

tilføje at det er helt lovligt at undlade denne oplysning vi kan nok her øjne en kommende kødskandale hvis regeringen da ikke sætter ind med en oplysningskampagne eller andet der hindrer det

vende tilbage til sammenhængen med det lovforslag vi behandler i dag selv om kødpålægget er et lille svinkeærinde handler det jo om det samme nemlig den hensigt at de produkter vi indtager skal være sikre vi forbrugere skal ikke blive syge hverken af kosttilskud eller andet i radikale venstre mener vi

nødvendigt med myndighedskontrol for at sikre fødevaresikkerheden på et eller andet niveau skal myndighedskontrollen være en anden kontrol loven tager hånd om har andre nævnt er

at kræve betaling af udgifter for at overholde den her

ef ordning der skal forebygge afværge og standse ulovligt urapporteret ureguleret fiskeri

heller ikke utilfredse med det mener vi også at vi skal have en hjemmel i loven om så vi kan godt støtte denne del af loven vi synes også at det er lidt rodet at den bliver placeret sammen med en del af fødevareforliget

loven skal skal placeres kontrollen sættes ind på forskellig vis

er den mest hensigtsmæssige måde på områderne så der opnås mest effektivitet for pengene vi mener dog at der også bør ses på andre andre parametre end penge og effektivitet eksempelvis angående afdelingerne i haderslev og på bornholm

for eksempel haderslev tager sig af

der står for kontrol af den

tages hensyn til i den her proces vi har omkring omkring at få effektiviseret fødevarestyrelsens afdelinger kontrollen skal finansieres og med fødevareforliget er vi blevet enige om hvordan og loven her i dag udmønter forliget radikale venstre er med i fødevareforliget og vi er positive over for følgelovgivningen vi ser frem til udvalgsarbejdet hvor de her indvendinger kan

forlig vi lavede om fødevarekontrollen

sådan set et forlig som jeg er meget glad for at være med i

skete en tilførsel af flere midler til fødevarekontrollen det meste blev hentet ved hjælp af yderligere gebyrer

men det er vel også i en eller anden forstand rimeligt at

det lykkedes også i forløbet vil jeg sige at sikre at de penge vi bruger på det her område faktisk bliver brugt mere effektivt

inden vi startede forhandlingerne om det nye fødevareforlig

stemmer vi for af lutter om jeg så må sige glæde og begejstring

der ligger i den del af lovforslaget så er der som andre jo har nævnt to andre elementer

ministre sådan laver lidt bunkebryllup når lovene skal igennem men det er heller ikke nyt at det godt kan give anledning til lidt kontroverser når noget af det er forlig og andet ikke er forlig lad mig om

altid diskutere om den forordning som hermed gennemføres

et flertal i folketinget har støttet ministeren da ministeren skulle

godt ved at når en forordning er vedtaget i eu så gælder den jo det er en af grundene til at enhedslisten

de er udtryk for en yderligere eu kontrol og eu styring af vores land men når de er vedtaget så er

er jeg vil sige at selv om jeg er enig med dem der siger at det kan

man kan stemme om det her hver for sig så må jeg indrømme at jeg

meget svært ved at se hvem der skulle betale for den her ekstra kontrol

og jeg kan allerede nu annoncere at enhedslisten ikke er indstillet på at indgå i forhandlinger med henblik på at skaffe pengene i statskassen

set ingen intentioner om jeg tror sådan set godt at vi ville kunne støtte også den del af forslaget men jeg synes da at hvis det er fremmende for processen så kunne det

det sidste hvor vi er en lille smule usikre indholdsmæssigt og jeg vil sige at herre rené christensen fra dansk folkeparti gjorde mig helt sikker på at jeg var usikker er den del der handler

gør at man kan gennemføre at ministeren om jeg så må sige fritages for de lovgivningsmæssige bindinger der er på hvordan man skal organisere fødevarestyrelsen og det arbejde

rené christensen at grunden til at man gennemfører den her lovændring

for at gennemføre de nedskæringer som vi faktisk er nogle i folketinget som er imod

vi gennem lovgivningen i folketinget har med den til enhver tid siddende regering og minister svækkes og det sker i hvert fald i forhold til § syv og fyrre hvis den forsvinder andre har også ligesom sagt at de er nervøse for at det her

ministeren mener jeg i høringsnotatet ligesom sagt at

også hvad den den del af lovgivningen angår er vi indstillet på gennem nogle spørgsmål i udvalget at få klargjort hvad der er formålet og hvad der er hensigten med det for om man så må sige ad den

vores vores endelige holdning til den del af lovforslaget

gode og fortræffelige forlig vi har lavet og så må man jo hver især finde ud af hvad man mener om de andre to elementer der indgår i lovforslaget jeg har bare sendt det klare signal at

centraliseringen af fødevarestyrelsens arbejde og fødevarekontrollen er vi nok noget skeptiske og vi

og de mange spørgsmål som jeg håber at jeg kan svare på også her jeg synes at mange har støttet og glædet sig over fødevareforliget det synes jeg der er grund til

det vi vi gennemfører i det her lovforslag der er til stadighed fokus på at kontrollen på fødevareområdet skal være så målrettet og effektiv som muligt derfor er det et vigtigt element i et forlig på fødevareområdet et et af de vigtigste elementer som blev indgået i et bredt forlig

på kampagnebaseret kontrol og at der skal ske en styrket kontrol af kosttilskuddene det blev som led i forliget besluttet at disse nye initiativer skal finansieres af erhvervet og derfor foreslås det at indsætte bestemmelser

sammen med betalingen for at være optaget i næringsbasen dette sker jo med det formål at holde administrationsomkostningerne

til visse fødevarevirksomheder for at denne samling af opkrævningen kan ske og som det var aftalt med henblik på at effektivisere fødevarestyrelsens gebyradministration foreslås en ændring af fødevarelovens gebyrbestemmelser betaling for kontrol hvor betalingen i dag opkræves efter lov om fødevarer

lov om hold af dyr økologiloven eller lov om frø kartofler og planter vil fremover kunne opkræves alene efter lov om fødevarer når den pågældende form for kontrol primært er omfattet af lov om fødevarer en tilsvarende ændring af lov om hold af dyr skete i to tusind og ti og så til lovforslagets § syv og fyrre som åbner mulighed for at organisere fødevarestyrelsen som en enhedsorganisation lad mig først understrege

gøre med de omstruktureringer

er foreslået og som vi arbejder med

som giver én sagsindgang

hvor man henvender sig geografisk i systemet

en effektivisering over for fødevareerhvervene som er med til

give flere penge til egentlig kontrol

indføre en hjemmel i fiskeriloven til finansiering af iuu kontrollen som skal modvirke ulovligt fiskeri det er valgt at finansiere iuu kontrollen ved gebyrer men der foretages løbende evalueringer således at kontrolomkostningerne bliver lavest mulige hvilket også skal afspejles i en løbende tilpasning af gebyrets størrelse jeg kan sige at jeg har haft møde med danish

association og vi arbejder intenst på at få de gebyrstørrelser så lave som muligt

i fiskeriloven og lad mig sige

i europaudvalget det står i finansloven at de her penge skal opkræves så jeg betragter egentlig det her som en måde

nogen der var uenige i at det her var den rigtige måde at opkræve de her omkostninger på så det her handler altså alene om en praktisk gennemførelse af noget der har været behandlet i europaudvalget og noget der står i finansloven hvor vi så skal have lovgrundlaget

der bliver arbejdet med et digitalt system til indberetning af oplysningerne i forbindelse med

indeholder lovforslaget nogle bestemmelser om at det på linje med flere andre områder hvor der også eksisterer digitale løsninger

være obligatorisk at anvende det her system når man skal have de såkaldte fangstattester så med disse ord

der er både dansk erhverv den danske dyrlægeforening landbrug fødevarer

den måde det er konstrueret på

således at vi kan få den mest optimale kontrol

har med § syv og fyrre at gøre det handler om at lave nogle tilpasninger i antallet af kvadratmeter

dagens opgaver med moderne teknologi så det er noget der kører ved siden af de her omstruktureringer § syv og fyrre

handler om at få en etlags myndighedsbehandling en effektivisering af fødevarestyrelsens måde

arbejde på en nemmere måde at udveksle kapacitet på rundtomkring i landet imellem de tidligere

svend auken og han konstaterede

noget flertal imod

den diskussion vi har her

ikke gennemfører det på samme måde

der opstå det forhold at virksomhederne hellere vil placere sig i et andet land hvor man får skatteborgerne til at betale den kontrol og

det jo en afgift på erhvervet

deres egne erhverv og det er en skidt måde

de omkostninger der er forbundet med en kontrol

som der nu engang

af afgifter og gebyrer i eu der er en række forskellige måder de enkelte lande håndterer det her på jeg er egentlig også lidt overrasket for jeg har sådan set ikke læst i en fair løsning at der lige nøjagtig var fem og tyve million

iuu kontrollen herhjemme jeg synes vi i fødevareforliget netop aftalte at nye aktiviteter skulle hentes ude i erhvervene sådan var i hvert fald det vi aftalte om kampagnekontrollen og det er så det der står i finansloven så det er alene en tilpasning af

årsager til at reformen ikke har nået målet om at skabe et bæredygtigt fiskeri i

manglende politisk vilje til at sørge for at regelsættet bliver

som efter tidsplanen skal behandles under det danske formandskab i foråret to tusind og tolv

i god tid hvis man skal have indflydelse på eu samarbejdet

reform som skaber et langsigtet bæredygtigt fiskeri og en god miljøtilstand i havet både i danmark eu og internationalt

og for en kommende reform af fiskeripolitikken det er baggrunden for

er også sket fremskridt siden da således er fiskeritrykket på visse vigtige kommercielle arter faldet når det så er sagt

i det europæiske fiskeri anno to tusind og elleve som den fælles fiskeripolitik ikke har formået at løse

i eu bæredygtighed skal være helt centralt i reformen men der vil også være andre udfordringer for eksempel at få gjort den fælles fiskeripolitik mere enkel og effektiv reglerne er blevet gradvis mere og mere komplicerede og sværere at gennemskue ikke mindst for fiskerne i relation til bæredygtighedsaspektet kan vi trods fremskridt desværre konstatere at en række fiskebestande stadig befiskes på et for højt niveau

omfattende udsmid sted i fiskeriet at gode spisefisk kastes tilbage i havet er helt uacceptabelt og en helt central ting at adressere

reform af den fælles fiskeripolitik det bærende element i en kommende reformeret fiskeripolitik

at vi på den lange bane kan have et økonomisk sundt fiskerierhverv er at vi både på kort og på lang sigt udnytter ressourcerne i havet ud fra en bæredygtighedstankegang erfaringerne bør have lært os at overfiskeri motiveret af økonomiske hensyn

lad mig gennemgå regeringens hovedprioriteter i reformen i relation til at sikre en bæredygtig fremtidig fælles fiskeripolitik regeringens udgangspunkt for reformen er at den fælles fiskeripolitik skal baseres på en økosystemtilgang det er centralt at fiskeriforvaltningen har som sit omdrejningspunkt at sikre sunde økosystemer og levedygtige fiskebestande dette er en forudsætning for fiskeriets fremtid en økosystemtilgang indebærer at der tages højde for alle dele af økosystemet

for eksempel fugle marsvin og følsomme habitater disse elementer spiller alle en rolle og skal tages i betragtning når den nærmere forvaltning fastlægges som forvaltningsredskab støtter vi den fortsatte udvikling af flerårige forvaltningsplaner hvor hovedprincippet er gradvis at nå det maksimale bæredygtige udbytte det såkaldte msy i to tusind og femten dette er naturligvis særlig relevant

er vigtigt at den fælles fiskeripolitik giver mulighed for at medlemsstaterne på nationalt plan kan tage særlige hensyn til deres kystfiskeri for eksempel gennem kvotetildeling eller anvendelse af støttemidler fra fiskerifonden endvidere skal det sikres at forvaltningen på fiskeriområdet sker i sammenhæng med den horisontale regulering på tværs af sektorer for eksempel havstrategien

og habitatdirektivet i den sammenhæng skal der ske en afstemning af alle aktørers interesser i forhold til en udnyttelse af havet med henblik på at sikre at den samlede udnyttelse af havet er bæredygtig i relation til at sikre sikre en bæredygtig udvikling af fiskeriet er udsmid en af de mest centrale udfordringer at fokusere på den fremtidige fiskeripolitik

et egentligt forbud mod udsmid vi har i eu allerede taget de første skridt og danmark har været foregangsland det gælder i relation til gennemførelse af fangstkvoteprojekter med fuld dokumentation af fiskeriet gennem brug af kameraer endvidere har danmark været initiativtager til at arbejde med at fjerne udsmid i østersøen fra dansk side har vi med glæde noteret os at der er bred opbakning til indsatsen mod udsmid det optimale ville naturligvis være helt at undgå fangster af uønskede fisk som for eksempel små fisk eller beskyttede arter derfor skal der i reformen være fokus på udvikling og

i stedet for landingskvoter dermed registreres hele fangsten og kommer med i land fangstkvoteprojekterne har vist at fiskerne ændrer deres adfærd inden for dette system de fanger større fisk og fisker mere selektivt med henblik på at optimere deres fiskeri det vil bringe ansvaret for en bæredygtig udnyttelse af ressourcerne tilbage til fiskerne og sikre en bedre anvendelse af fiskernes kendskab til praktisk fiskeri endvidere vil det skabe grundlaget for bedre videnskabelig rådgivning endelig kan det skabe grundlag

allermest optimistisk på at kilowattdage og havdage vil blive overflødige i

system vi må også erkende at vi ikke kan revolutionere forvaltningssystemet fra den ene dag til den anden det vil skulle foregå gradvis således at udfordringerne kan løses i takt

ønsket om at styrke bæredygtighed i den europæiske fiskeriforvaltning gør også at det er nødvendigt at se på den nuværende markedsordning på området det forekommer grundlæggende forkert at vi udtager fisk fra markedet med økonomisk støtte samtidig med at mange bestande er overfisket

som i eu farvande herunder overholdelse af forsigtighedsprincippet trods retningslinjerne fra rådet finder jeg at der på en række områder er grundlag for forbedringer

i forbindelse med disse aftaler

vigtigt at der er et tilstrækkeligt kontrolregime til stede i de omfattede landes

på dette område for at undgå overfiskeri hjælp fra eu til institutionel opbygning og

skal derfor prioriteres i partnerskabsaftalerne sluttelig vil jeg kort nævne en anden vigtig prioritet for regeringen i relation til tredjelandsaftalerne nemlig at fiskeripartnerskabsaftalerne fremadrettet som standard skal indeholde krav til overholdelse af menneskerettigheder og demokratisk udvikling vi lægger desuden vægt på størst mulig åbenhed i forbindelse med aftalernes indgåelse og evaluering derfor har vi også fra dansk side opfordret kommissionen til generelt at offentliggøre gennemførte

i relation til at sikre at den fremtidige fælles fiskeripolitik sætter rammerne for en bæredygtig udvikling af fiskeriet vil regeringen i reformprocessen arbejde for at den fælles fiskeripolitik baseres på en økosystemtilgang at fiskeriet bliver mere selektivt at der arbejdes for indførelse af

egentligt forbud mod udsmid af fisk i eu at tac kvotesystemet gradvis ændres til et fangstkvotesystem med fortsat fokus

en reform af den fælles markedsordning med fokus på fremme af bæredygtighed og konkurrenceevne og endelig med styrkelse af bestandsvurderinger og kontrol i relation til fiskeripartnerskabsaftaler

gang skal chancen udnyttes sidste reform var som sagt i to tusind og to

og udfordring var overkapaciteten og der er desværre fortsat en kæmpe udfordring her ti år efter

og hvad er de udfordringer så

om en mangelfuld forvaltning med kortsigtede og upræcise målsætninger manglende overholdelse og ansvar som beskrevet i kommissionens grønbog fra april to tusind og ni helt konkret

i eu smides der mellem ti til tres procent af landingsmængderne ud igen alt efter fiskeriet

der problemer i nordsøen smides der gennemsnitligt halvtreds procent ud af torsken ifølge ices

tre hundrede og otte og halvtreds overtrædelser

at aftalerne som gør at medlemsstaten kun modtager ef finansiering hvis man har et kontrol og overvågningssystem

fiskerikontrollen har været for svag sanktionerne ikke afskrækkende og inspektionerne ikke så

fra to tusind og seks til to tusind og ti har kvoterne

den videnskabelige rådgivning mente

som inden for eu

ministeren nævner

det indblik bliver offentligt tilgængeligt så

fiskeripolitik hvor der tages hensyn

at stoppe udsmid forbedret selektivitet at

eus fiskeriaftaler påviseligt skal understøtte en social

kunne dokumentere så er det nødvendigt at etablere kameraovervågning samtlige fartøjer

det korrekt forstået i tilfælde af at jeg har forstået det korrekt

af redskaber en af tingene kan vi

i forhold til det men så spørger jeg bare efter om det er sådan

jo også vurderes hvordan man har fanget det og det vil jo i sig selv afbureaukratisere

at regeringen snakker om at vi måske kan stoppe udsmidet i to tusind og

en privat måde at certificere fisk på men jeg vil gerne høre

at det er en fornuftig måde at få forbrugeren medinddraget på at fisken bliver certificeret på en eller anden måde så forbrugeren kan vælge en fisk der er fisket

i det små er ved at vinde indpas

msc ordningen og hvordan forholder ordføreren sig

en del af den såkaldt nye regulering der kom og

fartøjskvoteandele vi var imod det princip

at man simpelt hen tog havets ressourcer og gav

nogle valgte at holde op og andre købte til

godt for dem der har fået nogle fisk

det er meget meget skidt for dem der skal ind i erhvervet for de skal virkelig have den store tegnebog frem men det er der nogle der er parate til for de vil hellere betale sig ud af det end døje med os politikere og dem i eu

tidligere var det jo os der regulerede fisken nu har fiskerne fået dem

de kunne få lov at fiske men sådan er verden ikke skruet sammen og det må vi forholde os til men det der er vigtigt i forhold til fiskeriet er selvfølgelig at der er en rådgivning og at den rådgivning betyder at

der kan man jo stort set sige at det er eu der bestemmer hvor mange fisk vi må fange vi bestemmer hvordan og hvornår vi vil fange dem her i danmark

vigtigt parameter at sige at vi skal fange fisken så det er bæredygtigt det skal være skånsomt og

skal være selektivt der er ingen grund til

derfor drejer det sig om det

den kommende fiskeripolitik er jo derfor vi har debatten er

der er to ting i det her det er tror at eu systemet forlanger det det andet er at forbrugerne i danmark også forlanger at fiskene er fanget skånsomt og bæredygtigt og det vidner msc certificeringen jo om men det her

skal se på de billeder der er vel otte hundrede fartøjer og har de

kigge på dem og er det noget der kan føre til domfældelse og så videre

jeg tror at det ender med at det bliver fælles eu politik

uundgåeligt men ikke desto mindre

hvis nu det er sådan at det bliver et krav fra eu

der skal være fuld dokumentation i form af kameraovervågning

så være sådan at man siger at

så man fjerner nogle af de reguleringer er det for eksempel havdagene

jeg tror at fiskerne skal have noget for at de vil lade sig overvåge

stå uden for så det er noget af det vi skal have fundet ud af vi skal også have fundet ud af at definere udsmid

der kystfiskerordningen det er en af de ting

fiskeribyer osv og der er også steder hvor man stadig væk trækker fiskerkutterne op på land det vil vi gerne bevare og derfor

målet på bådene

også er de både der bliver trukket på land for eksempel på thorup strand så skal jeg sige til sidst for

meget bred dagsorden at de der fiskeriaftaler bilaterale aftaler og private aftaler

er vi meget meget skeptiske over for og især efter at vi haft lejlighed til at besøge nordafrika og set hvordan det foregår er vi sikre på at de penge vi giver fra dansk side også når helt ud i skolegården til at forbedre velfærden og er vi sikre på at det ikke var bedre at hjælpe dem til at opbygge en fiskeindustri frem for at vi henter fisken sender den via fryseskibe i i store spanske trawlere direkte til japan uden at der sker en lokal forarbejdning det er et stort problem som vi gerne vil have at vi vi skal kigge på og vi vil være meget opmærksomme på det

uanset hvilken minister der kommer og beder om at få et nyt mandat i europaudvalget

foregår foregår på en ordentlig måde

eu’s fiskeriaftaler hvor der er meget kontrol men derudover

findes der bilaterale aftaler og der findes private aftaler og de to sidstnævnte

om hvor de ekstra fisk skal komme fra

er for nedadgående og fisken siver ud fordi de er i puljer og dem lejer man ud til andre så

end det som kystfiskerordningen blev lavet på det var netop at det skulle styrke de små landingssteder

ekstra fisk for

rummer naturligvis den visdom i forhold til det at være agerbruger at man ikke kan forvente at få en afgrøde hvis man ikke på den ene eller

anden måde har sat noget i værk for at få den

helt på samme måde er det nok ikke med fiskeriet gennem årtusinder har man været vant til at havets ressourcer har været uudtømmelige og at man derfor blot har kunnet høste af den overflod som vandene har budt på

århundrede blev fiskeriet i takt med alle andre erhverv mere og mere effektivt og det begyndte at blive åbenbart at der også var grænser for havets bæredygtighed bestande er blevet opfisket

er kommet mere og mere fokus ikke blot på fiskeriets omfang men også på de redskaber og midler der bliver og er blevet anvendt

alt dette har gennem de seneste år

seneste mange år ført til flere og flere restriktioner for fiskeriet og der er i samarbejde med andre lande indført en meget stor mængde af kvoteordninger regler om garnstørrelser fangstkvoter tidsbegrænset fiskeri kilowattdage fiskerikontrol regler for udsmid og meget meget mere i takt med dette har tillidsforholdet mellem erhverv myndigheder og biologer været mildt sagt anstrengt og det er et forhold som aldrig kan gavne der er al mulig grund til at gøre op med den form

erhverv som er med til at sikre en stor solid eksport og mange arbejdspladser i følgeerhvervene omvendt har samfundet også ret til at stille krav om at fiskeriet foregår på en

bæredygtig måde så vel af etiske årsager som af den simple grund at der

være ressourcer til rådighed for kommende generationer den kommende europæiske fiskeripolitik skal derfor tage højde for disse krav og disse rettigheder det skal sikres at fiskebestandene sikres overlevelse og de tiltag der skal anvendes for at sikre dette skal tages i brug det vil sige at de nødvendige begrænsninger skal gennemføres og de rigtige redskaber skal tages i brug men fiskerne skal samtidig sikres at eventuelle begrænsninger skal være veldokumenteret

så vi et godt eksempel på et et samarbejde der resulterede i en

var med til at skabe en tilfredsstillende økonomi for erhvervet

bæredygtighed er et andet krav der skal stilles fiskeriet skal gennemføres på en måde så der tages hensyn til bundforhold og andre arter det være sig planter dyr

det er svært at forklare at regelsæt gør det muligt og måske endda attraktivt at smide en stor del af fangsten ud for at øge værdien af den last man tager med i land discard skal stoppes og fiskerne skal have kvoter så det stadig er muligt at tjene penge selv om hele fangsten bringes i land med indførelsen af fangstkvoter vil det blive muligt at stille krav om stop for discard der vil blive stillet krav om kameraovervågning så fiskerne kan dokumentere at det der bliver bragt i land stemmer

det der bliver fanget i forbindelse med at denne overvågning gennemføres

skal der laves et etisk regelsæt for brugen af dokumentation så den kun anvendes til det tænke formål

en gennemførelse af en ordning med fangstkvoter vil sikkert kræve en omstillingsperiode og det er nødvendigt at acceptere

år efter år oplever vi at millioner af kilo førsteklasses spisefisk destrueres da der ikke kan opnås en mindstepris samtidig med at der importeres millioner af kilo fisk fra fjernøsten som har mere end svært ved at kunne leve op til den kvalitet som den destruerede fisk fisk har denne destruktionsordning bør stoppes og der bør sættes flere kræfter ind på sporbarhed og mærkning så forbrugerne ikke er i tvivl om at kvalitet for fisk er fisk der er landet i danmark sluttelig påhviler det eu at det fiskeri som udføres af europæiske fiskere uden for eu farvand udføres på en bæredygtig måde men også på en måde så den gavner lokale befolkningsgrupper

munder denne debat efter alt at dømme ud i en vedtagelse som får bred tilslutning i folketinget det er glædeligt og det lover godt

det konservative folkeparti

hvis det er sådan at man skal ilandbringe alt det man smider ud i dag fordi det åbenbart ikke har nogen værdi det er derfor man smider

hvor meget skal fiskerne så have ekstra hvis det er der bliver forbud mod udsmid og der skal være fuld

jeg vil bare sige det jeg også sagde i min ordførertale

det var for at forhindre udsmid man siger også at puljeordningen er til for at forhindre udsmid duer regeringens politik siden to tusind

overhovedet ikke siden herre tage leegaard ved

lad os da nu få det

jeg hørte herre tage leegaard sige

ikke at den socialdemokratiske ordfører er i tvivl om at

problem med at der bliver smidt fisk ud og ser ingen

jeg jeg mener det er godtgjort at der er et udsmid af fisk det mener jeg

vil gerne være med til at kompensere fiskerne

at den den gode fortælling fiskerne kan

er selvfølgelig når vi siger at fiskerne skal tage

forestiller ordføreren sig så ikke også

som man ikke har brug for kunne man ikke også

og andre begrænsninger falder væk så fiskeren har tid til at

det vil altså sige at han kan fiske selektivt

men det er vigtigt

kommer i land

en fanget fisk er for mig en død fisk

belaster den kvoterne lige meget det vil altså sige at kvoterne

så må så må man finde en god og ordentlig anvendelse af den fisk der kommer ind jeg er sikker på at fiskerne hvis de har tid til at

uden at skulle tage hensyn til hvor længe de er på havet

afslutte min tale med så herre ib poulsen ved sådan

var på studietur til spanien og kap verde

har det europæiske agentur for fiskerikontrol og fordi den spanske fiskerflåde nyder godt af eus fiskeripartnerskabsaftaler med lande på

syv har haft en såkaldt særlig partnerskabsaftale med

bilaterale fiskeriaftaler mellem eu og tredjelande har længe været en del af den fælles fiskeripolitik med to tusind og to reformen indførtes begrebet partnerskab denne reform skal nu reformeres

og det er derfor vi har debatten i dag radikale venstre ser gerne at regeringen presser på så forhandlingerne i eu om en fælles fiskeripolitik og partnerskabsaftalerne bliver indgået på en måde så de lokale fiskere og de lokale civilsamfund også bliver tilgodeset i i aftaleperioden og ikke mindst i de aftaler der kommer til at foreligge i to tusind

i begrundelsen for forespørgslen kom ordføreren for

udgivet en grønbog og at der er identificeret fem problemområder

men jeg vil tilføje at vi

nævne at det ikke udelukkende er fartøjer fra eu der er synderne og som overfisker omkring afrika fisker der fartøjer fra asien og sydamerika for nu at nævne andre der

er med til at overfiske i havet dér men både omkring afrika og i vore egne farvande gælder det at der er interessekonflikter mellem de økonomiske

fra et socialt perspektiv kan effektiv stortrawling true arbejdsmulighederne i de små kystnære fiskerier og dette gælder alle vegne

perspektiv kan intens trawling repræsentere den største risiko for udtynding og udryddelse af fiskebestande

fisker meget med store trawlere så forsvinder

nemlig sammen med fiskene så der er en række problemstillinger

i radikale venstre mener vi at fiskeriet skal være bæredygtigt fiskene skal kunne reproducere sig selv og det bør gælde både i eu farvande og alle de steder hvor vi kan gøre vores indflydelse gældende derfor skal

med i anviser en hel række aktiviteter

vi støtter rigtig meget

jeg har spurgt ind til før mærkning af fisk med

msc mærkningen den skal fremmes

flere mennesker der får medejerskab

at fremme bæredygtigt

er der en lang række tiltag der kræves for at

kan få en bæredygtig udvikling i eus fælles fiskeripolitik

radikale venstre forventer vi at regeringen

vedtagelse her som vi alle sammen står bag

hvis jeg så skulle fortsætte og spørge herre ib

hvordan dansk folkeparti stiller sig over for den udvikling

at få certificeret fiskene med en eller anden form for certifikat det kan være msc mærkning det kan også være andet og det var

samme argument nemlig at forbrugerne kan få indflydelse på

op til debatten i folketingssalen

ministerens tale var meget åben i forhold til de udfordringer

i eu men så sandelig også i danmark og vi er villige til at kigge på langsigtede

den store udfordring problemet er jo lige nu at vi politikere

er til skade for erhvervet men også

for biodiversiteten det er den helt store udfordring at få løst

den kommende eu fiskerireform og derfor er jeg glad for ministerens

det videre arbejde om eus fiskerireform som vi

europaudvalget men så sandelig også i folketingets fødevareudvalg

kommer til at gå i en bæredygtig retning så jeg vil bare sige tak for samarbejdet